jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende maj to tusind og atten der er en begrundelse og den tager ordføreren for forespørgerne herre marcus knuth venstre sig

drøftelse som vi skal have i dag det drejer sig naturligvis om den rigtig rigtig gode tradition

vi har her i folketinget om at debattere de udfordringer og muligheder som vi har i vores rigsfællesskab jeg ser frem til en god og konstruktiv debat

vi plejer at have nogle gode debatter der er åbne ærlige og og konstruktive rigsfællesskabet står mit hjerte nær og det har høj prioritet for regeringen vi vil styrke og modernisere samarbejdet til gavn for befolkningerne på færøerne i grønland og i danmark det er der heldigvis bred opbakning til her i folketinget rigsfællesskabet er et område

som samler os jeg er stolt af vores fællesskab

det er i virkeligheden ret unikt i næste måned skal jeg mødes med lagmanden og formanden for naalakkersuisut til det årlige rigsmøde denne gang sket

personligt ser jeg frem til et gensyn med øerne storslåede og hjemlige på en gang

optagede af nøgleordet i rigsfællesskabet er samarbejde i gensidig respekt og tillid årets redegørelse om rigsfællesskabet som er oversendt til folketinget forud for drøftelserne her i dag viser noget om hvor omfattende samarbejdet er på en lang række områder jeg ved at nogle på færøerne og i grønland ønsker selvstændighed her og nu eller på sigt jeg respekterer fuldt ud visionen om at være selvstændig jeg forstår at ethvert folk har en trang til at være sig selv men hvad vil det egentlig sige

danmark er en suveræn stat men vi er dybt afhængige af omverdenen ved at være sammen med andre i forpligtende internationale sammenhænge får vi medindflydelse og mulighed for at gøre vores synspunkter gældende vores velstand afhænger af samarbejdet med andre vores sikkerhed hviler på alliancer vores fremgang er betinget af handel med verden og jeg er overbevist om at danmark grønland og færøerne er langt stærkere sammen end hver for sig

grønland og danmark var i begyndelsen af denne uge vært for en

markering af ti året for ilulissaterklæringen sammen med repræsentanter for de otte arktiske stater og de oprindelige folks organisationer i arktis med ilulissaterklæringen fra maj to tusind og otte forpligtede de fem arktiske kyststater sig til at fastholde arktis som et lavspændingsområde et område hvor eventuelle konflikter løses gennem fredelige forhandlinger efter international ret

miljøbeskyttelse og forskning det er blot ét eksempel på at vi kan udrette noget sammen at vi står stærkere sammen end hver for sig det synes jeg fylder for lidt når rigsfællesskabet er til debat jeg ønsker

rummeligt rigsfællesskab hvor vi tager diskussionerne og går pragmatisk til værks det gælder på fiskeriområdet hvor færøerne og grønland jo kan have krydsende interesser i begyndelsen af i år er der indledt et fælles arbejde mellem færøerne grønland og danmark om både praktiske og juridiske spørgsmål om dfg ordningen eller fuldmagtsordningen om færøernes og grønlands muligheder for at indgå internationale aftaler på rigets vegne

det gælder også på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område vi lever i en verden hvor magtbalancerne skifter hvor geopolitik får øget betydning det er noget som hele den vestlige verden er optaget af og det er en problemstilling vi arbejder med i eu og det er en virkelighed der påvirker alle dele af rigsfællesskabet vi skal i større omfang end tidligere balancere mellem forskellige hensyn i rigets udenrigs og sikkerhedspolitik alle i rigsfællesskabet på færøerne

lever af at handle med omverdenen vi er små åbne økonomier med behov for udenlandske investeringer vi kan ikke bygge mure mod verden men vi skal samtidig ikke være naive vi bliver også nødt til at forholde os til potentielle risici ved udenlandske investeringer

udenlandske aktiviteter og vores samarbejde skal bygge på indsigt og på inddragelse det er et emne vi skal drøfte nærmere i rigsfællesskabet i den kommende tid

derfor inddrages færøerne og grønland også i det arbejde der nu går i gang om vores sikkerhedsinteresser ved større investeringer

arbejdet vil naturligvis basere sig på den gældende kompetencefordeling inden for riget

naturligvis skal vi finde en balance

se på grønland grønland har brug for at udvikle sit erhvervsliv grønland har brug for nye indtægter det er alle enige om grønland selv ser investeringer i infrastruktur i nye lufthavne som en vigtig forudsætning for erhvervsudvikling og nye arbejdspladser gode transportmuligheder til og fra grønland og i grønland er en del af svaret på erhvervsudvikling det mener man i grønland det mener jeg også det anerkender jeg fuldt ud men investeringer i lufthavnsprojekter i den størrelsesorden der arbejdes med i runde tal cirka tyve procent af grønlands bruttonationalprodukt

det kan afhængigt af finansieringen afhængigt af valg af eksterne samarbejdspartnere have udenrigspolitiske perspektiver som regeringen vil drøfte

jeg gerne benytte lejligheden til at gentage hvad jeg har sagt tidligere regeringen går også gerne i dialog om erhvervsfremme om investeringer om infrastruktur et tættere strategisk samarbejde om de udfordringer som grønland står over for jeg ser danmark som en medspiller for grønland også når det handler om erhvervsudvikling men det fordrer naturligvis at der også er en interesse for et samarbejde fra grønlands side

og det er også noget jeg forventer at drøfte med den nu genvalgte formand for naalakkersuisut når vi mødes om kort tid

de seneste års fremgang i grønland har medført lavere ledighed det er positivt men de grundlæggende udfordringer i forhold til vækst beskæftigelse og holdbarheden af de offentlige finanser er fortsat uløste på færøerne har der været høj økonomisk vækst i en årrække væksten ventes at aftage i indeværende år men beskæftigelsen er historisk høj ledigheden er lav der er mangel på arbejdskraft der budgetteres med et pænt overskud på de offentlige finanser i år hvoraf et større beløb overføres til en økonomifond der er vedtaget en pensionsreform og en fiskerireform

begge vil bidrage betydeligt til at forbedre den finanspolitiske holdbarhed regeringen følger løbende den økonomiske udvikling på færøerne og i grønland

diskuterer jeg de spørgsmål løbende

set er parat også til en tættere og mere forpligtende dialog om hvordan vi sikrer en anden infrastrukturudvikling i grønland end den vi til dato

er nogle jo nødt til at gribe den på den anden side af bordet

både færøerne og grønland arbejder med egne forfatninger

det er jo et udtryk for

ønsket om at sætte ord på egen identitet det forstår jeg det anerkender jeg

sætte mig ind i grundloven sætter nogle klare rammer som jeg

at der er opmærksomhed omkring færøerne og grønland er forskellige steder i processen færøernes landsstyre fremsatte i efteråret sidste år et forslag til en færøsk forfatning for lagtinget sagen behandles i et særskilt udvalg

som jeg har forstået det

kunnet færdiggøre sin behandling i denne lagtingssamling og forslaget vil derfor skulle genfremsættes må man forstå i den kommende samling sådan er status på færøerne

en mere fyldig redegørelse for det grønlandske forfatningsarbejde

at partierne skal have mulighed for frit at udpege medlemmer af forfatningskommissionen jeg ser frem til at få en orientering om arbejdet med forfatningerne fra både lagmanden og formanden for naalakkersuisut når vi når vi mødes til rigsmødet

på færøerne og i grønland ud over de sådan mere klassiske opgaver som

suverænitetshåndhævelse bidrager forsvaret også med at løse en række øvrige opgaver for eksempel fiskeriinspektion støtte til politiet og i grønland varetager forsvaret også eftersøgnings og redningstjeneste søopmåling og opgaver på havmiljøområdet aftalen fra december to tusind og seksten mellem regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti og det radikale venstre om at styrke forsvarsministeriets opgaveløsning i arktis er nu afspejlet i forsvarsaftalen for den kommende seks årige periode

det er også inden for forsvarsaftalen at vi har afsat en ramme på en hundrede og firs million kroner over de næste seks år til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i grønland miljø og fødevareministeren og formanden for naalakkersuisut indgik i januar en aftale om det konkrete arbejde der nu er sat i gang og der er et tæt samarbejde om at prioritere arbejdet og udmønte midlerne mest hensigtsmæssigt det glæder mig

et velfungerende rigsfællesskab fordrer at danske myndigheder forvalter sine ansvarsområder på færøerne og i grønland med en standard som svarer til standarden i danmark under hensyn til de særlige forhold der er på færøerne og i grønland samtidig skal lovgivningen på danske ansvarsområder løbende opdateres det vil regeringen se på om der kan gøres mere ved justitsområdet dækker en bred vifte af centrale emner for et retssamfund det er et vigtigt område som jeg ved at de nordatlantiske mandater også har stor interesse for regeringen har på finansloven afsat en pulje på ti million kroner årligt i perioden to tusind og atten til

tyve til en særlig indsats rettet mod det grønlandske retsvæsen vi vil samarbejde med det nye naalakkersuisut

om udmøntningen forhandlingerne om eus næste flerårige finansielle rammer er nu så småt i gang efter at kommissionen har præsenteret sit forslag

regeringen er meget opmærksom på vigtigheden af grønlandsinstrumentet ikke mindst instrumentets betydning for den grønlandske uddannelsessektor vi arbejder tæt sammen med naalakkersuisut for at fastholde bevillingen til grønland i eu budgettet det har grønland en interesse i

eu en interesse i

på det uformelle møde

råd i sofia drøftet sagen med eu kommissionsformand

claude juncker og finansministeren har også rejst spørgsmålet over for budgetkommissær günther oettinger og jeg skal ikke lægge skjul på at det bliver en udfordring at fastholde bevillingen på samme niveau som i den nuværende budgetperiode det skyldes især brexit der jo efterlader et stort finansieringsgab

gerne tilkendegive at

jeg og regeringen vil gøre alt hvad vi kan rigsfællesskabet har

en stor plads i i mit hjerte vi har

og finde løsninger i fællesskab rigsfællesskabet er

selvbestemmelse og samarbejde stærke bånd som løfter vores lande med plads til forskellighed så regeringen vil gøre sit til at det også vil være sådan fremover og med det udtrykte håb ser jeg frem til en

rigtig god og fyldig redegørelse jeg er som sagt utrolig glad for at vi fastholder traditionen om en årlig debat om rigsfællesskabet det minder mig nemlig altid om spørgsmålet hvad handler rigsfællesskabet egentlig om for mig handler rigsfællesskabet om sammenhold om fælles historie om at hjælpe hinanden i svære tider og i gode tider om at fremme hinandens individuelle og fælles interesser om et unikt fællesskab gennem århundreder på tværs af atlanten til gavn for grønland

sammenlignede for et år eller to siden

ægteskab det kan lyde lidt pudsigt når der er tre parter for

lidt udansk at være tre i et ægteskab men det uagtet

rigsfællesskabet lidt i mine øjne som et ægteskab man er forskellige men også sammen og gennem sammenholdet skaber vi

en fælles identitet ét rigsfællesskab hvor grønland færøerne og danmark er knyttet sammen i et unikt historisk og stærkt fællesskab derfor er jeg også glad og stolt over at vi med dette års vedtagelsestekst er lykkedes med at samle samtlige fire folketingsmedlemmer fra henholdsvis grønland og færøerne i et massivt bredt flertal der kun udelader dansk folkeparti som vælger at gå med deres egen tekst det har ikke været en nem forhandling mange partier havde deres prioriteter og vi forhandlede indtil ellevte time

forhandlede indtil for få minutter siden da herre magni arge besluttede sig for også at være med med i teksten med en lillebitte justering og det viser jo lidt hvordan det her rigsfællesskab er lidt som et ægteskab man giver og tager indtil sidste øjeblik

være at vi ikke altid ser ens på tingene men vi finder sammen om det fælles om det gode om sammenholdet derfor er jeg også glad og stolt over selv i den forholdsvis korte tid hvor jeg har været grønlandsordfører

været med til blandt andet erhvervsfremme for sælskind i bruxelles hvor vi som en fælles dansk grønlandsk delegation mødtes med eu repræsentanter for at finde en løsning således at grønlandske sælskind fortsat kan blive handlet i europa på trods af eus generelle forbud det er også en sag som jeg ved at de danske medlemmer af europa parlamentet løbende følger og fremmer uagtet hvilket parti de er fra og uagtet at grønland ikke er en del af eu det gør vi nemlig fordi vi i rigsfællesskabet står sammen om at hjælpe hinanden det tætte erhvervsforhold som der naturligvis er mellem danmark og grønland håber jeg også kan styrkes i fremtiden

infrastrukturen i grønland skal styrkes jeg ser nemlig et enormt potentiale for at udvikle især kapaciteten i de grønlandske lufthavne således at man langt nemmere kan modtage internationale fly direkte til de destinationer der er eftertragtet blandt turister og erhvervsfolk

det kunne for eksempel være ilulissat eller nuuk og altså uden at man skal via kangerlussuaq man behøver blot kaste et kort blik på hvor meget succes island har haft ved at kunne tilbyde kortere eller længere ophold der har tiltrukket et stort antal besøgende fra både europa og usa faktisk kan

jeg boede i boston for et par år siden var jeg overrasket over hvor mange amerikanere der tog på smuttur bare for en weekend til reykjavik i dag modtager island som jeg har læst det op mod to millioner turister årligt mod blot omkring ethundredetusind i grønland

jo altså på trods af at grønland har en langt smukkere natur og langt større områder det siger jeg ikke for at fornærme island men blot for at understrege det enorme potentiale grønland har men sådan

udvikling skal også ske med omhu her håber jeg at vi igen vil række hånden frem til hinanden inden for rigsfællesskabet og bygge på de erfaringer vi allerede har

gerne rose statsministeren for de tanker og ord som statsministeren udtrykker både i forhold til

udvikle grønlands erhvervsliv som er en forudsætning for nye arbejdspladser og en forudsætning for en stærkere økonomi men også i forhold til valg af samarbejdspartnere især når det gælder kontrakter med eksterne samarbejdspartnere fra for eksempel udlandet i den forbindelse ser jeg frem til at følge det rigsmøde som statsministeren

mange unge dygtige grønlændere og færinger fortsætter efter gymnasiet til danmark for at tage en videregående uddannelse en forudsætning for videregående uddannelse er således det danske sprog jeg håber at man i grønland vil genoverveje den melding som vi hørte for nylig om at nedprioritere det danske sprog til fordel for engelsk det vil jeg synes er rigtig rigtig ærgerligt og noget som risikerer at underminere den grønlandske ungdoms muligheder for både at klare sig i gymnasiet i grønland

i en efterfølgende uddannelse i danmark det danske sprog er også en forudsætning for at grønlænderne kan klare sig godt hvis de for eksempel bliver ansat i det danske forsvar som har en meget stor og vigtig tilstedeværelse i grønland vi så senest hvor flot det danske

forsvar samarbejdede med de grønlandske myndigheder i forbindelse med den forfærdelige tsunami der ramte vestgrønland og som desværre førte både til tab af menneskeliv og evakuering af en hel bygd indsatsen fra det danske forsvar og det danske forsvars løbende indsats med for eksempel seach and rescue operationer får mig til at håbe at endnu flere grønlændere vil overveje

at gøre tjeneste med danske kollegaer og her er et godt kendskab til det danske sprog selvsagt også en stor fordel det samme gælder jo også

som grønlænder agter at flytte til danmark for at bo eller arbejde i længere eller kortere tid kort sagt jeg håber inderligt at vi på tværs af grønland færøerne og danmark vil værne om det danske sprog

jeg også ønske tillykke til den nye regering i grønland og ikke mindst også nu til

som også sidder i både folketinget og i landstinget

rigtig glad for at begge vores grønlandske

om rigsfællesskabet to tusind og atten til efterretning folketinget opfordrer til at samarbejdet mellem landene i rigsfællesskabet bygger på ligeværdighed og gensidig respekt

det udvikles i anerkendelse af såvel landenes fælles grundlæggende værdier som deres forskellighed folketinget opfordrer regeringen til at følge udviklingen i

og til at tilbyde samarbejde om udvikling af erhvervsmuligheder og om reformer folketinget respekterer at færøerne og grønland arbejder med egne forfatninger folketinget opfordrer regeringen til fortsat løbende at prioritere at lovgivning på danske ansvarsområder

har ordføreren forståelse for at det er en station på vejen mod selvstændighed for de to

de ønsker der er i grønland og

og vi synes den måde det fungerer

bryde rigsfællesskabet det er min personlige holdning men vi har selvfølgelig respekt for at der

accepterer at vi er i en dynamisk situation og ikke nødvendigvis i en statisk konstitutionel situation

den nye regering i grønland er

så alle parlamenter herunder folketinget

vedtagelse sidste år havde vi jo nogle frustrationer må vi nok sige fordi vi forhandlede langt ind i debatten det er én ting en anden ting

væsentligt forbedret idet respekten for de tre lande og deres ønsker om selvstændighed er meget meget klar det synes jeg er vigtigt for når man skal være ligeværdig som statsministeren understregede så skal man også respektere at der er tre lande ikke selvstændige lande men tre lande

lysten til at have så selvstændigt et land som muligt er stor det er den også for danskere

ikke forestille os at afgive selvstændighed tværtimod

vi måske gerne en gang imellem have en lille smule mere selvstændighed i forhold til økonomi og

det vil jeg bare give som en kommentar

eu og sælskind er ordføreren så tilfreds med eus indsats for at fremme

har endda forpligtet sig til at lave en international kampagne for at grønlandsk sælskind bliver solgt på

og tak også for fleksibiliteten fra alle partiers

ikke bare i ellevte time men i sidste øjeblik lige at få en finjustering så

i den delegation der rejste ned til bruxelles

også derfor jeg har en løbende kommunikation med med vores medlem af

jeg jeg synes ikke eu har gjort nok

det er jeg glad ved at høre for jeg synes

kapital det er jo hamrende ærgerligt især fordi der er muligheder i det og derfor skal vi

både bilateralt med andre lande men især over for eu

sige i skal leve op til det hvad gør vi

ved usa som også boykotter sælskind og som ikke har taget ret mange initiativer for at ændre deres politik og som jo også er et væsentligt marked

meget gerne tager en snak om i forhold til eu har vi jo set en udvikling hvor man arbejder på en certificering

kopenhagen fur og andre firmaer og aktører også er inde over

der sker en udvikling men jeg tror i forhold til

som som har det indtryk at man ikke må og derfor bare ikke handler

jeg hørte nu kan det være jeg husker forkert

nødvendigt at man har kendskab til hinanden kulturelt og så videre i et fællesskab

der er en eneste obligatorisk side man skal læse

undervisningen i visse skandinaviske sprog og det

er rigtig ærgerligt altså vi skal selvfølgelig respektere universiteternes

men hvis der er noget som jeg mener vi skal værne om og også gerne bruge flere penge på selv om det måske koster mere end at undervise i spansk engelsk eller

venstre mere klart gav udtryk for at

at man har en vis pligt til at vide lidt om de lande

afsæt til at tage netop den debat og kigge på hvad vi skal gøre mere for at

grønlandsk og færøsk historie

sprog vi nu taler i rigsfællesskabet

og jeg er helt sikker på at vi i hvert fald vil være åbne

nye krav til rigsfællesskabet

det gør grønland også også i forbindelse med udbygningen af vores lufthavne

nævner statsministeren at der altså er nogle udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige aspekter man skal tage alvorligt hvad menes der med det

den ansvarsfordeling der er mellem grønland og danmark herunder at danmark

udenrigspolitikken sikkerhedspolitikken og så videre

at at inkludere eksterne

med andre lande og fandt også investeringer

der blinkede danmark ikke med øjnene

som ikke nødvendigvis ligger i nærheden af europa og som måske ikke

deler de værdier og de hensigter vi har for

jeg synes det er et meget stærkt signal at sige at vi gerne vil

også handler om om færøerne men med et specifikt fokus på på grønland

der er behov for et uddannelsesløft i grønland vi ved at grønlandsinstrumentet har en rigtig stor betydning for det grønlandske samfund det er en aftale som sikrer grønland

milliard kroner over en seks årig periode så det er selvfølgelig noget som vi håber regeringen også vil gøre en kæmpestor indsats selvfølgelig i samarbejde med naalakkersuisut

regeringen kan gøre for at være med til at fremme den her sag

man kan bare kigge på de grønlandske gymnasier

omkring halvdelen af eleverne dropper ud efter de er begyndt i første g mange gange er det også på grund af

det der bekymrer mig er sådan set niveauet fordi jeg er dybt bekymret for at det at det her kommer til at være på et langt lavere niveau end det vi har set indtil videre

jeg synes der skal lægges nogle flere kræfter også fra regeringens side i forhold til at sikre dette

vi indimellem ser at der er nogle gråzoner hvor man siger at der kan være nogle udenrigs og sikkerhedspolitiske hensyn men at det ikke er helt klart hvad kan vi gøre for at gøre det mere klart hvad er et dansk ansvarsområde

aktører i arktis og i grønland

et løbende tæt samarbejde er jo det allerallerbedste vi vi kan have og danmark såvel som grønland og færøerne ønsker jo et rigsfællesskab der er stærkt men også

jo blandt andet også derfor jeg opfordrer til

skal arbejde tættere sammen med vores kolleger i landstinget for eksempel

den dialog med eksempelvis kina

synes det er beklageligt at

stikker næven frem og siger kunne vi finde en løsning på det her så lyder det rent faktisk som om man hellere vil snakke med kineserne

synes venstre ikke at det er dybt beklageligt

og der er danske virksomheder som investerer

sælger deres produkter i i danmark så vi vi skal

det er derfor den her debat er god at have det er derfor

og derfor er jeg glad for

et af de de emner som også vil blive drøftet

er alle steder de har midlerne til at købe sig ind

synes der er langt fra at man eksempelvis producerer og handler med små dimser til alt muligt andet

investeringer som lufthavne i i grønland

for alt altså det er en balancegang en meget meget fin balancegang

redegørelse for rigsfællesskabet vi har jo efterhånden en række debatter om arktis og rigsfællesskabsmæssige forhold her i folketinget og jeg synes faktisk at de debatter bliver bedre og bedre og har et både relevant og væsentligt indhold færøerne er stadig inde i en god udvikling der er overskud på de offentlige finanser

underliggende strukturel udfordring med en befolkning

i dag er fem i den erhvervsaktive alder for hver pensionist vil der når vi når fem og tyve år længere frem kun være to i den erhvervsaktive alder per pensionist det er selvfølgelig en udfordring

vil udvide det attraktive område omkring thorshavn og på den måde udvide hovedstadsområdet til også at omfatte dele af østerø og sandø det vil uden tvivl blive et stort aktiv for færøerne

at der ved fiskerireformer enten er

vil blive grebet ind over for de såkaldte kvotekonger i fiskeriet det har vist sig som en stor udfordring for

grønland at fiskeriet var ved at blive samlet på for få hænder færøerne har nu lavet en

har samtidig vedtaget at det færøske ejerskab af alle

fiskerirettigheder skal være til stede

færøerne arbejder med at hjemtage flere områder som de jo kan ifølge selvstyreloven

fra statsministeren nævner luftfartsområdet søopmåling kort

udlændingeområdet grænsekontrol og landslægeembedet vi vil sandsynligvis

tiltag der skal føre til at det kommer til at ske så til grønland først og fremmest tillykke til grønland med den nye regering kim kielsen er fortsat landsstyreformand og som socialdemokrat kan jeg jo kun udtrykke tilfredshed med det redegørelsen beretter om at økonomien er dårlig i grønland vi ved at økonomien ikke er god men vi bør også anerkende at grønlands bnp i to tusind og seksten havde en vækst på over syv procent

at redegørelsen fortæller at grønlands økonomiske råd forudsiger en lav vækst fremover dertil kan man jo sige at det lyder foruroligende man kan også sige at det ved vi

to tusind og seksten hvor rådet gættede på

mens virkeligheden viste syv procent hvis det må være mig tilladt at sige det

det faktisk en ret stor fejlmargin ledighedstallene indikerer ikke en aftagende vækst tværtimod er beskæftigelsen stadig stærkt stigende der er mangel på kvalificeret arbejdskraft

til for eksempel byggeriet af lufthavnene og for mikroøkonomier

vil der næsten altid være for lidt kvalificeret arbejdskraft til store byggerier derfor vil der skulle importeres arbejdskraft til projekter ligesom det gælder i danmark

bygger metro eller store broer den danske regering advarer imod at lave offentlige investeringer når der er mangel på arbejdskraft

at de borgerlige aldrig mener at tiden er den rette til offentlige investeringer de siger i højkonjunktur mangler vi arbejdskraft

lavkonjunktur mangler vi penge det vigtige for grønland er at få uddannet kvalificeret arbejdskraft og få ufaglærte lært op til at kunne bestride nogle af de mange ledige stillinger så de kan komme ud

fastlagt der er naturligvis stor opmærksomhed i danmark

om bukserne kan holde eller om de revner for med en investering af næsten astronomiske højder for et samfund med femoghalvtredstusind indbyggere er det bydende nødvendigt at der kommer langt flere indtægter til det grønlandske samfund at der kommer langt flere turister og at disse turister bliver i længere tid så indtjeningen ikke kun ligger hos flyselskabet men i høj grad

lokale områder et af de områder den nye grønlandske regering har med i sin regeringsaftale er at første fremmedsprog i fremtiden skal være engelsk i stedet for dansk jeg er fuldt ud klar over at det er noget man afgør internt i grønland det har vi ikke nogen indflydelse på fra folketingets side nu sætter man så en proces i gang hvor grønland ønsker at engelsk skal have en mere fremtrædende rolle som fremmedsprog engelsk fylder også meget i alle de øvrige nordiske lande så set fra det perspektiv er der ikke så meget at sige til det problemerne opstår når landsstyret skal have overgangen fra folkeskolen til at nå sammen med korte mellemlange

videregående uddannelser i dag undervises der på alle videregående uddannelser på dansk siumut og naalakkersuisut ønsker at håndværkeruddannelserne bliver omstillet til grønlandsk fordi personer med kort videregående uddannelse typisk udfylder opgaver i grønland og fordi det vil være en måde

et uddannelsesløft til dem der afslutter folkeskolen uden at have lært dansk i tilstrækkelig grad gymnasierne underviser på dansk

mellemlange uddannelser som sygeplejerske socialrådgiver pædagog og lærer samt lange videregående uddannelser undervises på dansk og på engelsk grønland har i dag en håndfuld universitetsuddannelser men mange rejser jo til danmark for at få en bestemt universitetsuddannelse og her oplever de at deres engelsk ikke slår til fordi de fleste universitetsuddannelser i danmark har engelsksproget litteratur i en ret stor del af pensum grønlændere der falder fra danske universitetsuddannelser gør det blandt andet fordi deres engelsk ikke rækker til fagsprogsniveau det forsinker dem i uddannelsen når de ikke har forstået nok til at bestå og derved mister de studiestøtten og dropper ud hvorefter de mister deres kollegiebolig og må flytte hjem til grønland uden uddannelse men med studiegæld

her gøre mig til dommer over noget som helst

stor interesse for rigsfællesskabet og vi glæder os til rejserne socialdemokratiet støtter fuldt ud op om rigsfællesskabet vi mener det er en styrke for alle tre lande og vi ønsker at rigsfællesskabet skal bestå dialog tillid respekt og samarbejde er bærende elementer i at bevare rigsfællesskabet og med disse ord ser jeg frem til en god debat

har været drøftet af inatsisartut helt tilbage i to tusind og femten så det er ikke et forslag der er kommet fra dansk folkeparti men

noget som kommer fra et grønlandsk parti

så vil jeg også gerne i forhold til det her med engelsk

ordførerens bekymring i forhold til hvilke udfordringer der kan være efter folkeskolen og efter gymnasiet

eller andet niveau ligesom er et produkt af vores egen folkeskole og det er vigtigt at vi får skabt nogle muligheder for dem i grønland men når vi snakker om om engelsk synes jeg det er vigtigt at man ikke ignorerer den faggruppe som man selv har nedsat fra fra grønlands side og

videre så man kan få sig en videregående uddannelse hvis det er at der kommer til at ske den her

og komme med nogen løsning men vi har selvfølgelig bidt mærke i at man nu vil ændre det

jeg ikke ved at der er blevet talt om det før jeg ved bare at dansk folkeparti nu fremsætter et beslutningsforslag som vi skal debattere i

der er jo en bred enighed om at der er behov for at styrke justitsområdet i grønland

der er behov for vi ved også at der kommer en ny anstalt i nuuk med

i den eksisterende anstalt i forhold til

fastholde og tiltrække

jeg synes der er behov for at vi ser særskilt på det her og at vi

lønvilkår nogle bedre uddannelsesmuligheder men også noget bedre efteruddannelse til anstaltsbetjentene

og der var måske også for mange

vi har dog set at der er blevet givet penge her inden for inden for de seneste måneder så jeg tror det er på vej

jeg kan godt forstå at der er en bekymring omkring anstalten i nuuk som jo skal kunne foretage nogle andre ting

hvordan vi kan styrke justitsområdet men jeg har også

tage nogle få ting ad gangen

vælge hvilke sprog de finder vigtige i skolen grønlandsk er selvfølgelig enormt vigtigt både fordi det er identitets og kulturbærende sprog og det

men hvis grønlænderne kigger ud i fremtiden ville der vel være lige så meget musik og vision i at sige at andetsproget

det gamle kolonisprog dansk men måske meget bedre engelsk som internationalt er et meget fremkommeligt sprog det kunne også være spansk men jeg tror engelsk vil ligge mere naturligt

derfor handler det vel om at grønlænderne selv siger

valg af sprog vi skal vel ikke af gammel veneration

for at det ikke er noget vi skal afgøre her for det er en

hos grønlænderne og hvis de finder at engelsk ville være det bedste sprog for deres unge i fremtiden

jeg glæder mig til at se hvad grønlænderne vælger

de store projekter jeg synes også selv det virker helt helt overvældende

er jo ikke halvtredstusind mennesker der skal lave nogle anlægsprojekter og nogle lufthavne

øjeblikket er det jo også helt nærmest overnaturligt at et land på halvtredstusind mennesker har et luftfartsselskab som er greenland som i dag

også helt ulogisk at så lille et samfund kan magte det og derfor mener jeg

finansiering ind jeg ved ikke om om ikke

og ja det er selvfølgelig virksomheder udefra som skal som skal stå for det men ansvaret ligger jo stadig væk

investeringsfond som vil gavne danske virksomheder og også

bruge engelsk lige så godt som som dansk hvis man vil tage en videregående uddannelse

set ikke nogen problemer med det vil bare

bliver der jo de her huller med at at hvis man skal til danmark og have en videregående uddannelse

så ikke har et niveau i engelsk så man kan tage

andet sprog som første fremmedsprog det her kommer til at tage mange år der skal jo også være folk der kan undervise

ændring og en parathed til at det her

kan ske men vi skal ikke her fra dansk side sige at det med

vores egne unge tager jo også

for rigsfællesskabet hvis det danske sprog blev taget ud af det netop også set i lyset af at

noget underligt så derfor skal jeg bare have ordføreren til at bekræfte

flere tusinde grønlændere

skal man sige italesættelse af at

selvstyreloven og udviklingen frem mod grønlands selvstændighed som en relativt naturlig og dynamisk ting kan du

at der bliver arbejdet med med selvstændige forfatninger både på færøerne og i grønland det er et arbejde som er i gang og jeg er af den opfattelse at hvis der skal komme selvstændighed

skal det være et ønske fra hvert enkelt land et ønske fra færøerne og

har man haft folkeafstemninger som ikke har ført til at man har ønsket

videre med det på nuværende tidspunkt hvis jeg ser på grønland

ser vi nu en en regeringsaftale hvor man har sagt at man arbejder i den retning men at det ikke er noget af det der ligger først for så jeg synes vi må afvente og se hvad der sker

den nuværende selvstyreordning og den nuværende hjemmestyreordning som en statisk endestation eller om man anser det for

aldrig nogen sinde givet udtryk for her

rigsfællesskabet og at jeg gerne ser at det består men at jeg respekterer

for engelsk altså gymnasiet i grønland foregår på dansk

i hvert fald en gratis videreuddannelse er igennem danmark hvor videreuddannelse er er gratis hvor hvor er det lige ordføreren forestiller sig at

jeg har ikke stået her og nedprioriteret vigtigheden af dansk jeg har sagt herfra at det er en afgørelse der ligger i grønland og vi kan mene

den beslutning bliver truffet jeg har i min tale problematiseret hvad det er der vil komme til at ske og hvor lang en periode det her vil komme til at tage

jeg har ikke fremstillet

enkel og en let sag det bliver en dybt problematiserende sag for det grønlandske samfund men vi kan jo ikke sige

at opfordre til at man værner om

det danske sprog i grønland altså er ordføreren ikke bekymret over at op mod halvdelen halvdelen af unge grønlændere der begynder i gymnasiet falder fra fordi

vi opfordrer til at man værner om det danske sprog således at flere unge grønlændere kan gennemføre gymnasiet og flere unge grønlændere kan komme videre til danmark og

er der cirka firs der er danske så det er ikke fordi danske undervisere i grønland er i flertal det må man sige at de

en stor udfordring med at man ikke kan dansk nok men vi ved jo ikke hvor meget engelsk de kan altså

sig jo engelsk på langt flere områder end ved at lære det henne i skolen de lærer det over internettet de lærer det på youtube de lærer det alle mulige steder der og det bliver vi altså nødt til at være åbne for jeg vil gerne opfordre til at man fortsætter med dansk

man kan jo godt have holdninger til det

dansk med engelsk som første fremmedsprog og dermed forringer mulighederne for at samarbejde med

suverænt største samarbejdspartner nemlig danmark på

samtidig afskærer grønlandske unge fra at få en gratis uddannelse i

andre steder man kan tage hen og få en gratis uddannelse som vi i dag tilbyder fra dansk side hvis man kun kan engelsk det

men men der medfølger jo ikke de gratis uddannelser fra noget engelsksproget land som vi tilbyder

udtrykke herfra at vi gerne beholde relationerne til grønland at vi gerne vil beholde det danske sprog at vi synes det er vigtigt med det danske sprog men jeg vil gerne understrege igen at det er en afgørelse der bliver truffet i grønland dermed har man også

mere end en generation af unge

gøre dem parate til at kunne tage uddannelser

opgave men men det

er en diskussion som de nu sætter i gang i grønland og lad os nu se hvor det ender

at man er ved at begå en enorm fejl fra grønlandsk side

at gøre opmærksom på det og fortælle hvad man mener i stedet for bare at

opfattelse jeg må bare konstatere at sådan som det ser ud lige nu

ikke alting der lykkes med unge der kommer til danmark og tager uddannelse der er mange

med deres uddannelse det kan vi ikke være tilfredse med det kan grønland heller ikke være tilfreds med nu prøver man så at sætte en diskussion i gang om man skal gøre noget andet og den diskussion skal vi ikke tage fra

man kan mene hvad man vil siger ordføreren og så er

egentlig var socialdemokratiet mente

i grønland på bekostning af det danske hvor skal grønlænderne tage hen jeg hørte ordføreren sige at der

hvad vil ordføreren rent konkret gøre i den situation hvor engelsk har

danmark og tage sin uddannelse det vil der være for grønlandske unge

jeg står ikke her og siger at jeg synes det er godt

nedprioriterer det danske jeg siger bare at vi bliver nødt til

lytte til at man føler man er nødt til at gøre noget andet end det man gør i dag fordi det man gør i dag

ikke fører tilstrækkeligt med sig der burde vi være åbne over for den diskussion hvis grønland ønsker at inddrage os i den

ikke mere taler dansk der vil være nogle grønlændere som allerede i dag har svært ved at lære dansk måske fordi de lærerkræfter man har

de er rigtig rigtig dårligt stillede medmindre de vil tage en uddannelse i grønland som er grønlandsksproget og det er måske der man også skulle prøve at sætte ind i grønland og få flere uddannelser som kan tages af grønlandsksprogede men vi bliver nødt til at være åbne for at engelsk

altså er et hovedsprog i rigtig rigtig mange lande eller

det første fremmedsprog i rigtig rigtig mange lande

skulle tale dansk og lære dansk i skolerne til nu hvor det faktisk udelukkende

af samtlige partier her i salen undtagen dansk folkeparti i loven står der at det officielle sprog i grønland er dansk og i selve loven som i dag er vores fundament til vores fælles samarbejde mellem danmark og grønland det er selvstyreloven nævnes

et land bestemmer sig for at have som

er op til landet selv ligesom det er op til danmark selv hvilket sprog det gerne vil have som første fremmedsprog man udformer

de partier man stemmer ind

gerne vil arbejde for og folk har ret til

de fleste har valgt at det vil være vigtigt for grønland at man prioriterede engelsk frem for

fra danmark og åbner op for det internationale samfund og jeg er rigtig glad for at høre socialdemokratiets holdning til at sprogdebatten hører til i grønland og at det er op til grønland selv at bestemme hvilket sprog man gerne

dansk fra i skolen det er det jo ikke

i grønland dansk fylder rigtig rigtig meget der er mange grønlændere som ikke taler grønlandsk længere fordi dansk fylder så meget også fordi danskheden

at man man ser det som et problem at man skal styrke det grønlandske sprog så dansk er ikke bare noget

dårligere og dårligere stillet i samfundet men

have en meget klar holdning til at sprogdebatten hører til i det grønlandske samfund

er herre henrik brodersen dansk folkeparti

statsministeren for den fine redegørelse om rigsfællesskabet

beskriver rigsfællesskabets tilstand og hvordan udviklingen er i grønland og på færøerne den beskriver også de udfordringer de nordligste dele af rigsfællesskabet står over for

er ingen tvivl om at vi har udfordringer i rigsfællesskabet der er sket meget siden den sidste redegørelse om rigsfællesskabet fra statsministeren

lagt stor vægt på i den tekst at

riges grundlov det er også en del af debatten ved sidste redegørelse

lagt op til en folkeafstemning

april i år den dato er vi

en folkeafstemning på færøerne

forfatningstekst den er i stedet lagt ud i et udvalg der arbejder videre det synes vi faktisk i dansk folkeparti er rigtig godt for en forfatningstekst og en beslutning

inden man går videre fordele og ulemper skal vejes

en forfatning bør ikke vedtages med et snævert flertal som måske er et mindretal efter næste valg en forfatning

i befolkningen anderledes forholder det sig i grønland her har man ikke

en forfatning tværtimod

vi diskuterede rigsfællesskabets været afholdt valg i grønland jeg har fulgt valgkampen med stor interesse og efter rigtig

mange år hvor der stort set

har været snakket om andet end grønlandsk selvstændighed har jeg bidt mærke i to ting jeg glæder mig efter valgkampen

er blevet stiftet og valgt et parti ind der vil arbejde for rigsfællesskabet det synes vi i dansk folkeparti er rigtig godt således at debatten om grønlands fremtid

mere nuanceret det andet er at grønlands udfordring på uddannelsesområdet stod højt på dagsordenen i valgkampen og at uddannelse står øverst

og vi håber der vil blive taget hånd om de store problemer der er med manglende uddannelse i grønland især hvis man har planer om at stå på egne ben om kort tid fordi der så vil være brug for alle disse kompetencer valget på grønland er gjort

som ønsker løsrivelse her og nu koste hvad det vil desværre må vi konstatere at man ikke har taget et skridt til siden og overvejet situationen eller sørget for at få gennemført de mange nødvendige reformer som der er brug for jeg kan blot nævne at over halvdelen af grønlands indtægter er i form af bloktilskud fra danmark på omkring tre

hertil kommer så de sagsområder der ikke er hjemtaget for eksempel de finansielle forhold politiet retsvæsenet kriminalforsorgen havmiljøet kortlægning person familie og arveret

så det er altså over fire milliard

for krone før grønland kan stå på egne

to hundrede og otte og tyve

folketinget hørt hvordan allerede overtagede områder også sejler

det er både økonomiske og samfundsmæssige problemer

hånd om på grønland før en fornuftig løsrivelse overhovedet kan blive en realitet anderledes forholder det sig på færøerne her har man rimelig godt styr på økonomien

udfordringer på sigt

befolkningen er meget veluddannet og hver gang færøerne har hjemtaget et sagsområde er der stort set ikke nogen af dem det vedrører der overhovedet lægger mærke til det

den måde er jeg slet ikke bekymret for hvorvidt færøerne kan stå på egne ben det har de bevist de kan men jeg vil begræde det hvis færøerne vælger at forlade rigsfællesskabet det vil være et stort tab for både færøerne og danmark i dansk folkeparti er vi store tilhængere af rigsfællesskabet og vi synes vi skal bevare et fællesskab med hinanden vores historie og vores fællesskab går flere hundrede år tilbage

har været igennem en stor udvikling sammen derfor ønsker vi fortsat at kunne udvikle rigsfællesskabet sammen og at fællesskabet kan fortsætte i flere hundrede år mere derfor synes vi i dansk folkeparti også det er ærgerligt og bekymrende for vores fælles fremtid at det nye landsstyre har valgt at fokusere på at få danskundervisningen nedprioriteret

sætte engelsk ind som første fremmedsprog det vil skabe en endnu større kløft mellem danmark og grønland og det vil også være med til at skabe en kløft mellem de mange herboende

det vil også være med til at skabe en kløft mellem de mange grønlændere der rent faktisk kun taler dansk

dette er et klart og tydeligt tegn på

egen forfatning på blot tre år

disse røster fra grønland bliver gennemført hvordan planlægger landsstyret og landstinget i grønland at løse de store sociale problemer

gennemføre de mange nødvendige reformer

dem jeg vil understrege at vi vil den grønlandske befolkning det godt

af bekymring for befolkningens ve og vel at vi stiller kritiske spørgsmål til de aktuelle planer om en snarlig løsrivelse fra danmark og et farvel til rigsfællesskabet og så længe danmark også er en del af rigsfællesskabet har vi et ansvar for mange sagsområder i grønland så det er vores pligt at blande os og påpege de farlige ting der er

velfærdssystemet i grønland i stor fare

ønske at man fra grønlandsk side brugte mere tid

løse de store økonomiske og samfundsmæssige problemer som blandt andet er beskrevet i redegørelsen dansk folkeparti vil

ønske at man ville bruge mere tid på at udvikle erhverv og uddannelse

vi vil ønske at man tog et skridt til siden og parkerede løsrivelsen

mindste fik løst nogle af de store problemer

stabiliseret samfundet økonomisk der skal ikke være nogen tvivl om

og at vi fortsat kan udvikle rigsfællesskabet frem for

som ikke kunne være med på en fælles vedtagelse

nikke genkendende til den i hvert fald i starten

og atten til efterretning folketinget opfordrer til at

rigsfællesskabet bygger på ligeværdighed og gensidig respekt og at det udvikles i anerkendelse af såvel landenes fælles grundlæggende værdier som deres forskellighed folketinget opfordrer regeringen til at holde sig orienteret om færøernes og grønlands økonomi og til at tilbyde samarbejde om udvikling af

folketinget opfordrer det grønlandske selvstyre til ikke at nedprioritere danskundervisning for at fremme engelsk som fremmedsprog folketinget opfordrer

grønlandske selvstyre til at lægge andre gøremål til side og målbevidst at kaste alle kræfter ind på at løse grønlands enorme økonomiske samfundsmæssige og sociale

kan ordføreren sætte lidt flere ord på

her behøver jeg vist ikke at uddybe at det er

og det sociale område som er i

især den bemærkning som ordføreren

ikke en lige lovlig frisk kommentar fra parti som har en retssag hængende over hovedet nede i eu

jeg vil gerne høre kunne ordføreren

han mener at danmark kan bidrage eller at vi i fællesskab i rigsfællesskabet kan hjælpe grønland med at

er store problemer med er jo netop uddannelse og i

få lov til at bidrage og hver gang hører vi fra alle andre partier her i folketingssalen at så

vi har en forpligtelse over for de grønlandske statsborgere som også er en del

vi kan se at de ikke har det godt når ikke de får den uddannelse når der er børn der må gå sultne i seng

tredje barn i en skoleklasse er seksuelt misbrugt og det ene og

det er jo ikke et forslag der kan bruges til noget der skal

enkelte problemer og siger her kan vi hjælpe

der både bliver mishandlet og

ikke får det de skal have at spise det kan man da ikke bare gøre ved at ophæve

op som kunne varetage de her ting som kunne vejlede som kunne rådgive og som i det hele taget bare kunne tage rundt i bygderne og se hvordan

at danskundervisningen bliver forbedret i grønland men samtidig

ved vi også at regeringen har fremsat et forslag som egentlig vil forringe adgangen

til danskundervisning for grønlændere som bor i danmark

påpeget det fra alle partiers side at

var hensigtsmæssigt at man lige pludselig eksempelvis skulle betale for danskundervisning

det bliver der taget hånd om og det finder vi en løsning på

det er selvfølgelig ikke okay den ting som har været har været fremlagt her har man jo ikke være bevidst om

så grønlænderne kan få en danskundervisning som vil højne deres niveau så de måske bedre kan passe en uddannelse eller et job eller hvad de nu laver her

være med at kommentere på den her undertone som jeg synes der er både i ordførerens tale men også i i nogle af de svar som der var

jeg synes der er en undertone af at man fra dansk side

det synes jeg ikke er særlig rart

mig der har misforstået hvad der der bliver sagt eller

er det udelukkende en bekymring for befolkningen netop fordi vi ved at der er mange der faktisk mistrives

det er det vi gerne på alle mulige måder vil bakke op omkring netop i rigsfællesskabets ånd

at varetage det på bedste måde

gang på gang påpeger vi sandelig gerne vil være med til at afhjælpe

det er et ægteskab og så videre i danmark er der massive problemer med diskrimination af grønlændere institut for menneskerettigheder kortlagde for et par år tilbage

antagelsen om en velfungerende grønlænder er næsten ikkeeksisterende i danmark

rette op på på det område med den diskrimination af grønlændere og den opfattelse af grønlændere som naturligvis også smitter af på det

ligeværdige samarbejde som vi burde have i

da lige passe men det er rigtigt

det sammenhold vi har her

folketingssalen over for kulturministeren og og

nedladende et ord som grønlænderstiv op i i den officielle danske ordbog det er da fordi vi mener at det her ikke skal finde sted

eller sige at grønland ikke har styr på tingene men fordi vi rent faktisk godt vil tage bladet fra munden og det er også derfor vi står med et andet

en åben debat som vi plejer og det er også derfor vi tager den

ønsker at fremsætte for at styrke

nedladende billede af grønlændere i danmark

den her formynderiske attitude

forslag om investeringsfonde som jo egentlig er nogle

tre nationer i rigsfællesskabet

vi har været med til at sætte penge af i satspuljen til at opretholde de grønlandske huse og

han er fortaler for rigsfællesskabet og at man skal beholde rigsfællesskabet fordi det er unikt unikt og smukt og

at der skal være ligeværdighed i rigsfællesskabet det er der jo ikke

en fair behandling hvis vi skal igennem retssystemet

altså de forpligtelser vi har fra dansk side

i grønland skal vi da også leve op til for jeg mener ikke at der skal være forskel

at få et godt liv på denne klode

og vi er nået meget langt med det i dag og det er fordi det

vores eget initiativ trods tre hundrede års fælles historie med danmark

grønlands fremtid

der er så mange andre ting men men hvis det rent faktisk er et ønske fra befolkningerne i grønland

er det trods alt en mulighed vi skal bare have fundet nøglen til det men når man tænker på grønlands størrelse

hvordan man fra grønlands side

suverænitetsophævelse og og andet i det omfang som det kræver i den verden vi lever i i dag altså for tres år siden så så situationen jo meget anderledes ud

der er blevet mange flere spillere på verdensmarkedet som er interesseret i grønland og det arktiske

at rose statsministeren ja bliv bare siddende i skal

i den sidste periode og sat sig ind i mange af de debatter der har været i vores to søster eller

når de har snakket om selvstændighed og når de har snakket om de problemer der er jeg er også imponeret over det fælles fodslag der har været

forhandle sig til nogle konkrete resultater og at der rent faktisk i ministerkontorerne har været lukket døre

jo se i den her redegørelse at der er en hel masse bittesmå konkrete beslutninger små og store beløb imellem hinanden som er kommet på plads

det er meget meget vigtigt når grønlandske politikere selv prøver at sige lad os så

at løse problemerne konkret vores ønsker er her og her og hvis der så er en minister på den anden side af bordet der

meget meget positivt så synes jeg at tonen omkring

helt anderledes konstruktiv og involverende på nuværende tidspunkt jeg husker jo de debatter vi har sagde nu skal i ikke komme for godt i gang for det

på tværs af den danske grundlov og så videre

er helt anderledes åben og det vil sige at der også er en meget mere konstruktiv og

debat om de ting rigsfællesskabet er et fællesskab mellem tre riger tre lande og alle tre lande vil gerne være så selvstændige som muligt det er jeg enig med statsministeren i og det er det udgangspunkt vi skal tage når vi diskuterer med hinanden selvfølgelig ville danmark som land miste indflydelse hvis færøerne og grønland blev selvstændige lande hvorfor det

for eksempel handler om arktis som vi ellers ville for så ville det være grønland der fuldt ud

bestemte udenrigspolitikken for grønland og færøerne

det er rigtigt nok og derfor har vi jo også

danmark har faktisk nogle ganske ubetalelige fordele ved at være med i rigsfællesskabet som vi jo også skal huske at nævne når vi snakker om de her ting hvis de to lande blev selvstændige hvad jeg endelig håber kunne lade sig gøre for

på anden måde også kulturelle og historiske behov for

at fortsætte samarbejdet og det vil så fortsætte

er alle de initiativer der er taget undervejs og det er jo en glidende udvikling som man

ønske om at være herre i eget hus og det skal vi jo

i begge lande støtter vi aktivt og

fordi det giver en rigtig god debat om hvad det

man vil udvikle sit land økonomien er selvfølgelig en alvorlig hæmsko især for grønlands vedkommende

når man baserer hovedparten af sin økonomi på fisk skal man jo vide at de fisk godt kan svømme væk

så lige pludselig ikke er en indtægtskilde længere eller at klimaet kan ændre sig i en anden retning og derfor er det jo

mangfoldighed af indtægtskilder der er meget forskel på i hvilket tempo de to lande tager sagsområder

personalemæssigt fordi væsentlige områder var taget hjem og så var personalet selvfølgelig med over på den

arbejdede videre derfra grønland er lidt mere forsigtig med at

hvis der er områder man har lyst til at tage hjem så

nogle konkrete problemer som jeg synes vi er nødt til at pege mere

på thulebasen og til statsministeren vil

og det er hvorfor er vi ikke kommet videre med de forhandlinger hvorfor er der ikke en løsning på det er det fordi amerikanerne er fuldstændig

havet og der er en risiko for at de i det kommende år

er noget skidt at vi så ikke siger til amerikanerne så må i til at betale noget husleje

det kan ikke passe at grønlænderne ikke skal have gavn

og at vi får en del rabat i nato ved at vi tillader det men det er jo grønlænderne der skal have gavnen af det efter min mening

store problem med camp century

tre nye radioudsendelser som afslører nye ting som vi ikke vidste

en dansk officielt ansat efterretningsperson som var på camp century og kunne forklare en lidt anden historie end den vi kendte jeg ser frem til det samråd vi skal have med udenrigsministeren om spørgsmålet for jeg synes den

der har også været mennesker der er blevet syge undervejs et andet meget alvorligt problem er søkortene der er endnu ingen dato sat for hvornår dansk forpligtelse

skal være indfriet herre statsminister hvor længe kan vi leve med at vi ikke får lavet de søkort bare fordi

regeringen lyttet til flere af

overvejet udflytningen her mistede man stort set hele kompetencen til at tegne søkort

uden en frist

spørgsmål som ikke er blevet berørt så meget den her gang men forrige gang og sidste gang blev det

rigtig meget nemlig de børn som lider under overgreb vold og sult og så videre i grønland det er uacceptabelt

vi skal prøve videre jeg kan godt se at der er taget nogle initiativer personligt tror jeg ikke på at de på den korte bane vil løse

regering prøver at sige er der flere initiativer vi kan tage det var en katastrofal

som vi fik for et par år siden

ganske uacceptabelt at vi skal vente endnu nogle år på at sælproduktionen

bliver populariseret mere af

at lave en kampagne for sælprodukter og lovet

rette op på de skader der er sket med kampagnerne imod

fange sæler og usa har lovet det samme

det kan blive en væsentlig indtægt for

i hvert fald rose det der er positivt hvad angår hvalfangsten

gik danmark enegang i eu og stemte nej til den fælles holdning og det synes jeg var rigtig rigtig fornuftigt fordi den netop byggede på

det her med fonde til udvikling men også den frygt der er for at kina går ind

så må danmark eller andre folk jo gå ind med økonomi og tilbyde muligheder for

at regeringen i en række spørgsmål i hvert fald har været lydhør over for de ønsker som der er fra fra grønlandsk side og det

et rigtig godt udgangspunkt

i politiske forhandlinger at man må give og tage

men sådan er det nu engang jeg synes synes det er vigtigt også at tale om de positive ting som vi sådan set har opnået i i folketinget

det er jo relativt store beløb vi taler om også når vi snakker om en styrkelse af forsvarsområdet jeg oplever at den debat der

selvstændighed også bunder i en utilfredshed og derfor synes jeg

som fylder rigsfællesskabet ud kan man sige eller hvert fald er en bedre relation så man kan nå hinanden bedre i de kommende år

de fleste af ministrene dog med en enkelt undtagelse det er ikke så meget det lykkes for mig

derfor lægger jeg jo mærke til hvad der lykkes for

få igennem hvad angår utilfredsheden tror jeg det er fuldstændig rigtigt det er meget meget vigtigt at vi netop ændrer

lad os høre hvad det er i diskuterer

med selvstændighed lad os høre hvilke forslag i har om hvordan vi i fællesskab kunne understøtte en større indsats for børnene i grønland og lad os høre hvad vi ellers kan gøre for at udvikle erhverv turisme fiskeri

for netop der at signalere at vi vil hinanden at vi vil hjælpe hinanden og at vi på ligeværdig vis faktisk gerne vil tættere på hinanden det tror jeg er meget meget vigtigt det ville da også fjerne nogle af myterne i danmark om grønland og det ville

i grønland med særlig fokus på børn og unge

er helt oplagt for grønlandsudvalget at blive langt mere aktiv i forhold til at sikre hvad der kommer ud af det sådan helt konkret et andet konkret forslag er en arktisk investeringsfond som der har været et bredt flertal

rigtig meget lobbyarbejde for at sikre at der skulle være en arktisk investeringsfond

et grønlandsk ønske om den her fond så hvad kan man gøre nu fra

og så prøve at se hvad der er fakta og

ikke leverer i forhold til en investeringsfond

siger her er noget kinesisk kapital vil i bruge det og hvad skal grønlænderne sige hvis det er den eneste mulighed så derfor må danskerne jo gøre op med sig selv om de er med på at lave sådan en investeringsfond og jeg kan fint se at den har vide perspektiver især når man

man skal være herre i er rigsfællesskabet selvfølgelig med plads til delvis selvbestemmelse som vi har i dag men lad os sige

som ordføreren taler positivt om og

og brød båndene til danmark hvor skulle unge grønlændere så videreuddanne sig hvor skulle de

universitetet hvem skulle varetage den militære tilstedeværelse i grønland som er både

omkostningstung og ikke mindst hvad med de rigtig rigtig mange stærke familiære bånd med danskere der har giftet sig med

ser ordføreren ikke nogle problemstillinger i i de her

til grønlænderne og færingerne og sige i skal bare synes det er bedst med rigsfællesskabet og vi

så gerne beholde jer det vil vi af flere grunde et kynisk overlæg på sikkerhedsområdet og et kynisk overlæg på

masse af de andre ting følelsesmæssige historiske familiemæssige og hvorfor skulle

det har jeg ikke foreslået jeg har foreslået at vi udvider det til at det er tre selvstændige lande hvis færøerne og grønland ønsker det og hvis de kan løse deres problemer og der synes jeg jeg det er for let

i tusind år men vi har haft

nogle gange har nogen taget en del af vores land

hjemmestyre til selvstyre for grønlands vedkommende og for færøernes vedkommende

mere og mere siger tag det hjem hvis i har lyst administrer det selv styr selv jeres område område efter område

behøver en selvstændighed der er større end grønlands eller

det kunne man aldrig finde på som dansker at sige

er så vigtigt at værne om jeg mener det ville være dybt skadeligt

for grønland og dybt skadeligt for danmark hvis man gik ind i

i morgen så lad os bare fokusere på det økonomiske spørgsmål kan ordføreren se

en grønlandsk selvstændighed hvor man

og sætter grønland under administration intet er statisk og vi er på en vej med færøerne og grønland der går mod mere selvstændighed det er efter min mening med et fint ord irreversibelt om så det største regeringsparti sætter sig imod det og forklarer at det ikke

irreversibel og om ti til femten år

begge lande være selvstændige

man regner med at folketinget vil respektere en beslutning fra det færøske folk om at man ønsker selvstændighed

har på intet tidspunkt anerkendt færøsk selvbestemmelsesret over for det internationale samfund

en del af den proces som jo nu i øjeblikket har båret frem til at man diskuterer forfatningen så på den måde synes jeg at ja det kan man lige så godt sige klart det er det danmark gør og ja vi er faktisk en aktiv del af den proces

at tage alle de problemer som venstres ordfører sagde før

de er løst i island for eksempel der er ikke nogen store problemer med at diskutere hvordan

det klarer de jo ganske ganske udmærket og det ville også kunne

tilgang til det her og faktisk mere og mere går ind i at debattere og mødes med med færinger og med grønlændere om de her ting det det ser jeg som en konkret proces

som er en amerikansk militær

en atomreaktor som bare er efterladt og i dag udgør en

forurening på indlandsisen og en trussel i fremtiden hvad angår miljøforurening ordføreren nævner også at

anderledes end hvad udenrigsministeren og statsministeren lægger ud med og refererer også til nogle radioprogrammer og nogle rapporter

får vist endda et par timer til at diskutere det camp century er ikke omfattet af den bevilling til oprydning efter amerikanerne som er givet på en hundrede og firs million kroner camp century er et helt særligt spørgsmål som er ved at blive undersøgt og vi har jo ikke fået svarene endnu men min personlige opfattelse er at når man forurener i et andet land og har været gæst i et andet land har man bare at rydde op og betale hvad det koster at

alt andet ville være uanstændigt jeg ved godt at der ikke findes eksempler på at amerikanerne har gjort det andre steder men vi må så være det første eksempel eksempel på

der skal ryddes op jeg vil ikke vente med at rydde op jeg synes at vi sammen

radioaktive affald der ligger der og få stoppet risikoen for at det siver ud

i havene og derfor er det vigtigt at vi vi siger at vi sætter initiativer i gang og så må vi bagefter slås om regningen

er meget vigtigt med det udenrigs og sikkerhedspolitiske aspekt og

rigsfællesskabsdebatten det er også nævnt i dag af statsministeren at udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken er underlagt dansk jurisdiktion det er det også under pituffik og hvad angår servicekontrakten det havde man ikke styr på man mistede servicekontrakten og dermed grønlands eneste mulighed for at få lidt ud af amerikanernes tilstedeværelse den forsvandt

og det er den danske regerings ansvar

grønland fik

og især de lærepladser være muligt på basen sådan at det også kunne give noget indtægt til det

må vi finde en måde hvor amerikanerne kan kompensere økonomisk for det tab som grønland har det må være målet for de forhandlinger vi ved jo ikke

hvordan forhandlingerne er det er jo meget lukkede forhandlinger der foregår imellem udenrigsministerierne

jeg håber på det bedste i de forhandlinger

det er en ganske ganske ulykkelig situation vi er endt i med serviceaftalen og som tilsyneladende også kan blive værre ved at vandtransport og lufttransport også risikerer

ud af det her fællesskab og hvad

fordele danmark har af rigsfællesskabet jeg sætter pris på at det kommer mere og mere ind det

også ind på og i taksørapporten er der meget fokus på at det er rigsfællesskabet som giver giver danmark mulighed for at blive det som man kalder for en

rigsfællesskabet hvilke borde kan man komme til hvilke døre kan man komme ind af fordi man er i rigsfællesskab

at tjene på det der var så

folk med forstand på fiskeriområdet som sagde det er for danmark en fantastisk fordel som fint fint ophæver det årlige tilskud derfor skal vi jo huske at der er nogle indirekte indtægter til det danske samfund som er

jeg ved ingenting om de mekanismer

også tager det med i bruttoregnskabet så vi ved hvad der ryger ind og hvad der

placering i arktisdebatten er værd i kroner og øre

det at vi sidder med ved forhandlingsbordet er det noget værd for det danske samfund ja det er det

men det er nok svært at gøre op i kroner og

vi går videre til fru may britt kattrup som er ordfører for liberal alliance

et veloverstået valg den fireogtyvende april det

og en forudgående valgkamp der i den grad har været med til at sætte fokus på rigsfællesskabet den seneste tid

en meget grundig og detaljeret skriftlig redegørelse om rigsfællesskabet mellem grønland færøerne og danmark af netop den

at der i øjeblikket er økonomisk gode tider på færøerne men dog med udsigt til aftagende vækst en aftagende tendens er allerede at spore i den grønlandske økonomi men uanset mere eller mindre gode økonomiske tider skal der hele tiden politisk være langt lys på den økonomiske udvikling i hele rigsfællesskabet således som det også fremgår af statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet anno to tusind og atten liberal alliance ønsker at

og mener også at fremtidige økonomiske reformer gennemført i en del af rigsfællesskabet

rigsfællesskabet store infrastrukturprojekter er i støbeskeen specielt lufthavnsbyggeriet i grønland

grunde tiltrukket sig opmærksomhed den seneste tid opfordringen i den forbindelse skal være

når han direkte fraråder byggeriet og advarer imod et alt for løst økonomisk grundlag for projektet her i danmark sætter vi jo heller ikke bare lige gang i infrastrukturprojekter der svarer til sytten storebæltsbroer men liberal alliance ønsker at understøtte den igangværende udvikling mod øget selvbestemmelse og forfatningsudarbejdelse på færøerne og i grønland og mener at den stigende fokus på udviklingen i rigsfællesskabets arktiske egne skal initieres og drives af et bredt flertal i de lokale demokratier der skal løbende ske yderligere overdragelse af sagsområder

at færøerne i år overtager person familie og arveretten og jeg kan forstå at den nye selvstyreregering i grønland konkret vil arbejde på at overtage fødevare og veterinærområdet socialområdet er hjemtaget af grønland

betyder dog ikke at vi her i det danske folketing skal sætte kikkerten for det blinde øje når det gælder socialt udsatte børn og unge i grønland

afsat midler til et styrket samarbejde og faglig sparring mellem danske og grønlandske myndigheder vedrørende tilsyn på socialområdet det er mit oprigtige håb at vi snart ser frugten af den satsning og får nogle lidt mere positive statistikker og personberetninger frem i lyset men rigsfællesskabet er mere end blot

forfatningsretligt fællesskab det er også et kulturelt og sprogligt fællesskab og der måske også være mere sprogforståelse for de grønlandske og færøske sprog i den danske folkeskole men bestemt også opretholdelse af dansk som første fremmedsprog i nordatlanten det danske sprog vil forhåbentlig i meget lang tid endnu være et af de stærkeste bånd mellem de tre folk i rigsfællesskabet i det nye

selvfølgelig også lagt vægt på de

nordatlantiske dele af rigsfællesskabet og der er blandt andet afsat en hundrede og firs million kroner til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i grønland

må man konkludere at rigsfællesskabet er udfordret af et helt legitimt ønske om øget selvstændighed men det er også værd at huske på at styrke de historiske bånd mellem grønland og færøerne så mange tak til statsministeren for en grundig

camp century endnu fordi der skal laves yderligere undersøgelser men hvad er liberal alliances holdning

der rydder op efter sig er det den danske stat og rigsfællesskabets opgave at rydde op efter amerikanerne

er herre roger courage matthisen som ordfører for alternativet

redegørelsen om rigsfællesskabet

læse den og høre debatten i dag

jeg er rigtig glad for at vi igen har mulighed for at tale om rigsfællesskabet

ud i dag men også i fremtiden det er altid en kompliceret debat fordi der er så stor forskel mellem færøerne og grønland

i det samme rigsfællesskab

enhedslistens ordfører herre christian juhl fordi det er rigtigt at vi hører nye toner fra fra vores

erhvervsinteresser i grønland så til at begynde

gerne slå et slag for hvorfor vi husker hinanden på at det er fællesskabet i rigsfællesskabet vi skal værne om at det er fællesskabet og samarbejdet som er afgørende for at vi hver især og sammen står stærkere grundlæggende synes vi

vi skal sætte pris på rigsfællesskabets mangfoldighed i kraft af vores forskel

som hver især bidrager med hver vores kraft og styrke og den er jo monumentalt forskellig vores kraft og styrke og burde prissættes således derfor bakker vi i

hvis befolkningerne i grønland og færøerne ønsker selvstændighed og hvis de ønsker at deltage i fællesskabet på mere lige

bakker vi også om det det er godt at læse at både grønland og færøerne oplever økonomisk fremgang den skyldes jo også fiskeriet og jeg er glad for at der også bliver taget hånd om kvotekongeudfordringer ligesom vi også gør herhjemme begge lande oplever også demografiske udfordringer som har en effekt på økonomiens holdbarhed og det er også positivt at der bliver diskuteret tiltag og at der bliver diskuteret reformer

karrats fjord tsunamien var en ulykkelig naturhændelse der medførte tab af menneskeliv og fjernede boliger erhvervsgrundlag og tilhørssted for indbyggerne i de to bygder der blev ramt jeg er glad for at folketinget fik bevilget støtte til selvstyret til hjælp til at skabe en ny tilværelse for de berørte i alternativet håber vi også på at den tragiske hændelse vil skærpe folketingets

klimaforandringer fjerner permafrosten mange steder amerikanske forskere britiske forskere og norske forskere peger alle sammen på at det øger risikoen for jordskred og tilhørende tsunamier igen vil jeg minde

om klimaudfordringerne jeg tror ikke der hersker nogen tvivl i salen om at klimaudfordringerne for alvor presser globalt set

det er en kæmpe udfordring i grønland og for den grønlandske befolkning

gerne punktere myten om at klimaforandringerne ikke kommer til at påvirke os særlig meget

det tror jeg helt bestemt de vil og særlig når alle partier gerne vil vores rigsfællesskab

nødt til at se udfordringerne i øjnene temperaturen stiger dobbelt så

havisen er på tilbagetog og forholdene ændrer

for befolkningerne i arktis

samtidig opstår der nye sejlruter nye muligheder for råstofudvinding og fiskeri og det kalder på akut behov for løsninger

overvågning af forureningen og aftaler der sikrer mennesker i arktis og miljøet i arktis anvendelse af ny teknologi i denne hensigt kan være et rigtig godt værktøj det er nødvendigt når vi taler om klimaet at danmark går forrest når det kommer til at føre en grøn bæredygtig ambitiøs klimapolitik arktiske klimaudfordringer er et globalt problem er et fælles problem hensynet til arktis skal derfor indtænkes i al vores politik her ser jeg desværre kun

små små initiativer

danmark bør ikke bruge sin indflydelse i arktis til at sikre at vi

bare har vores egne interesser tilgodeset så hvordan går vi forrest i forhold til

den globale opvarmning opvarmningen i arktis

herhjemme sikrer at parisaftalen i samarbejdet bliver efterlevet og naturligvis også at grønland tager sit ansvar herfor

visse dele af fællesskabet har sociale og økonomiske udfordringer

jeg er glad for at læse at de grønlandske myndigheder samarbejder med socialstyrelsen om socialt udsatte børn og unge i grønland

men der er også kulturelle og sproglige barrierer der gør dem særlig udsatte det har vi talt om tidligere i dag

komme ind på at mangfoldigheden igen er så vigtig for os at forholde os til og værne om

vi forskellige og det skal vi fortsat være sensitive over for i stedet for at sammenligne

danske løsninger der bliver lagt vægt på i stedet for grønlandske løsninger

at værne om og hjælpe til at grønlandske

de bærende løsninger i grønland

mener vi at der skal skabes mere viden og undervises mere

rigsfællesskabet og de historiske relationer der er mellem grønland færøerne og danmark

en vigtig sten i forhold til at tage rigsfællesskabet for givet sammen skal vi have skærpet blikket for alle muligheder og naturligvis også udfordringer og det er vigtigt at unge går fremtiden i møde oplyst og med muligheden for at forholde sig kritisk endnu vigtigere er det derfor også at grønland og færøerne bliver inddraget i processen omkring at udvikle det her undervisningsmateriale så landene kan genkende sig selv i portrætterne det kan simpelt hen ikke være rigtigt at undervisningsmateriale fremstår med faktuelle fejl

som jeg henviste til tidligere

og teknisk bevidste end jeg var i deres alder som ung kom min forståelse af verden fra danmarks radio landets eneste tv kanal og gennem movieboksen og de film vi lejede på benzintanken i dag har unge adgang til

og nyheder næsten før journalisterne har de lever med et globaliseret tankesæt i en globaliseret verden og de ser og mærker effekterne af den globale ulighed

historisk set er startet med europæernes kolonisering herunder vores egne kolonier i grønland arktis i det tidligere dansk vestindien

tranquebar indien og i det tidligere guldkysten i vestafrika og de postkoloniale strukturer der i dag hæmmer den globale lighed og ligeværdig handel jeg er overbevist om at mere viden undervisning og kendskab til rigsfællesskabet til grønland til vores kolonihistorie og ikke mindst til de nuværende forhold vil skabe fundamentet for at den manglende vilje til et opgør med disse ulige strukturer bliver vendt til et naturligt og mere handlingsorienteret ønske om at skabe en mere ligeværdig verden med lige muligheder

vores kommende generationer der er ingen tvivl om

i arktis og rigsfællesskabet skaber både nye udfordringer og nye muligheder og vi håber at danmark vil holde fast i en kurs mod at skabe økonomisk social og miljømæssigt bæredygtig udvikling med respekt for både oprindeligt folk og befolkninger tak for ordet

sådan som jeg forstår det man kan sige

at grønlands indsats i forhold til klimaforandringerne

en dråbe i havet men på mange måder synes jeg også det er et vigtigt signal at sende

med til at tage et globalt ansvar særlig når vi ser klimaforandringerne ske for

gerne vil informere danske unge om

nogle støvede lærebøger som fortæller mere om historien i stedet for at fortælle om det moderne grønlandske samfund

initiativer som ikke nødvendigvis var politisk initieret men

samarbejdet på tværs

sikre at der var mere viden om grønland

for lgbt området hvor vi ved at der skal et langt større fokus på de permanente driftsmidler til de her organisationer til de her græsrodsinitiativer så er det helt klart det samme vi ser

til den her ligeværdige oplysning og uddannelse og kendskab

driftsmidler til de her græsrodsinitiativer for netop at styrke sameksistensen så det kan

i dag har vi for eksempel ligebehandlingsnævnet som

hvis vi ikke får dokumenteret at her er der sket reel diskrimination eller racisme

så bliver det en følelse hos den enkelte som på en

i forhold til grønlændere i danmark kunne være interessant at diskutere

for nogle konkrete sanktionsmuligheder der kunne være dér hvor der kunne ske

vigtigt at lægge mærke til at rapporten fra børne og socialministeriet fra tusind og tolv der netop italesætter oplevet diskrimination i danmark

området er forholdsvis ikke

have noget større fokus på på statistik

brune danskere

gode dage hvor man vågner op og tænker hvor er det dog en fantastisk konstruktion vi har udviklet i fællesskab det har givet grønland og grønlænderne vel nok de bedste levevilkår som nogen oprindelig inuitbefolkning har i verden med

og høje ambitioner om at blive fuldt selvstændige som understøttes af et samarbejde med danmark og færøerne også om at tiltrække

inde på jo vil blive mere tilgængeligt i kraft af klimaændringerne og med endnu større muligheder for handel transport

udvinding af råstoffer og så videre og så videre

men der er jo altså også dage hvor man vågner op og tænker glasset er ikke

påfaldende ligegyldighed for de fleste danskeres vedkommende vi har det ikke på skoleskemaet vi har det ikke tæt nok under huden i vores daglige politiske

for vores land vores kultur og vores muligheder udenrigspolitisk vores økonomiske potentialer og så videre og i grønland

står det ikke meget bedre til for der taler man godt nok meget mere om danmark end vi taler om grønland og færøerne men det er ikke nogen speciel rar tale der er det er ofte en meget negativ tale

historiske hangs

danmark man ønsker at frigøre sig så hurtigt som muligt og synes at danmark er arrogant

det blokerer jo for den første oplevelse det blokerer for at udnytte de mange

og potentialer som de her tre småstater tilsammen kunne have i globaliseringens frådende hav når man kan holde begge taler både den positive og den

rigsfællesskabet er

begge historier har noget sandt i sig derfor synes jeg jo at dagen i dag handler om

til gavn og glæde for alle tre dele af rigsfællesskabet

falde i grøftegraveriet hvor vi bruger vores ressourcer og vores politiske kræfter

vi har været igennem de klassiske diskussioner om

skal være så svært at lave en investeringsfond der kan bidrage til nye bæredygtige investeringer der kan udvikle

grønlandske og færøske økonomi

i øvrigt kan bane vejen for større økonomisk selvstændighed og dermed også

vi har også diskuteret historien og det ansvar der

eksempel i form af få ryddet op på de amerikanske baser vi har været igennem hele sprogdiskussionen som jo har været en grønlandsk diskussion i mange

det er meget enkelt det er rigtigt at ansvaret ligger

flere år jeg følger den debat jo mere

at se anden løsning end at man er nødt til at lære alle tre sprog som debatten i dag

er en stor befolkningsgruppe der kun taler dansk

også derfor at alle danskere lærer at tale engelsk vi kan desværre ikke forvente at der er så mange

når nu den nuværende arktiske strategi udløber om ganske kort tid om halvandet år

udløbet og der skal laves en ny jeg tror det bliver svært at lave en ny arktisk strategi i rigsfællesskabets regi hvis ikke vi samtidig har en fælles strategi for rigsfællesskabet jeg taler ikke om nye grundlove eller noget meget voldsomt men jeg taler om at komme det lidt nærmere hvad henholdsvis de grønlandske forventninger de færøske forventninger og de danske forventninger til rigsfællesskabet er

jeg har det som mange andre der har været på talerstolen i dag at jeg ikke har noget ønske om at rigsfællesskabet skal slutte eller at

færingerne eller grønlænderne skal løsrive sig

forståelse for at der kan være den selvstændighedstrang

rigsfællesskabet som giver grønland og færøerne hvis de ønsker det større selvstændighed for det er jo

de landes og folks ret men jeg er omvendt fuldstændig overbevist om at den korteste og mest lige vej til reel selvbestemmelse også økonomisk selvbestemmelse sådan set nok går gennem et stærkere samarbejde et

samarbejde mellem de tre dele med fuld respekt mellem delene jeg kan tage fejl men jeg synes det er forsøget værd at få en diskussion

jeg tror på at det kunne gøre rigsfællesskabet større jeg tror på at der er fællesnævnere imellem det som grønlændere og danskere og færinger gerne vil jeg tror på at vi har langt langt større mulighed for at forfølge de drømme vi har for

respektive lande og kulturer ved at gøre det sammen i stedet for hver for sig

det skal blive for teatralsk at sådan som verden udvikler sig i øjeblikket rundt om rigsfællesskabet

godt nok svært ved at se at vi kan finde

end ved at vende os mod hinanden i stedet for væk fra hinanden så det skal være en tanke

både dem der kommer nordfra i rigsfællesskabet og sydfra vil gå og overveje lidt og måske også statsministeren altså

tager fat på en ny arktisk strategi

er tilbage i grønland tænker jeg indimellem

også gerne vil have vækst og udvikling i det grønlandske samfund men

i hvert fald meget mere om det nære det handler om familien det handler om de mange relationer

sige at der trods alt er et politisk flertal for selvstændighed men det kommer til at tage noget tid derfor synes jeg også det er interessant at se på hvordan vi kan have det godt med hinanden i den tid vi så er sammen i de relationer vi nu har det handler ikke nødvendigvis om en masse juridiske rammer

det handler også om at vi vi sådan set har en selvstyrelov som giver et ret bredt mandat til at kunne modernisere og udvikle rigsfællesskabet hvordan kunne man forestille sig at man puttede noget mere indhold

alle grønlandske partier af betydning tilkendegiver

selv kan være med det er så rigtigt

forskellige forestillinger om det gode liv jeg tror nu også at der er mange refleksioner i danmark over hvad det gode liv

i men en ting har vi jo tilfælles og det er at vores samfund forandrer sig med en rivende hast bare

er vel næppe relativt mere voldsomt noget sted end i grønland hvor tilflytningen til nuuk jo går meget meget hurtigt og er ved at skabe en helt ny dynamik

jo det tilfælles at det gode liv vi nu forfølger skal vi forfølge samtidig med at vores samfund på grund af mange forskellige forhold teknologi og så videre forandrer sig jeg tror at måden man kunne gå til det på ville være at

i grønland eller danmark er hjemtaget eller ej så påvirker vi stadig væk hinanden i det område og vi kan løfte

forhold til socialforvaltning uddannelse sikkerhed bedre hvis vi gør det

det fremstår meget tydeligt at der er et kæmpestort potentiale det er der set med grønlandske briller og det er der også set med med danske briller

på mange måder kunne være rigtig interessant at se på

selvstyrehjulet der er en forsker der har sagt at det er

er i bevægelse eller der er gang i udviklingen derfor synes jeg

medbestemmelse fra grønlands side

så det spørgsmål vil jeg stille videre til

et skelet der er selvstyreloven

set har hele den formelle ramme

udvide og styrke grønlands reelle selvstændighed

og det vi mangler på mange områder synes jeg er at få sat kød på det skelet altså at få gjort det klart hvad

på de her forskellige områder og hvordan vi

jeg tror ikke at der er noget andet ønske fra dansk side end at inddrage grønlænderne og færingerne så meget som

om om prioriteringen af dansk versus engelsk altså ordføreren

skal lære alle tre sprog i grønland og det er

nu også at alle er enige om spørgsmålet er prioriteringen af det altså er ordføreren enig i blandt andet min bekymring om at det ikke ville være godt eller positivt for grønlandske unge at

bor i grønland og modersmålene i grønland er jo grønlandsk

grønlandsk som modersmål og der er et stort mindretal der taler dansk og derfor vil det

jo alle tre dele men det der er forskellen er selvfølgelig at der er sprogstammerne også lidt mere ens

og dansk til gengæld kan man sige at taler man først dansk

indien taler langt langt de fleste mennesker mindst tre sprog nemlig deres lokale sprog deres regionale sprog og deres nationale fællessprog som så er

som alle er nødt til at kunne tale for ellers kan ingen tale med

fælles med med danmark og

er der binder os sammen meget ofte

i thule fordi amerikanerne skulle bygge en lufthavn man har gjort grønlandske børn juridisk faderløse

og man har givet amerikanerne lov til at tilsvine den grønlandske natur og indlandsisen i form af at der er bygget atomreaktorer

det er sådan nogle ting der ligger i den grønlandske befolknings sind

grund til at være lige stolte af det

personligt var jeg selv ret

at læse om hvordan hele camp century

af den daværende statsminister det var så ikke kun grønlænderne skulle

det danske folketing og udenrigspolitisk nævn heller ikke

nemlig mit eget

man skal også bare huske på at mange af de beslutninger der i dag forekommer som helt vanvittige i datidens lys var

på det tidspunkt hvor mange af de her ting skete oplevede man jo at alternativet til at makke ret over for amerikanerne

var en sovjetisk invasion og man havde ikke bare sin egen

sikkerhed og færingernes sikkerhed og

uden at jeg skal gøre mig helt klog på

så hemmeligt som man gjorde men jeg tror at man har gjort det

så må sige fordi man mente den rigtige beslutning at vi i dag nogle gange kan se at

fremkommet med et bud på selve udbudsrunden for bygning af store lufthavne

nogle udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål man skal tage hensyn til når det er lande som kina man vil snakke med hvad mener ordføreren om

set at hvem som helst kan bør og skal kunne kunne byde ind men hvis der kommer til at ligge en form for finansieringskonstruktion

danmark for at vise for lidt interesse for

fællesskabet med grønland og færøerne og så kritiserede han grønland og færøerne under et for kun at tale negativt om fællesskabet og om

jeg ved ikke om det er en parallelitet som det her lægger op til

hvor man kan udvikle sin selvstændighed

grønland og færøerne jo to meget forskellige samfund på utrolig mange områder geografisk geologisk kulturelt sprogmæssigt

kanter økonomisk og politisk så alene af den grund kan

derudover er det jo også rigtigt men det synes jeg så egentlig gælder både færøerne og grønland

folketinget jo meget fint illustrerer ligesom der ikke er

og ligesom vi i det danske folketing i øvrigt også har forskellige nuancer og holdninger til rigsfællesskabets fremtid det skylder man selvfølgelig at sige og det er jeg glad for at

de debatter som har været i europa de sidste år

gjort mange folk bevidste om at den ordning vi har måske ikke er så dum endda altså

i korsika i catalonien i baskerlandet og så videre

nogle ting som man mener man kun kan opnå ved løsrivelse fra den

sætte flueben ved så at sige alle de ønsker som skotterne

kigger på de små stater som

jeg tror mange er blevet bevidst om det i de

viser at den ordning som vi har er god

at den er perfekt og jeg kritiserer også kraftigt regeringen når den

forsøger at indskrænke færøernes råderum internationalt kritiserer

men grundlæggende er det en meget god ordning og det

rent faktuelt er en ret unik konstruktion

den ene side holder man sammen

muligheden for at styre sprogmæssigt og så videre

også rigtigt som ordføreren siger

blive bedre altså det kan altid udvikles der er altid potentiale også for at fremme en større selvstændighedsfølelse reelt

vigtig del af det unikke i den konstruktion at vi kan begge dele

del af jeg forstår udmærket godt ideen med at der er behov for at

man sige samordne en strategi for samarbejdet med

og færøerne og så det man vil i arktis med dansk politik

har danmark at byde ind med med i en arktisk politik hvis ikke man har specielt grønland men også

og en af de meget vigtige ting i den her sag er at selve den hjemmestyreordning

er en meget stram enhedsstatsfortolkning

har utrolig svært ved at udvikle sig i det internationale samfund som vi er nødt til i en globaliseret verden ser martin lidegaard positivt på

og åbner op for en anden form for

jeg kigger på verden i dag og de udfordringer vi alle sammen står med

til krig og ødelæggelse forskellige steder og ustabile regimer

have større glæde af at stå alene

at slå pjalterne sammen med andre lande som

måske også en demokratiforståelse og tradition som minder meget om vores egen og selv om jeg godt ved at der er store kulturelle forskelle og opfattelser af det gode liv

kommer til nogle af de mere fundamentale ting lighedsbegrebet ligestilling

har vi jo meget glæde af at være

martin lidegaard nævner i den her sammenhæng

var den samarbejdsmodel der skal ligge til grund for det fremtidige samarbejde mellem de her tre lande og det

min optik ikke fortsætte på en måde

første klasse og vi andre kører på anden klasse det må udvikle sig til at være et samarbejde mellem tre ligeværdige parter hvis man skal forvente at det skal holde i længden og det er det jeg spørger ind til altså om man er parat til at give slip på enhedsstatstænkningen på grundlovens rammer for at ramme en form for samarbejde hvor alle befinder sig godt

rigsfællesskabet og blive en selvstændig stat

vil være et flertal i det her folketing

så vil indstille en revision af grundloven hvis det ønske måtte komme på bordet ønsker jeg at det skal komme og vil jeg arbejde aktivt for at det sker nej for jeg ønsker ikke at det sker men jeg vil

som et flertal på færøerne eller i grønland

arktiske kystlande mødtes nemlig sidst i maj måned to tusind og otte og blev enige om ilulissaterklæringen den proces viser hvor langt vi kan nå i fællesskab med tillid til hinanden i rigsfællesskabet og sådan skal det være

i dag igen i debatten haft billedsproget med at det er et ægteskab vi er inde i i rigsfællesskabet men det giver

nogle lidt vanskelige associationer

hvor tre nationer og folk bor i forskellige huse samlet omkring nogle fællesarealer vi holder både bygninger og fællesarealer ved lige i fællesskab vi har forskellige opgaver og vi har forskellige roller men alt er lige vigtigt og ja bygningerne trænger til en renovering og modernisering men fordi det regner gennem taget nogle enkelte steder

er nogen grund til at lægge op til at rive bygningerne

støtter rigsfællesskabet

der aktivt vælger hinanden til

rigsfællesskabet betyder at der på mange måder i alle husene er noget højere til loftet

så udmærket ønsket om selvstændighed i grønland og færøerne

og på vejen mod selvstændighed kunne vi måske alle sammen blive bedre til at tale om fordelene ved rigsfællesskabet

jeg synes der er brug for en ny dialog jeg synes vi skal arbejde for en

af rigsfællesskabet og der skal vi alle sammen være fleksible og dynamiske og række hænderne frem for at holde fast i hinanden i stedet for at bruge dem til at skubbe os fra hinanden det kunne måske

for fællesskabet en slags identitetspapir der kunne blive en trædesten mod selvstændighed til gengæld må jeg også sige at snæversynet nationalisme er fordummende uanset hvor og hvordan den stikker sit hoved frem

man måske brugte lidt mere af økonomien til en lidt mere retfærdig skattepolitik og generelt en politik der kunne løfte de mennesker der er på bunden af det færøske samfund der er lyspunkter i grønlands erhvervsliv og økonomi men der er samtidig næsten uoverskuelige både økonomiske og sociale udfordringer

jeg synes faktisk vi diskuterer for lidt at grønland støt er på vej

vokser op under fuldstændig uacceptable forhold

synes jeg faktisk at en uforholdsmæssig stor del af tiden og energien går med at diskutere andre temaer for

hastigheden af bevægelsen mod selvstændighed som socialist vil jeg opfordre til at der var større opmærksomhed på uligheden klassesamfundet

at alle skal få en uddannelse i grønland når man står over for en så massiv udfordring at kun halvdelen af den grønlandske befolkning har en uddannelse ud over folkeskoleniveau

være mere effektive benspænd og skuldertacklinger over for den kommende grønlandske ungdom der skal have uddannelse end det at nedprioritere dansk i skolen jeg er sikker på at hvis det lykkes vil det kunne mærkes netop som benspænd og en hård skuldertackling

er noget mere optaget af den virkelighed som hver dag betyder så meget for den unge uden uddannelse for de udsatte børn og for de unge og for den hårdtarbejdende lønarbejder der må leve under en ulighed i det iskolde grønlandske klassesamfund

er en plus en plus en ikke tre men nærmere fire eller fem

jeg deler ordførerens bekymring i forhold til den sociale og uddannelsesmæssige ulighed som der er i grønland

et spørgsmål som inatsisartut skal være

jeg synes sådan set at det er ret interessant med med de her betragtninger i forhold til hvordan

kan redefinere hvordan vi kan nytænke rigsfællesskabet

men ved at vi sådan set også kigger på noget ret konkret

nødt til at trække en streg i sandet og sige at

vi kan gøre for at forebygge nogle uheldige sager

kigge fremad og ikke hele tiden kigge tilbage på historien når vi snakker om det rigsfællesskab som vi lever

klart indlysende at hvis der opstår et massivt ønske i grønland om at få selvstændighed

påpege de dramatiske konsekvenser det vil få for de mennesker der er

bunden af samfundet derfor tror jeg på at

gensidigt har så mange fælles interesser og så meget fornøjelse af at vi i danmark kan tilbyde grønlandske unge uddannelse i danmark ikke kun ved at det er gratis men også ved at

betydelig lettere for grønlandske unge at komme ind på de danske universiteter end det er for danske unge og på andre måder

til gengæld giver samværet med grønland og færøerne så danmark

på socialområdet tre milliard kr jeg synes det er rigtig rigtig mange penge det er også interessant at sætte

brugt på socialområdet men en del af dem bliver i hvert fald brugt på socialområdet og derfor kan jeg godt være bekymret for en forhastet en uforberedt

det vil være dem som er allermest sårbare

også er mest sårbare i forhold til den her samfundsforandring som

vi ønsker at hjælpe i dag og det er de mange unge der ikke får en uddannelse det er den hårdtarbejdende lavtlønnede lønarbejder

må opleve sig selv på bunden af det grønlandske samfund den sociale udfordring den uddannelsesmæssige udfordring kan vi håndtere

i fællesskab og i den forbindelse er det bare at hvis man på nogen måde mener at det kan andet

være benspænd og skuldertackling at fratage muligheden for faktisk at tage en uddannelse ved at nedprioritere dansk

tak for ordet jeg glæder mig altid til de her debatter om rigsfællesskabet som jeg synes er et af de allervigtigste emner overhovedet i folketinget og i i danmark

i grønland og færøerne tak til statsministeren for en

det er en stærk og god og ikke mindst tror jeg en blivende konstruktion jeg vil ikke tale om at rigsfællesskabet måske en dag bliver opløst

jeg er meget mere optaget af at udvikle og forbedre vores fællesskab end af at opløse det som det største land har danmark selvfølgelig et stort ansvar for at sørge for et velfungerende rigsfællesskab

vidensniveauet i den danske befolkning bliver højnet så grønlændere og færinger der kommer til danmark ikke bliver mødt af stor uvidenhed om deres lande

danskere ikke ved noget om færøerne og grønland derfor er det vigtigt at der er mere oplysning og der synes

både når det handler om danmarks radio og når det handler om vores folkeskole er behov for at der kommer mere oplysning om grønland og færøerne

gør det godt i forhold til rigsfællesskabet og jeg synes også der er muligheder for fortsat

udvikle endnu mere samarbejde om erhvervsliv og uddannelse

de nordatlantiske folketingsmedlemmer endnu mere i arbejdet

har vi det ønske at man på færøerne respekterer rigsfællesskabets ansvarsfordeling og grundloven og her sigter jeg på forfatningsarbejdet hvor jeg synes det er enormt vigtigt at vi undgår at der opstår utilsigtede konflikter ved at færøerne kører ud ad et spor som måske kommer til at være uforeneligt med grundloven

opfordre til at lagtinget er i tæt dialog med den danske regering så man undgår at der kommer utilsigtede konflikter mellem de færøske hensigter og den danske grundlov der er rigtig meget der kan lade sig gøre inden for grundloven og jeg synes der er en meget meget lang tradition for at vi får tingene til at fungere inden for grundloven derfor synes jeg også der må være en fælles interesse i at

bryde grundloven hvis man vil bryde grundloven synes jeg

skal være med vilje og ikke fordi man kommer til at gøre det uforvarende fordi man ikke har haft en god nok dialog om hvorledes man i danmark fortolker grundloven og hvordan man på færøerne fortolker grundloven derfor synes jeg

meget afgørende så det forfatningsarbejde foregår som et samarbejde mellem danmark og

med til at forhindre at der kommer

for mange konflikter i den forbindelse

lidt fra dansk side en tendens til at vi meget omtaler grønland og færøerne sammen men det er jo to vidt forskellige lande med to meget

i forhold til grønland

vi mener at grønland vil begå en fatal fejl hvis man begynder at erstatte dansk med engelsk i skolesystemet det er gift for rigsfællesskabet og det er et kæmpe selvmål fra grønlandsk side danmark er på alle måder grønlands vigtigste og største samarbejdspartner og det er ikke klogt at afskære sig fra kommunikere med sin vigtigste samarbejdspartner det er meget svært at forestille sig andet end at det gør samarbejdet vanskeligere og dårligere det bliver et kæmpe problem for de grønlandske unge hvis de ikke længere i realiteten og i praksis

uddannelsesniveauet og det kan komme til at sænke det rigtig meget og det vil være et kæmpe problem for grønland

at påstå at det kan bringe selvstændighed længere væk fordi den vigtigste forudsætning for selvstændighed hvis det er det man ønsker er at grønland har en ordentlig økonomi og det kan man ikke have hvis

har en veluddannet befolkning

glødende rigsfællesskabstilhænger som jeg

bringer grønland sig selv langt tilbage og kommer til fortsat at være økonomisk afhængig af danmark fordi man ikke får en veluddannet befolkning men den glæde har jeg altså ikke

som baserer sig på at det går dårligt på grønland vi ønsker at man på grønland træffer gode beslutninger

vi ønsker fremgang vi ønsker at grønland skal sprudle

sørger for at have en veluddannet befolkning og forudsætningen for det er altså at man lader være med at afskære sig fra at få alle de uddannelser som man kan få i danmark

en tanke om at man selv kan opbygge en masse uddannelser på grønland og det kan man

vist omfang men befolkningstallet og spredningen hen over det her enormt store land er jo sådan at det bliver svært at forestille sig at man kan have alle former for uddannelser

bare mere oplagt at man tager derhen hvor man kan få uddannelserne gratis i stedet for at man pålægger sig selv den store byrde at man så skal til at opsøge dem andre steder fordi man ikke i praksis kan bruge uddannelserne i danmark så jeg synes det er et kæmpe selvmål og jeg synes det vil være dårligt for rigsfællesskabet vil være dårligt for grønland

ikke noget positivt at sige om det skridt og jeg håber at man vil genoverveje det jeg vil opfordre selvstyret på grønland til at koncentrere sig om at bringe grønland på fode koncentrere sig om de store økonomiske udfordringer der er tilpasse udgifter og indtægter få gang i erhvervslivet og jeg håber at man vil gøre det sammen med danmark der er ikke noget vi hellere vil end at hjælpe grønland med at få økonomisk fremgang jeg synes der er nok af udfordringer

som politiker men vi glæder os til det og vi håber at

største land i fællesskabet selvfølgelig kan bidrage

men vi håber selvfølgelig også at grønland og færøerne kan se sig selv i den kurs der bliver lagt og at man ikke føler at danmark kommer til at dominere det hele

intention om og jeg håber

er det fordi vi godt kan lide grønland og færøerne hvis ikke

der intet vi hellere ville end bare at opløse rigsfællesskabet så det skal man vide

det ikke er et ønske om at gøre noget negativt over for grønland og færøerne det er fordi vi holder så meget af jer

udvikle og forstærke samt forbedre rigsfællesskabet

manglende programmer om grønlandske forhold

og deslige udover den manglende viden i den danske befolkning om de generelle forhold i grønland

en tæt udveksling af ideer således at det hele

er sådan at grønland kan se at de kan bruge danmark og de tilbud som er ved at være med i rigsfællesskabet så det er vigtigt at der er

har vi en dialog i øjeblikket om danskundervisning i grønland som jeg synes er meget meget vigtig

man sammen får udviklet de store muligheder

der er i grønland med den kæmpestore geografi og de ressourcer som er deroppe og så synes jeg som sagt det er vigtigt at

alle niveauer lige fra her i folketinget og også til det daglige samarbejde med

de danske myndigheder så den service man får fra

at vi er kommet langt også her for nylig hvor jeg blandt andet synes at vi i forsvarsforliget fik taget nogle små skridt som gjorde at det kunne blive lidt nemmere for grønlændere at komme ind i

slags skridt for at inkludere

dansk ikke længere bliver vores første fremmedsprog jeg kan godt forstå

den bekymring jeg ville sikkert også være bekymret hvis jeg var dansk eller kom hernedefra

men rigsfællesskabet er jo så meget mere end det danske sprog jeg selv kommer fra

nordlige del af grønland hvor dansk fylder meget

kontakt med det grønlandske folk deroppe

det danske sprog har i forvejen fyldt meget lidt

fylder rigtig meget hos nogle af dem som oven i købet ikke længere taler

har respekt for den holdning man har lige så meget som jeg forventer respekt for de beslutninger vi

at man er ved at begå en kæmpe fejl selvfølgelig er det rigtigt at rigsfællesskabet er mere end sproget men sproget

på dansk som fru aleqa hammond mestrer til fuldstændig perfektion er jo et udtryk for at det gør det nemmere at have et godt rigsfællesskab fordi vi kan tale sammen vi ville ikke kunne tale lige så godt sammen på engelsk mit engelske er ikke lige så godt som mit danske og jeg kan ikke udtrykke mig lige så præcist

er altså bare sådan at det at have et sprog hvor man kan udtrykke sig meget præcist og udveksle synspunkter hvor der ikke er misforståelser

er sindssygt vigtigt for at man kan have et godt samarbejde og så er det her med uddannelse virkelig

at den grønlandske ungdom kan få nogle ordentlige uddannelser ellers kommer man ikke til at gå fremad som

sætter meget pris på at man siger tingene lige ud

man i forfatningsprocessen på færøerne skal undgå konflikter med grundloven men jeg kan oplyse at forslaget er sendt til høring i

og at de har givet tommel op det kører bare videre har man sagt men jeg mener jo

hvis vi vi

rigsfællesskabet ind i en juridisk ramme et juridisk bur som grundloven er så så vil vi afmontere det og så går det galt hvis man læser

øje på rigsfællesskabet grundloven beskriver en enhedsstat med ét parlament én regering én udenrigspolitik og så videre den beskriver slet ikke rigsfællesskabet grunden til at rigsfællesskabet er blevet den store succes som det er blevet er netop

selv om det objektivt set slet ikke passer ind så jeg

synes jo næsten ikke at det er til at få øje på

hvad det egentlig er færøerne bliver holdt tilbage i i dag altså hvad det er man ville kunne mere hvis man løsrev sig fuldstændig i

hvad man kan i dag man kan jo næsten alt og gør næsten alt og

jo heller ikke at der er ret mange snærende bånd tilbage og det har vi heller ingen intentioner om

skal være overhovedet vi har et ønske om at færøerne kan

og jeg ser ikke nogen modsætning overhovedet mellem at være glødende færøsk nationalist og være med i et rigsfællesskab

fantastisk stærke identitet og kultur

gør det er bare derfor jeg synes at det er så vigtigt med den her dialog så man undgår at komme i en konflikt hvor man gør et eller andet som helt åbenlyst er i modstrid med grundloven

meget kan lade sig gøre men jeg tror alligevel ikke

er muligt at sige at grundloven beskriver rigsfællesskabet

ikke få ordføreren til at anerkende at når grundloven

siger at der er ét parlament hvor der er tre så er der ikke overensstemmelse mellem det ét og tre er ikke det samme

gælder for grønland og færøerne i forhold

folketinget har uddelegeret at man kan alle de her ting i praksis gør det jo ingen som

der forestiller sig at lave det om men men formelt set

kan køre en meget meget selvstændig linje på på grønland og færøerne og det gør

meget meget kreativt og på den måde har man virkelig fået grundloven til at fungere på en måde som som man sikkert ikke havde forestillet sig oprindelig men som jeg ikke synes kan siges at være i modstrid med med grundloven

forudsætning for at holde sammen på

være så forandringsvillig når man snakker om et rigsfællesskab

snakker om at udvikle og forbedre et rigsfællesskab

holde dig op på

sorte syn på at der ikke er sket en udvikling for

rigtig interessant at se det afspejlet i forskellige forhandlinger for eksempel medieforliget hvor det er helt oplagt at man bruger sin politiske indflydelse til at sikre at der også er fokus på grønland danmarks radio har jo blandt andet lavet hemmeligheder fra nuuk

og hammerslag i grønland og det synes jeg sådan set er nogle rigtig gode eksempler på et mere nuanceret billede af grønland som der er behov for i de danske medier og i det danske samfund derfor vil jeg spørge ordføreren

men også de andre partier kan gøre for at være med til at sætte grønland på på dagsordenen kan man sige ikke kun når vi snakker rigsfællesskabet og grønland

som har betydning for grønland for eksempel et medieforlig og jeg vil gerne opfordre regeringen til at man

at få både de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer med i

aftaler for jeg synes det er fuldstændig legitimt at man gerne vil det

og lagtinget det er meningen at når man er i folketinget

ser ret nøgternt på det jeg synes det er enormt vigtigt at man når man træffer nogle beslutninger også kender

og det jeg kan være bekymret for

som det første fremmedsprog i grønland er at adgangen til uddannelser i grønland kan blive forringet vi ved at

men det at læse medicin at læse jura

at læse psykologi eller nogle andre fag kan man ikke

på engelsk og hvis vi kigger på kompetencebehovet i grønland

som man ikke kan læse på engelsk i danmark

skal tages i grønland men jeg synes det er vigtigt at det bliver en del af den samlede diskussion

i danmark som man ikke kan opbygge på grønland simpelt

at man kan forestille sig at man har alle typer af uddannelser på grønland det

er ikke muligt og derfor vil det være sådan at man er nødt til at søge væk fra grønland for at få en lang række uddannelser

en given ting og sådan vil det være i al fremtid medmindre grønland tidobler sin befolkning og det tror jeg

sig så kan man jo enten få det i danmark eller man kan få det i andre lande fordelen ved at få det i danmark er at man får det gratis og man skal ikke forestille sig

holder op med at uddanne grønlænderne i dansk så de kan komme herned og få en uddannelse

jarlov meget ofte fremfører når det

lidt forvirret af den her her debat

jeg forstår ikke rigtig hvad holdningen

til det her eller hvad man egentlig vil advare imod i forhold til den færøske forfatning som allerede har været i høring

jarlov svarer på et spørgsmål hvor han siger at der selvfølgelig har

når man har skabt hjemmestyreloven og når man har lavet nogle

er det så man er så bange for nu om om man stadig fortsætter med en kreativitet der er nødvendig for at skabe den nødvendige elastik det er den ene ting den anden ting handler om om delegering jeg har opfattet det sådan at den delegering som er uddelegeret til det færøske samfund

forfatning som man er nødt til fra dansk side at sige ikke passer i

har ikke været så meget inde i det forfatningsarbejde men jeg ved jo bare det handler om styreformen

til at diskutere det så meget det er mere princippet

skrev ind i i grundloven at

en majestæt ville det ikke være foreneligt med

og så ville man skabe en konflikt i forhold til danmark og

hvis man ville have det på den måde så ville vi skulle til

folkeafstemninger og kæmpe flertal i folketinget og så videre for at lave det om

færøerne og grønland deltager mere på det område og jeg deler også den opfattelse at vi i høj grad trænger til at få et langt større indblik i og også indflydelse på

forsvars og sikkerhedspolitik der vedrører

men at der faktisk er masser af færinger om bord

færøerne har nogle områder som man varetager helt for sig selv og så er der nogle fælles opgaver heriblandt forsvaret forsvaret er ikke en dansk opgave det er en fælles opgave og der synes jeg at det er utrolig vigtigt at vi får rekrutteret bedre til det danske forsvar

forsvaret man har ikke værnepligt på færøerne og det er selvfølgelig lidt en ulempe i forhold til at få flere

i forhold til eksempelvis at være med i søværnet

så meget interesse og kompetence

frivillige der melder sig det er sjældent man reelt bruger værnepligten så derfor kan man da være ligeglad med om der er værnepligt på færøerne

sprog jeg forstår ikke at vi som danskere skal have et fortrin når vi samarbejder med grønland og færøerne

insisterer på at vi vil kunne forstå det ned i mindste detalje hvad angår nuancerne i vores sprog hvis nu de to andre parter sagde at de

kunne finnerne insistere på at alle skulle snakke finsk der bruger vi så en tolk som

så snakker vi skandinavisk med norge og sverige

hvor man der snakker man kun engelsk fra man kommer til man går i frikvartererne

til festerne og over det hele fordi det er engelske universiteter og fordi vi ved at hvis de

skal have en karriere inden for nogle bestemte områder har de en kæmpe fordel af at være rigtig rigtig gode til engelsk samtidig med de har deres modersmål hvad er grunden til at

så godt kunne tale færøsk eller grønlandsk når vi står her i folketingssalen det er bare nok ikke så realistisk i

også kunne tale færøsk eller

men jeg tror ikke det er så realistisk at vi

sproget så vi kan tale sammen det kan

mange steder i verden og hvis man vil have sig for eksempel en akademisk uddannelse eller ud i verden og arbejde

logisk hvis man sådan kigger lidt på erhvervsudviklingen

karrieren for det enkelte menneske

medmindre man forventer at grønlænderne bliver hjemme i grønland

at det er bedst bare at blive som i atten firserne vi er nødt til at sige at vi lever i et internationalt samfund og der er engelsk meget mere fremkommeligt end

en akademisk uddannelse gratis i danmark og hvis man skal til at

den i usa eller england i stedet for fordi

man kan tale sproget så får man ikke akademiske uddannelser på det samme niveau for under ethundredetusind

for at du kan få en akademisk uddannelse hvor du i dag kan få en gratis

set med grønlandske briller

af valget i grønland selvstændighed var ikke kun et tema under valgkampen var en debat som faktisk har præget hele folketingsåret

gået ti år siden vi i grønland fik selvstyre i to tusind og ni hjemtog vi råstofområdet og arbejdsmiljøet offshore men siden dengang har naalakkersuisut ikke hjemtaget ansvaret for flere områder naalakkersuisut konstaterede kort inden valget til inatsisartut at der ikke er udarbejdet en plan for hjemtagelse af de to og tredive områder som danmark varetager på vegne af grønland eller i fællesskab hvis man vil bruge den formulering inuit ataqatigiit mener at selvstændighed ikke må ske forhastet eller uden at vi er velforberedte det er vigtigt af hensyn til borgerne vi ser at der på den korte bane arbejdes på at finde flere positive eksempler på hvordan vi kan styrke rigsfællesskabet

positive historier så længe vi er et fællesskab

det er velkendt at der er lønforskelle blandt statens ansatte i henholdsvis danmark og grønland staten henviser ofte til at det er

ikke at være lønførende i grønland resultatet er dog en reel forskelsbehandling som

svært at bortforklare at grønlandske og danske politikollegaer der side om side udfører det samme arbejde

er fem tusind kroner lavere om måneden

ser sig nødsaget til at få boligsikring fra det grønlandske samfund

denne urimelighed kan vi simpelt hen ikke se bort fra i anstalten i nuuk er der for eksempel sytten ansatte

her skal vi huske på at anstalten

hårde kriminelle og at anstaltsbetjentene ligesom de danske fængselsbetjente

medfører et mere trygt og sikkert samfund i grønland er den personfarlige kriminalitet

fire gange så høj som i danmark og fyrre procent af de indsatte på anstalterne har været anbragt uden for hjemmet som

i anstalterne anstalterne har vi socialrådgivere og beskæftigelseskonsulenter men det er desværre ikke nok forholdene og mulighederne for de indsatte på anstalten i nuuk kan derfor på ingen måde sammenlignes med de tiltag

dette er relevant i forhold til anstaltsbetjentene og deres løn og arbejdsvilkår som vi ved

og her skal de sytten ansatte på anstalten i nuuk være med til at tage vare på forvaringsdømte det er vigtigt

nye uddannelsestiltag og ikke mindst initiativer til at fastholde kvalificeret og erfarent personale hvis vi ser på den nye anstalt

er der en normering på fem og tres ansatte som det ser ud lige nu

betyder det helt konkret at tre fjerdedele af personalet i den kommende anstalt enten må forventes at være under uddannelse ufaglært eller tilkaldt arbejdskraft fra danmark eller andre steder fra

der er behov for en ny anstalt i grønland det er der slet ikke nogen tvivl om men når vi nu vælger at bruge hundredvis af millioner kroner på de fysiske rammer

det et udtryk for en manglende rettidig omhu omhu rent politisk en arbejdsgruppe som skal se på lønforskellene for statens ansatte på justitsområdet er blevet nedsat og det forventes at de færdiggør deres arbejde senere i år justitsministeren har afvist at mødes med inuit ataqatigiits repræsentant i folketinget med henvisning til at denne arbejdsgruppe har brug for arbejdsro det er bekymrende når vi ved at anstalten åbner i to tusind og nitten

der ikke er kræfter nok til at løfte den store opgave som

med kvalificeret arbejdskraft inuit ataqatigiit vil derfor på det kraftigste opfordre regeringen til at prioritere en snarlig løsning i forhold til den forskelsbehandling som uddannelsesmæssigt og lønmæssigt finder sted på justitsområdet

kan man sige at kultur er med til at bygge bro mennesker som vil hinanden er også med til at bygge bro

er for fællesskabet er ligegyldighed det er næsten mere skadeligt end had når vi viser ligegyldighed over for hinanden hvis ikke vi vil hinanden nok

grundlaget for vores fællesskab truet og grunden til at jeg nævner det er ikke fordi det er udtryk for en ligegyldighed fra fra min side eller fra inuit ataqatigiits side men det er fordi det er udtryk for en reel bekymring heldigvis

oplever jeg at når gode konkrete projekter såsom kultur og erhvervsprojektet nukiga som på grønlandsk betyder min styrke er godt i gang

ved en nylig danmarksturné i fire byer

og det var en stor fornøjelse at se de mange grønlændere som deltog og de mange danskere som var nysgerrige på grønlandsk musik det er positivt for de grønlandske kunstnere som fik promoveret grønlandsk musik på fineste vis men vi ved også at kulturforståelse

grønland blandt danskere er en vigtig sag at arbejde for både her i folketinget men også for os i inuit ataqatigiit derfor er vi også rigtig glade for at nukiga

at komme ud på landsdækkende plan og jeg synes der stadig væk ligger et rigtig stort arbejde

nogle fine arrangementer både til gavn og til glæde for

grønlandske borgere i danmark et andet rigtig godt initiativ er operation dagsværk som her den syvende november i

landet rundt vil være med til at sikre at danske unge får større viden om grønland

penge til nyt undervisningsmateriale om det moderne grønlandske samfund hertil kommer også at regeringen har taget et initiativ til en historisk vidensindsamling om danske unges kendskab til grønland jeg synes at alle de her eksempler er med til at give

meget mere af i det medieforlig

været medvirkende til at danmarks radio styrkede

sin indsats i forhold til dækningen af grønlandske og færøske forhold blandt andet er der forskellige livsstilsprogrammer

tidligere i et spørgsmål til en anden ordfører

fokus er på det moderne liv

er med til at give et mere nuanceret billede af det grønlandske samfund vi har også set at der er sket en bredere dækning i de danske medier af det nylig grønlandske valg og det er positivt at danmarks radio efterlever de krav som der allerede er i medieforpligtelsen og at der er det fokus fra de danske

på det grønlandske valg de seneste års fokus på grønlandske forhold har efterladt

der har skabt en større viden en større forståelse blandt almindelige danskere

og det grønlandske samfund alt dette er med til at bygge bro og til at gøre det svært ikke at være optimistisk når det kommer til at vi får mere viden om grønland i det danske samfund

bliver styrket og at den fortsætter så vi kan komme unødvendige fordomme om grønland og grønlændere til livs vi vil gerne være med til at sikre at der kommer flere nye og positive historier vi vil gerne kigge fremad og det mener vi der i de kommende år vil være et meget stærkt behov for

for at fortsætte arbejdet efter ordføreren er kommet i folketinget en af fællesnævnerne for

de udfordringer der er er jo desværre ofte

vi har tidligere her i debatten været inde på at op mod halvdelen af

falder ud af gymnasiet blandt andet på grund

hvis vi sætter engelsk som første fremmedsprog

endnu mere et problem for eleverne vi bliver klemt altså her hører man en elevrådsformand der advarer mod at nedprioritere dansk er ordføreren enig

som jeg sagde synes jeg det er paradoksalt at vi er så optaget af hvad det er der foregår i grønland i forhold til sproget når vi ikke selv fejer for egen dør det er egentlig her

det her med at sikre at vi ikke forringer

adgangen til til danskundervisning for de grønlændere der vælger at bosætte sig her i danmark

set kan gøre noget ved her i folketinget jeg er rigtig glad for at det ser ud som om der er et flertal til at vi sikrer at vi ikke får sidestillet grønlændere med med udlændinge for det synes jeg er et meget uheldigt

i grønland og jeg synes det er vigtigt at man ikke ignorerer den faglige arbejdsgruppe som sådan set er nedsat

udtrykker en bekymring som jeg synes man er nødt til at forholde sig til hvis det er at engelsk skal være det første fremmedsprog

som jo ville stå langt stærkere på arbejdsmarkedet

hvis de var bedre til til dansk så det er i høj grad også et spørgsmål

det man jo netop hører fra nordgrønlands gymnasium

de grønlandske politikere vejer hele den politiske debat om selvstændighed tungere end den grønlandske ungdoms

ia og og prøve at fremme at at dansk forbliver den den øverste prioritet i forhold til sprog som

jeg har jo løbende en debat med med gruppen derhjemme som jeg kalder inatsisartutgruppen

pengene er jo blevet brugt til socialstyrelsens indsats her i i danmark

også derfor jeg synes det er vigtigt at grønlandsudvalget tager det her op for det er jo ikke gjort med en rapport eller med en række anbefalinger de anbefalinger

og der skal vi se om der er behov for at vi følger op på de anbefalinger men det er jo selvfølgelig i grønland man skal være med til

efterleve indsatsen og styrke indsatsen for

og det koster især en menneskelig indsats i grønland

et venstreorienteret grønlandsk parti med nogle socialistiske værdier

spørgsmålet om den store ulighed i

hvad er jeres ideer om

få nedbragt uligheden og

fattigdomsgrænse og så en handlingsplan i forhold til den fattigdom der

men det er sådan i grønland at når der kommer et valg bliver hele bordet ryddet kan man sige i forhold til de politiske sager der ligesom har været oppe men det er mit store håb at der er er nogle der bliver ved med at have fokus på den her ulighed

det er virkelig et område som jeg synes er

uddannelsesområdet og på en lang række andre områder

som jeg mener der er behov for men jeg

synes jo at uddannelse er et rigtig godt sted

at der er og bør være en vis kommunikation mellem danmark og grønland jeg tænker ikke bare på den almindelige kommunikation med et land der sender tre

at det måske kan give anledning til

lidt samarbejdsvanskeligheder hvis man ligesom melder sig ud af det danske sprog for nu at bruge det udtryk og hvordan ser ordføreren i øvrigt på mulighederne for de unge

den henne jeg går ud fra at det fortsat skal være i danmark men jeg må beklageligvis sige

at man også forstår at vi har rigtig mange grønlændere som som også læser uden for danmark allerede i dag eller vi har nogle nogle få rundtomkring som som læser uden for danmark

ja det har nogle økonomiske konsekvenser hvis næsten alle eller størstedelen skal læse uden for

vil selvfølgelig gerne fastholde den gode

en stigning stigning i uddannelsesniveauet blandt grønlandske unge så

til det her med med samarbejdet jeg tror de fleste som sidder herinde

der kommer til at ske fremadrettet og hvad det er for nogle konsekvenser det kommer til at have og som sagt

man kender det fulde billede også

et andet sted i verden jeg lægger her til grund at vi som udgangspunkt underviser i dansk i danmark så det kan de ikke forstå

det er vigtigt at vores unge også kan dansk det synes jeg jeg synes at sprog åbner nogle døre det gør dansk også

er en lærerforening i grønland som hedder imak som også har udtrykt bekymring

rigtig lang tid at omstille hele lærersystemet til at at undervisningen

heller ikke er berøringsangst over for at tale om nogle af de udfordringer som grønland

i særdeleshed børneområdet som

fra københavns universitet i spidsen

droppe det danske sprog frem for for det engelske

også fordi det har en betydning i forhold til uddannelsesområdet og igen i forhold til om vi har

tre milliard kroner på socialområdet det jeg synes

er bekymrende er at vi ikke ser de resultater som vi egentlig gerne vil se det vil sige at der er færre der bliver udsat for seksuelle overgreb og og færre

til sproget synes jeg altid man skal lytte til de folk som har et indgående kendskab til de forskellige områder jeg nævnte tidligere lærerforeningen imak jeg synes de kommer med nogle interessante betragtninger

og som sagt også den her ekspertgruppe jeg synes at det er bekymrende

synes jeg bare at det er godt at vi nu er nået så langt

at vi tør tale om det og at vi også sætter ind

gode professor anne holmen siger at der i hvert fald vil gå et sted mellem femten og tyve år før

ordførerens parti i grønland har øje for og også vil arbejde aktivt for nemlig at man tager det her i i det tempo der om jeg så må sige er behov for og ikke bare implementerer det

er rigtig mange grønlændere som jo kun taler dansk

den nation hvis sprog man så ikke taler

internt i et parti så det er jo selvfølgelig en en drøftelse som man skal have hos inuit ataqatigiit

og nogle af de bekymringer som jeg ser

er men jeg synes ikke at der er sådan en entydig konklusion

har tidligere været nævnt at man skulle lære alle tre sprog og det er der ingen der kan være uenige i men vi ved også

grundig redegørelse om tilstanden i rigsfællesskabet som den ser ud netop nu det er særlig godt at se på hvor mange områder der gennem det sidste år er sket fremskridt både i samarbejde mellem danmark og grønland og i forhold til den danske indsats på de områder som er rent dansk ansvar jeg tillader mig at mene at dette også er et resultat af det arbejde vi medlemmer fra rigsfællesskabets nordatlantiske områder yder her

en debat som denne bør fokusere på fremtiden og de områder hvor rigsfællesskabet stadig kan forbedres og jeg er også rigtig glad for

rigsfællesskabet alle sammen peger på at der er områder der helt bestemt kan forbedres

der har som bekendt været afholdt valg i grønland

men samtidig ønsker vi at styrke og forbedre det samarbejde der foregår i rigsfællesskabet som det er nu det er også vigtigt at forstå at mens rigsfællesskabet fungerer bør det også skabe fuld lighed for alle dets borgere på de områder som er under dansk kontrol derfor bør arbejdet med at sikre de mange områder som stadig varetages fra danmarks

styrkes og bringes helt på linje med forholdene

som der står i regeringsgrundlaget den nye regering i grønland ønsker at hjemtage de sidste områder under selvstyreloven der endnu ikke er hjemtaget det er en del af vores ønske om selvstændighed og en proces der i sig selv vil ændre rigsfællesskabet men vi ved også udmærket godt at der følger en regning med derfor har vi blikket klart rettet mod de områder hvor vort land kan skabe nye selvstændige indtægter

skal skabe vores egen selvbærende økonomi og befri danmark for bloktilskuddets byrde kan udfolde sig det område af verden vi lever i og som danmark derfor i dag er en del af det arktiske område forandrer sig i disse år med rivende hast hvor klimaforandringerne andre steder kun skaber problemer bringer de faktisk nye muligheder for os og enorme muligheder hvor isen forsvinder åbner der sig en helt ny økonomisk situation for hele det arktiske område

en forandring så omfattende at internationale investorer

inden for de nærmeste år vil ske investeringer i det arktiske område for mere end en trilliard dollars nye sejlruter vil skabe behov for nye havne og servicefaciliteter nye miner vil skabe behov for internationale investeringer og nye lufthavne vil åbne for både handel og turisme i et omfang

både styrker grønlands ønske om selv at kunne manøvrere i den nye internationale virkelighed og samtidig fortsætte et tæt og konstruktivt samarbejde med danmark

fremtrædende diplomater og forsvarsfolk og politikere nu peger på behovet for en ny konstruktion af fællesskabet mellem danmark grønland og færøerne en konstruktion bygget på en ny konstruktiv tilgang til de ønsker vi har om frihed og egne forfatninger det hilser jeg velkommen det vil være et gode for os alle hvis vi kunne skabe den fremtid sammen og i enighed men inden vi når derhen er der en række ting både inden for rigsfællesskabet og i grønland selv der skal bringes på plads til det har vi brug for investorer udefra

kan hjælpe os med at få vores økonomi til at blomstre og vores arbejdskraft til at blive

mere kvalificeret end den er i dag det gælder både på råstofområdet og på infrastrukturområdet begge steder ser vi i dag en interesse fra

det samme sker desværre ikke fra dansk side hvor der nu siden jernmineplanerne ved nuuk har været en konstant negativ omtale af kinas interesse i grønland alt imens danmark selv gerne ser kinesiske investeringer i den danske økonomi og arbejder målrettet på at tiltrække dem denne forskel i tilgangen til kina er ikke konstruktiv for os regeringen mener at der kan være udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål og problemstillinger hvis et kinesisk selskab

i grønland dette budskab er blevet understreget af statsministeren i en artikel i politiken i dag jeg finder det uacceptabelt at danmark vil blande sig i et anlægsbud i grønland blot fordi entreprenøren er kinesisk det har på intet tidspunkt klædt danmark at agere som et overherredømme heller ikke i dag jeg må minde regeringen om at danmark har støttet kinas deltagelse som observatør i arktisk råd og dermed understøttet kinas interesse for at medvirke aktivt i udviklingen af arktis derudover har udenrigsministeriet via initiativet invest in denmark nedsat en arbejdsgruppe som skal søge kinesiske investeringer til danmark spørgsmålet er så ønsker regeringen kun kinesiske investeringer til danmark hvad med resten af rigsfællesskabet eller ønsker regeringen også investeringer til resten af rigsfællesskabet

udvikling i fremtiden lad os derfor respektere hinandens ønsker også dem om forandring af rigsfællesskabets grundvold lad os blive ved med at drøfte rigsfællesskabets indhold mulige forandring og rammerne for vores fremtidige samarbejde og lad os arbejde sammen om at få det til at gå i opfyldelse i fremtiden tak

den danske ageren altså statsministeren har både i medierne og her på talerstolen jo sagt direkte at han rækker hånden frem

gerne ønske ordføreren tillykke med at være udvalgsformand både i grønland og i danmark så ordføreren har jo en unik rolle netop for at kunne fremme

hvis ordføreren først lige kan kommentere på det med den fremstrakte danske hånd jeg synes statsministeren ikke kunne gøre det mere tydeligt og samtidig

derefter komme ind på hvad ordføreren selv vil gøre for at

at han sagde at han var parat til at række hånden

et tættere samarbejde også hvad angår infrastruktur jeg glæder mig til at høre hvad det er han

at den danske regering rækker hånden frem hvad angår infrastrukturområdet

jeg glæder mig også til at høre hvad det er det betyder betyder det at den danske regering at danmark er villig til at investere

lufthavnsbyggerier fremover eller hvad er det

flere år og og emnet om en investeringsfond om samarbejdet har været oppe flere gange fru aaja chemnitz larsen har flere gange nævnt det for statsministeren og han har hver gang sagt at han er åben

så jeg synes ikke det er fair at ordføreren står og siger at det er første gang hun hører statsministeren sige

være udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige problemer hvis et kinesisk selskab bliver involveret i lufthavnsbyggerierne i grønland

det er for nogle problemstillinger man tænker

forvejen selv synes at kinesiske investeringer i danmark er rigtig smart

vores villighed til at arbejde med de danske

og snakke om grønlandske forhold og fælles forhold og fremtidige

blevet valgt til det hjemlige parlament og tillykke med det er blevet formand for et udvalg

ordføreren har fået partitilknytning

så vidt jeg husker og jeg mindes

at man på alle mulige måder ville gøre alt hvad man kunne for

udtalelser som jeg skal lade være med at gentage her

er i hvert fald ikke noget som i min optik

i et fællesskab jeg skal såmænd bare høre om ordføreren deler

jeg ved ikke hvad der blev sagt men jeg kan sige én ting og det er klart og

have lov til at snakke ærligt og åbent om

tanker man har og også om de problemstillinger der er i rigsfællesskabet uanset om

tale grimt til hinanden det synes jeg bestemt ikke

til mødet men jeg kan i hvert fald bare huske at jeg sad ved siden af ordføreren hele vejen til canada fordi vi skulle deltage i det samme arktiske møde

udenrigsminister vittus

på hinanden og krumme tæer over de udtalelser der kom om danmark og

ikke er den indgangsvinkel som ordføreren har til det samarbejde der skal videreføres

sin mening lige så klart som man ønsker det ligesom det også er tilfældet her jeg synes også at

respektere hinanden for de holdninger man har

synes jeg der skal være plads til nogle

man har forskellige holdninger til det men behandle hinanden

ordføreren sige

rolle i arktisk politik jeg tænker på

man skal finde en eller anden

for balance sammen med danmark i den her sammenhæng som

generelle viden om grønland ligger på et meget lille sted og at man bliver nødt til at gøre noget for at fremme denne viden og information til den generelle befolkning

bevæger mig rundt her i denne del af rigsfællesskabet

se hvor lidt man egentlig ved om selve rigsfællesskabet

blandt mine kolleger generelt at om grønlandske forhold

projektet som som rigsfællesskabet

havretskommissionen under fn kravet om kontinentalsoklen og nordpolen

lille interesse i hvad det er polhavet bringer med sig og

arktiske stater udformer for polhavet og

at se en manglende viden om så vigtigt et spørgsmål

om selve projektet det er jeg lidt overrasket over og jeg ville

at når vi diskuterede emner som

det er om hvordan ordføreren ser på

grønlands rejse hen imod selvstændighed når man nu tænker både

det gør vores parti heller ikke vi synes det er utrolig vigtigt at

den tid det skal have for at nå dertil det er ikke bare et politisk ønske

selvstændighed det drejer sig om økonomi det drejer sig

det drejer sig om forfatningsarbejde det drejer sig om samarbejdet mellem danmark og grønland og mange andre ting det drejer sig om mange mange spørgsmål der skal være i orden og

til den kritik der var i forhold til regeringens udtalelser om

jeg vil egentlig sige at jeg er enig med med venstre i deres kritik af ordføreren i forhold til til det her med en arktisk investeringsfond

rende ind i en rentefælde altså at man

længere bane måske kan have svært ved at leve op til de betingelser

bliver stillet uanset om det er en arktisk investeringsfond eller om det er en

jeg synes ikke helt at kritikken fra ordføreren er på sin plads så vil jeg sige at at et andet område

eus budget og grønlandsinstrumentet

fra inatsisartut så man også fra grønlands side var med til at tale grønlands sag der har været et samråd i europaudvalget

involveret i at sikre at partnerskabsaftalen udvikler sig bedre end i

også bliver en aftale om forhøjelse af uddannelsesniveauet i grønland

den fortsætter hvad angår en kinesisk investering

udenrigsministeren kommer til samråd om selve spørgsmålet og og statsministeren finder en kinesisk interesse i grønland vigtig nok til at fremkomme med en artikel i dag hvor han påpeger at der kan være udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål og aspekter involveret i det her det er derfor jeg

kinafobi det synes jeg ikke er nødvendigt

kina som en af deres vigtigste indsatsområder

i grønland i stedet for dansk

i fremtiden at alle typer uddannelser kan være i grønland fordi antallet af unge er for lille til at man realistisk set kan opretholde enhver form for specialiseret uddannelse

grønland så mange grønlandske unge har behov for at rejse ud i verden i dag får man tilbudt en gratis uddannelse i danmark men forudsætningen for at kunne få det er jo at man taler dansk og hvis man begynder at tale dårligere dansk

de grønlandske unge som i forvejen har svært ved at klare sig eksempelvis i gymnasiet på grund af dårlige danskkundskaber klare sig endnu dårligere mener fru aleqa hammond ikke at det vil betyde et fald

uddannelsesniveauet for de grønlandske unge og er fru aleqa hammond ikke bekymret for den udfordring

alle tre sprog jeg personligt

taler vi grønlandsk og engelsk vores børn kan dansk i forvejen for

god undervisning i skolerne i nuuk men uden for nuuk

tilgangen til at kunne praktisere dansk ligger på et helt andet niveau end

og derfor kan det også være lidt forskelligt fra sted til sted

hele verden

jeg synes også at den globaliserede verden

også for at kunne tage en uddannelse uden for for rigsfællesskabets rammer selvfølgelig er det jo godt at grønland

aftale hvor vores unge kan tage sig en uddannelse hernede og derfor synes jeg også at forældrene til enhver tid skal sikre

man ønsker at de klarer sig bedre i samfundet og også får sig en uddannelse

jeg går ikke ud fra at det der er intentionen her er at man skal bevare samme antal dansktimer

jeg går ud fra at ambitionen fra den nye

er at der skal være færre dansktimer i skolen end der er i dag er det ikke korrekt og hvis det er korrekt at

er det vel også en rimelig uundgåelig konklusion at så bliver de grønlandske unge dårligere til dansk og derved får dårligere mulighed for at tage de gratis uddannelser i

vælge om det er engelsk eller dansk man vil satse

integrationsministerens forslag om

danskuddannelse i danmark for grønlandske borgere

bliver vedtaget af flertallet jeg håber der vil være en være

særskilt undtagelse der sikrer at grønlandske borgere ikke

færøske medlem herre magni arge

en spændende formiddag og

det har jo været en fornøjelse at høre godt det går alle steder og hvor glade alle sammen er er martin breum leverede en udmærket debatbog forleden hvor han spørger om politikerne holder igen i debatten så man undgår at afsløre en grundlæggende uenighed om rigsfællesskabets fundament kompetencefordeling og fremtid se det er et

en debat om det såkaldte rigsfællesskab så jeg vil gerne give et bud på nogle svar til spørgsmålene historien viser at regeringer stort set følger devisen om at så længe vi ikke har nogen diskussion om det såkaldte rigsfællesskabs konstruktion

beholder vi status quo og partierne har med få undtagelser i større eller

fulgt skiftende regeringers politiske linje som underforstået

har der altid været nogle engagerede enkeltpersoner som især har interesseret sig

problemstillinger men i øvrigt er det lidt svært at mærke pulsen for engagementet er ikke helt så stort undtagen i spændte situationer de her mere dybtgående overvejelser der graver et spadestik dybere ned og lægger

nye overvejelser om alternativer til nuværende

men nu er der åbenbart et momentum et momentum som har fået flere centrale debattører på banen og bryde tavsheden blandt dem folketingets nestor

i øvrigt mangler her nu samt admiral nils wang og den udenrigspolitiske chefstrateg peter taksøe jensen motiverne kan ganske vist være meget forskellige men nogenlunde fælles for dem er at de mener det er på tide at nytænke samarbejdet mellem danmark

den nuværende form vil næppe bestå langt frem i tiden og det har de fuldstændig ret i hjemmestyreloven af nitten

otte og fyrre blev undfanget i en ulige kamp om den politiske magt over

verdenskrig lovgivende kompetence udøvende magt egne domstole

og indgik en monetær union med storbritannien selvtilliden var i top økonomien var stærk briterne havde anerkendt det færøske flag anseelsen for indsatsen under krigen var stor da den danske statsmagt så dukkede op efter mere end fem års fravær havde den kun én dagsorden at fravriste færingerne den nyvundne politiske selvstændighed og sikre

gennemførte man en folkeafstemning den fjortende september nitten seks og fyrre hvor vælgerne fik tilbudt enten at vende tilbage til en semikolonial status fra før krigen

for en ny kolonialisering og en rystet dansk regering nægtede nogle dage senere at anerkende folkeafstemningens resultat og opløste

ved ordet rigsfællesskab for en af kreatørerne som var

et fællesskab mellem nationer forudsætter ligeværdige parter som deler for eksempel en føderativ struktur men sådan er hjemmestyreloven slet ikke konstrueret den har en hierarkisk struktur hvor

har sikret sig enhedsstatens fortsatte beståen

som overstat og færøerne som en undergivet enhed og med

står i stærk kontrast til det færøske folks opfattelse af

til selvbestemmelse på folkeretligt

til selvbestemmelse og at den øverste myndighed ligger hos det færøske folk det betyder at vi skal

gennemføre folkets vilje når det færøske folk igen beslutter at færøerne skal blive selvstændigt uanset hvad man mener om den sag i københavn sådan regulerer man også forholdene efter international lov mellem en statsmagt og nationer med

at bestemme sine eksterne forhold

til at etablere sig som selvstændig stat

international lov og internationale samfund men skiftende statsministre har hævdet gerne mundtligt at man forventer at folketinget vil imødekomme et ønske fra det færøske folk når det kommer derfor vil

en forhandlingssituation hvis parterne bliver uenige om tilgangen til selvstændighed

fra første

i det såkaldte rigsfællesskabs historie har vi således haft vidt forskellige opfattelser af fællesskab og ligeværdighed og helt forskellige forventninger om

om statens opfattelse af hjemmestyret er

er verdens gang dynamisk og således også vores eksistensbetingelser for eksempel

deponere en del af sin suverænitet i bruxelles gennem medlemskab af

europæiske fællesmarked mens færøerne forblev udenfor det var et

afleverede i bruxelles den naturlige konsekvens ville være

at færøerne fik det fulde ansvar på disse

i verdenssamfundet men

hensyn til enhedsstaten formoder jeg havnede man i en håbløs konstruktion

den europæiske union på den ene side

altså man skal potentielt tjene to herrer på samme tid og det er svært

i kølvandet på makrelstriden da eu erklærede økonomisk krig mod færøerne

til at lukke sine havne for færøsk eksport så stod

over tohundrede og halvfjerdstusind kvadratkilometer som er nogenlunde det

at forhandle nye aftaler med andre fiskerinationer

og behovet for at agere over for det internationale samfund som fuldt suveræn fiskerination er kun steget med årene men den udenrigspolitiske lov fra to tusind og fem

til trods for hjemmestyrelovens begrænsninger har vi

et robust samfund med veluddannede

en stærk økonomi infrastrukturen er i top kulturlivet blomstrer og vi har efterhånden

kompetente administrationer men vi er ambitiøse og vi vil videre på vores rejse frem mod selvstændigheden og vi vil gerne bidrage til at skabe et bæredygtigere verdenssamfund vores naboer i syd storbritannien vil gennem brexit uden tvivl skabe et

geopolitisk momentum oppe nordpå og det kan åbne for nye strategiske samarbejder mellem

i nordatlanten og arktis som kan få stor glæde af storbritanniens betydelige pondus

det værste på væggen på grund af brexit

at fundamentet for det såkaldte rigsfællesskab var ubalanceret fra start kompetencefordelingen passer

nutidens udfordringer eller vores ambitioner

for unge ambitiøse færinger

langt mere end en passiv tilværelse på bagsædet af

ordføreren om noget når færøerne bliver selvstændige

suverænitetshåndhævelsen og forsvarspolitikken bliver hjemtaget af færøerne hvordan har

at man vil føre forsvarspolitik

samfund og gerne vil deltage i en nato sammenhæng eventuelt på linje med det som

sagtens kan forestille sig at

storbritannien er vores nærmeste nabo ligger lige syd for os og færøerne ligger som en slags baggård og

forsvarsværkerne i storbritannien og det vil egentlig være en

også allerede i dag har en aftale i nato og fra

grønlandske regering nu har valgt at gøre engelsk

første fremmedsprog og jeg hører meget kritik af det her fra salen

er det en tendens man vil kunne se

at man overvejer at gøre engelsk til første fremmedsprog og

vi bliver nødt til at anerkende

nærmest er dygtige

engelsk allerede før de kommer i skole så

almindelighed er det engelsk som de er dygtigst til som som deres første fremmedsprog men jeg tror

gerne så at vi bibeholdt en meget god kundskab

både dansk og nordiske sprog i

at tale sammen med alle de nordiske lande på de forskellige sprog men jeg finder det ualmindelig ærgerligt at det eneste sted hvor man i øvrigt gransker og forsker i færøsk

er man ved at nedlægge undervisningen i

tænke sig end de vilkår der er i dag hvor færøerne rent faktisk selv kan bestemme hvilke områder der

egentlig flyder lidt ud de er ikke så

vi hørte for eksempel ordføreren for de konservative stå her

og sige at hjemmestyreloven kan kaldes

erkendt at det er en uigenkaldelig delegation til det færøske samfund jeg

skræmmende at man stadig væk mener det i to tusind

et løfte fra skiftende statsministre

om at man tror at folketinget vil acceptere et færøsk ønske om at blive selvstændig er

i tilfælde af at man kommer i en konfliktsituation som man gjorde det i år to tusind

være ualmindelig vigtigt og det eneste ordentlige at gøre at man meddelte det internationale samfund gennem fn

hvis man virkelig mener det i det i danmark

man også kunne aflevere den besked i fn og hvis man mener at det koster for meget at gøre det

jeg er klart af den opfattelse

at færøerne har en ubetinget ret

iværksætte en selvstændighedsproces med egen grundlov og hundrede procent selvstændighed i det øjeblik

det er der ingen tvivl om i mit sind heller ikke omkring grønland det har vi diskuteret mange gange og det står vel også beskrevet i hjemmestyreloven at det rent faktisk er sådan men at man selvfølgelig skal

en folkeafstemning blandt sit folk er noget der siger sig selv

men der er dog en kæmpestor forskel på

host state i det her tilfælde danmark har meddelt at man fuldstændig accepterer den eksterne selvbestemmelsesret

så er det en sag for det internationale samfund i tilfælde af at man skulle komme i en konflikt se bare på for eksempel catalonien som er havnet i en situation hvor alle lukker øjne og ører og siger det er en intern sag for spanien det fordi de ikke nyder sådan

næsten udelukkende drevet af eksport og

selv om udenrigspolitik selvfølgelig formelt er et

må vi kunne tale vores egen sag på de områder som er væsentlige for vores økonomi og dermed vores befolkning det oplever jeg også en stor forståelse for her i huset og jeg vil kvittere for at regeringen er gået ind i i drøftelser med landsstyret om at erstatte den såkaldte dfg ordning det er ikke hensigtsmæssigt at tre lande som givetvis mange gange har krydsende interesser ikke kan udtrykke mere end én mening i internationale sammenhænge det håber jeg

det er beklageligt at man nogle gange ser for snævert på

det var meget beklageligt at danmark sidste år annullerede en fuldstændig

det bør ikke gentage sig man må finde en ordning så den den slags kan lade sig gøre

politiske løsninger har man også fundet når det gælder de mange grænsehindringer som opstår mellem de to systemer på færøerne og i danmark

vedtog folketinget enstemmigt at sidestille

vis social ydelse tak for det så

men der opstår jo altid nye hindringer når

opstår der altid nye hindringer og hver gang vi

tre år der er gået har fået fjernet en

er et arbejde som må fortsætte løbende jeg havde en suppleant

folketinget først i maj

fornuftigt at ombygge en gammel bank i centrum af tórshavn til en ny politistation

fint møde med justitsministeren om sagen hvor vi vi fik løfte om om at man vil se på mulighederne for at bygge en anden station i stedet for at ombygge den gamle bank

er der vej man kan helt sikkert helt sikkert få en langt bedre løsning for de samme penge hvis man sadler om nu afslutningsvis vil jeg kvittere for at regeringen så så velvilligt på mit beskedne ønske i forbindelse med finansloven jeg kræver ikke at de nordatlantiske mandater skal være med til selve finanslovsforhandlingerne men det er fint at vi har de såkaldte sættemøder med ministeren hvor vi kan finde ud af nogle mindre ting

såkaldte fargenprojekt et meget ambitiøst færøsk projekt og det kommer oven i de ti million

projekt et løft i sig selv men regeringens velvilje er også en

blåstempling som gør det langt nemmere at få private investorer om bord

jeg talte før om daniel fra matador han blev smidt ud af sit hus af sin far fordi faren manglede kendskab til hvem sønnen var ud af det manglende kendskab voksede fordommene og ud af dem voksede konflikterne og ud af

kom så bruddet mellem far og dreng

i fællesskab mellem danmark og færøerne lad os styrke

nu er det her formentlig den sidste debat af sin slags vi har i den her valgperiode

brugt megen tid og megen energi på at styrke den her følelse af fællesskab ikke med at tale ned til

og lytte til folk på gaden i tórshavn eller under bruseren i svømmehallen

møder folk på den måde i øjenhøjde

personligt kendskab så styrker man virkelig følelsen af fællesskab

taler som bliver holdt i fjernsynet og så videre så

gerne kvittere for og det var det sidste ord jeg havde

kulturelt kendskab kan bygge bro over politiske uenigheder

den færøske selvstyrebevægelses

danmark selv om han var uenig politisk det første

jeg kender et land der er sat lavt

har nogen bjerge men skal prises højt af de andre i den nordiske familie det land er danmark så smukt som en ung pige med smil på sine læber og

uenigheden var meget stor politisk men kendskabet og respekten var meget stor på det kulturelle plan

med at det eneste sted man kan studere færøsk er her i københavn og det nedlægger man

den her uddannelse i både islandsk

oldnordiske og når vores ordfører på området har spurgt ind til det her

at vi forfølger den her sag for vi mener faktisk ikke at det er rimeligt at lige præcis den her

det er jo cpr numre og p numre det er vores telefonvæsen hvor

færøske telefoner ikke kan bruges i danmark og så videre

nogle ting som jeg blandt andet har har taget op og det skal vi jo selvfølgelig gøre alt hvad vi

en vilje eller måske mangel på samme fra færøsk side

kan jeg faktisk ikke bekræfte det kender jeg ikke noget til

er ligesom i det nordiske samarbejde alle mener det er forkert men når systemer arbejder hver for sig

taget rigtig lang tid men jeg er meget glad for at man ville det

men viljen er til stede og den den tror jeg faktisk er

jo også mig en gåde og jeg har spurgt til det nogle gange hvorfor man ikke ikke sender

mere grønlandsk og færøsk tv i danmark og der er

bare for at sige at hvis man fik kendskab til færøerne ind

ville man også have en større forståelse for det her rigsfællesskab og for hvad der rent faktisk

nogle af de udsendelser som har været allermest set er jo eksempelvis når søren ryge farer rundt oppe på færøerne med en ketcher og

her ting flere gange og der har været debat om det i salen her har så ført til at man har taget det op og

lavet materiale som de lærere som ønsker at undervise i det her har adgang til så

muligheden jeg synes der mangler det sidste skridt nemlig at gøre det obligatorisk når det gælder dr er

det også kommet ind i public service aftalen at man skal have mere materiale fra færøerne det

der blev sagt af ordføreren ja der er venskaber ægteskaber bekendtskaber

lidt når vi har den store diskussion

to lande så det er rigtig godt at man man lige minder hinanden om at

op også i en diskussion som i dag færøerne har ligesom grønland

når det drejer sig om

mellem danmark og færøerne når det gælder grænsehindringer af teknisk slags når det gælder handel

indgår vi aftaler med andre vi har lige indgået en med tyrkiet

vi har indgået en med usa og vi har indgået med storbritannien det gør vi selv og det

organisation og man kun kan tale med én stemme fordi det

én stat ikke når danmark er med og færøerne

én stemme og nogle gange er vi ikke enige og det er jo uheldigt

som regulerer fiskeriet i det nordlige atlanterhav der er grønland

sikkert vi altid er enige måske har vi en totalt forskellig tilgang til nogle ting og der kan være konflikter mellem grønland og færøerne men vi bliver tvunget til at sige de samme ting

statsministeren der har ordet nu værsgo

fem timer det vidner jo om et

stort engagement i rigsfællesskabet og en interesse for at diskutere de udfordringer og muligheder vi har

har været mange nuancer jeg synes også

at de to andre lande i rigsfællesskabet

forskellige udfordringer og det er måske godt at tage

set meget enig med herre christian juhl

lidt uvant for mig lagde ud med en ros som jo i virkeligheden gik på at vi skulle have

herre christian juhl nævnte at når man læste den redegørelse jeg har oversendt forud for drøftelserne her i dag

en række små og store tiltag som har fundet

samme spor med en række sådan konkrete eksempler på ting der betyder noget i virkeligheden

er helt med på at den her debat har forskellige dimensioner herre magni arge

det er et såkaldt rigsfællesskab

og det kan man teoretisere meget længe

det andet hjørne er jo det mere praktiske og konkrete og jeg kan godt lide den tilgang for små to uger siden stod jeg ret mange meter under atlanterhavet

streymoy og eysturoy hvor der er et tunnelbyggeri i gang som blandt andet betyder at man kommer til at anlægge den eneste rundkørsel under atlanterhavet et ret imponerende projekt som når det er færdigt følges op af endnu en tunnel fra streymoy til sandoy et projekt

til noget der ligner ti procent af det færøske bruttonationalprodukt ganske imponerende og det fik mig egentlig

man også erindre sig hvordan der faldt muntre bemærkninger i den danske debat

halvfemserne om disse færinger som ikke kunne se et fjeld uden at bore hul i det om verdens største blokfløjter og hvordan det ellers blev

som har haft en ufattelig betydning for udviklingen af det

i forhold til den debat og jeg vender tilbage til det om lidt der nu pågår i i grønland

lufthavne så er det jo virkelig tankevækkende

er et konstruktionsarbejde i gang på færøerne der modsvarer ti procent af det færøske bnp

garanti fra den færøske landskasse det er midler der er skaffet

på det åbne finansieringsmarked men jo altså dekoblet

og ejerkreds og der derfor også kan være en tryghed på færøerne over for at den her meget centrale

at der i det grønlandske samfund

en tilsvarende ambition omend med en helt anden geografi

en infrastruktur som en forudsætning for at få økonomisk vækst

det konkrete projekt i grønland er så kan man sige dobbelt så stort både målt på den ene og

milliard kroner modsvarende tyve procent af det grønlandske bruttonationalprodukt det er et

kæmpe projekt men jeg har stor forståelse for at man tænker

jeg tror det er ualmindelig vigtigt at man i udviklingen af det grønlandske samfund og specielt i en situation hvor man øjensynlig har selvstændighed som ambition tænker hvordan udvikler vi uden i virkeligheden

selvstændighed ved at

situation hvor andre får fordringer

vendinger gik i rette med mig det hænger selvfølgelig sammen med

jeg på den ene side fuldstændig anerkender behovet for de her investeringer i infrastruktur for det er en vigtig forudsætning for erhvervsudvikling og nye arbejdspladser og

det færøske tunneleksempel tjener som et eksempel på hvad det kan betyde

bare nødt til at gentage også her ved afslutningen af debatten at afhængigt af finansiering og

kan investeringer i lufthavnsprojekter have udenrigspolitiske

det må vi insistere på at drøfte

som det blev antydet dobbeltstandarder overhovedet ikke både danmark og grønland og færøerne og alle mulige andre lande kan have meget godt ud af et samarbejde med for eksempel kina det siger sig selv de fleste lande og det gælder også danmark tager gerne imod investeringer men men mange lande har samtidig indført mekanismer der kan forhindre udenlandsk opkøb i særlig strategiske sektorer det gælder usa det gælder tyskland og der foregår også i øjeblikket i europa en diskussion om investeringsscreening og særlige investeringsscreeningsmekanismer det er en debat vi også er nødt til at have i danmark og ikke kun i danmark danmark men i rigsfællesskabet

naive for ikke alle udenlandske investeringer er nødvendigvis gavnlige eller gode investeringer så valg af eksterne samarbejdspartnere kan have udenrigspolitiske perspektiver det er så også i

ikke bare i dag

have en dialog med grønland om hvordan vi i fællesskab kan fremme den udvikling som man ønsker sig i grønland i forhold til erhvervsudvikling og og infrastruktur

har brug for udenlandske investeringer

det er positivt forkert

eller for så lang tid siden kunne man sige som forud for en tilsvarende debat vi havde i maj måned sidste år her i

som efter min bedste erindring både blev bragt i jyllands posten og i grønlandsposten

ønsker at der oprettes en fælles dansk grønlandsk udviklingsfond til investeringer i rentable anlægs og infrastrukturprojekter i grønland regeringen er naturligvis parat til at drøfte det spørgsmål hvis naalakkersuisut

og jeg gentager budskabet her i dag

sige det meget tydeligere end jeg nu har gjort det

behovet for og ambitionen om at lave infrastrukturinvesteringer der kan fremme en

investeringer der også kommer udefra men jeg har også nu i flere debatter sendt det meget klare signal at det indgår den danske regering gerne

der er egentlig ikke noget i debatten der gør at mit første indlæg ikke kan blive stående men måske

relevante spørgsmål og noget vi skal se på og det ligger mig

set også personligt meget på sinde for vi vi skal passe på at vi ikke skaber sprogbarrierer men det er måske

danskundervisning i danmark

samtidig med at prioriteringen af det danske sprog i grønland er

jeg er helt på det rene med hvad der også blev sagt fra

ærlig debat

en fordring på at vi skal udvikle rigsfællesskabet og samarbejdet

nødt til at være ærlige over for hinanden og jeg bliver nødt til at sige at diskussionen om det danske sprogs placering i grønland bekymrer mig

danmark står åben for alle grønlandske unge der har lyst til at dygtiggøre sig for alle grønlandske unge der har lyst til at dygtiggøre sig

men forudsætningen for at kunne tage det spring

er nu engang at man mestrer det danske sprog ligesom

man kan håndtere det danske sprog og derfor må jeg sige at jeg er meget på linje

mig frem til sådan set udtrykte en bekymrethed

en eventuel nedprioritering af det danske sprog i det grønlandske skolesystem vil sætte sig igennem i forhold til at give unge grønlændere

jeg deler de holdninger der kom frem i den her diskussion fra herre karsten hønge

havde den samme bekymrethed som jeg her

udtryk for og jeg er helt på det rene med at det ikke

understrege vigtigheden af at man får tænkt sig

og at man ikke i

i virkeligheden får lukket døren for det man gerne vil nemlig

befolkning kompetencemæssigt til at kunne stå på egne

ben med det ultimative ønske og den ultimative ambition nede bagved at ruste hele samfundet til at stå på egne ben

er jo ikke noget absolut

noget absolut vi lever i en tid og på en klode hvor ingen jo kan alting selv og hvor man er nødt til uanset om man er et stort eller et lille land at alliere sig og

dele beslutningskompetence med andre det gælder danmark som medlem af den europæiske union som medlem af nordisk råd

færøerne og det gælder også grønland og det kommer til at gælde både færøerne og grønland ind i evigheden ind i evigheden

skal være den samme som i dag men men

det kommer til at gælde ind i al evighed at ingen kan stå i

jeg har været glad for at der har været flere her i debatten

markeret eksternt i forhold til fn at vi anerkender det færøske folks selvbestemmelsesret og den slags sådan mere teoretiske ting har haft for at sige det ligeud snuden i sporet på det det handler om nemlig hvad skal der

betydning at man har en bæredygtig økonomi at man har en bæredygtig samfundsmodel at man har

lige værd i sit samfund at man ikke efterlader nogen på perronen og at man har en ordentlig gennemsnitlig levestandard

at det ultimative spørgsmål om grønlandsk eller færøsk selvstændighed er beslutninger der tages hos det færøske eller det grønlandske

samarbejde om

at man kan tjene sine egne penge at man ikke er

hos nogle som tænker meget langsigtet og meget strategisk så man i virkeligheden

sig selv uanset hvilken formel juridisk ramme det så udleves i

sige dette og stiller mig så

naturligvis til rådighed for

i den sammenhæng har har grønland en dialog med kina

skrivelse i politiken i dag står

samarbejde med kina i øjeblikket

siger at der er udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige problemer

luftfartsbyggerier i grønland kan statsministeren uddybe hvilke problemer der

jeg anerkender fuldt ud at der i grønland er en ambition om at foretage nogle infrastrukturinvesteringer

jeg anerkender fuldt ud at det

om man vil iværksætte det jeg håber at man

nærstuderer økonomien

bag det men jeg anerkender det fuldt ud jeg siger bare at afhængigt

en debat der foregår i hele europa i hele europa for at prøve at finde balancepunktet mellem at stå åben for udenlandske investeringer og så ikke være naiv omkring sensibel infrastruktur

den debat foregår i europa

verden og så kan man se eksempler på hvad der gemmer sig bag den debat

og se hvilken risiko der kan være for at man opbygger

som ikke nødvendigvis er sund det ønsker jeg en debat med grønland om det er derfor regeringen har iværksat et arbejde

investeringsscreeningsordninger i kølvandet på en europæisk debat det har også en grønlandsk og færøsk

vil gerne understrege for nu at tydeliggøre det at der

andre steder man kan gå hen så hvis fru aleqa hammonds afsæt er det der blev sagt før

man er nødt til at vende sig til en bestemt side fordi der ikke er nogen dansk interesse

godt samarbejde med grønland hvad angår byggerierne af lufthavne i grønland

i et rigsfællesskab hvor der hersker tre forskellige sprog

debat og diskussion hele vejen igennem det har vi også derhjemme der er visse steder hvor dansk fylder så meget at nogle

det er også et problem så diskussionen har vi alle steder jeg vil gerne spørge statsministeren

dansk her i danmark er det noget man vil fastholde eller er det noget man vil se bort fra

detaljerne i det når det som udgangspunkt også rammer

der er ligebehandlingsprincipper og andet men med med det in mente vil jeg gerne se på det

i mine øjne en lille smule dilemmafyldte

føre en politik hvor man

forringer den fremtidige grønlandske generations muligheder for at kunne sproget dansk som springbræt

for bemærkningerne og for den inddirekte ros som jeg i hvert fald

også til inuit ataqatigiits repræsentant i forhold til en arktisk investeringsfond

synes jeg at det er rigtig positivt at regeringen har rykket sig i det spørgsmål og jeg synes det er enormt ærgerligt at man fra grønlands side fra naalakkersuisuts side

er vigtigt at slå fast

man altid snakke om betingelser men jeg synes det er vigtigt at man i det mindste har en dialog

se ud hvad er det for nogle investeringer man kunne være med til

bibringe i forhold til at skabe noget vækst og noget udvikling i det grønlandske samfund

vi ved at der er nogle spørgsmål hvor der er nogle gråzoner og

man fra dansk side kommer ind og siger at der er nogle udenrigs og sikkerhedspolitiske hensyn vi

det kommer sådan lidt fra sag til sag er det noget man eventuelt kunne drøfte fremadrettet altså få skabt den her klarhed omkring

som ikke er isolerede danske overvejelser om hvordan man finder det her balancepunkt fordi vi er imod protektionisme vi er imod barrierer for investeringer det er helt generelt et synspunkt hvordan balancerer man det over imod land for land

det er sat i værk og det vil være et tema for

til grønland for jeg kan jo ikke insistere på at engagere danmark i en ny konstruktion der eventuelt kunne fremme investeringer i grønland det kan jeg ikke altså

vi gerne vil have en drøftelse om det og så kan jeg håbe på at der i grønland er en regering der siger

og da vi blev færdige med folkeskolen og med gymnasiet og med med universitetet

andet sted kan man sige at det at jeg står her og repræsenterer grønland jo også

og min bekymring går blandt andet på de her seks hundrede grønlandske studerende

er at nogle værdier som flittighed og og det at gøre

en ære i at gøre et godt stykke arbejde og

det her med de muligheder som der skal være for at tage en uddannelse i danmark fremadrettet

bare vil kvittere for og og udtrykke

at danmark som en del af rigsfællesskabet skal understøtte fremtidige grønlandske generationers

dygtige som deres forudsætninger rækker til så de kan gøre mest muligt for deres land

og dermed jo også inddirekte for hele rigsfællesskabet

at man kan vores sprog og der jeg bare så mindeligt om at man at man passer på at få tænkt sig om så man ikke altså de facto i virkeligheden får lukket nogle døre

formalist men tværtimod som en der vil den allerstørste fleksibilitet man overhovedet kan tænke sig for den færøske nation

vi skal skaffe nye indtægter og vi skal

fremtidig velfærd vi skal lave nye alliancer

hvad skal man sige the limitation som

ramt i den her såkaldte hjemmestyreordning i det såkaldte rigsfællesskab det er formalismen der kommer fra statsministeriet og justitsministeriet der er grundlov

er hjemmestyre og der er udenrigspolitiske love og jeg skal komme efter dig det er alle mulige ting der gør det umuligt vi må ikke tale med island uden videre heller ikke med grønland og ikke i neafc

jeg deler så det synspunkt at vi skal gå praktisk til værks og jeg må sige at

altså meget svært ved at se hvor det er

man i praksis rammer grænser som forhindrer færøerne i

jeg synes faktisk at den udvikling der er sket i i færøerne over de seneste år nu også befolkningsmæssigt

virkelighedseksempel på at man inden for rammerne af rigsfællesskabet altså ikke det såkaldte men inden for rammerne af rigsfællesskabet kan udvikle

jeg stopper her

af de snævre rammer som vi har haft og på trods af at man har været bundet på den måde som vi har

jeg sige angående den der meningsmåling meningsmålinger kan man lægge så meget i

mener at færøerne skal nyde selvbestemmelsesretten og om

skal blive en selvstændig nation når økonomien er på plads om ti til

så var svaret at halvfems procent mener at vi skal nyde selvbestemmelsesretten den eksterne og

at momentummet ikke er så stærkt lige nu men toget kører derudad for fuldt drøn vi vil gerne have danskere og danmark med på det her tog men gerne i en samarbejdsform

holder mig i gang hver dag i al almindelighed

der ligesom kun er én vej frem så er der jo nuancer hvis man bevæger sig rundt i

jeg vil alle dage rose færøsk foretagsomhed og kreativitet og

jo også et samfund der som en del af et rigsfællesskab blandt andet over generationer har haft adgangen til at dygtiggøre

færøsk generation efter færøsk generation i det danske samfund og jeg vil mene at det sammenspil der har været mellem færøerne

som samfund og på familieplan og på anden vis nu også

i danmark som gør at det

som udgangspunkt er universitetet selv der har ansvaret for at dimensionere de uddannelser man

jeg ved at uddannelses og forskningsministeren er i dialog med københavns universitet om om det her spørgsmål jeg så gerne at det blev udbudt og endnu

vist mere end halve og hele minutter jeg synes det er vigtigt

grønnedal hamrende vigtig for os selv om vi faktisk sagde at vi ville forære det væk hvis ellers de rigtige ville tage imod foræringen men vi har et andet sted hvor der også

på pituffik og serviceaftalen har jo redet os som en mare og været anledning til ret mange møder efterhånden i hvert fald i udenrigsudvalget

til debat her hvordan mener statsministeren det problem skal løses og i givet fald

vi har til det det samme gælder transport med skib og transport med fly

i øjeblikket sådan at

virkninger af investeringer der

sikkert også brug for at de finder sted i en anden ramme end her i folketingssalen

det gælder for så vidt også det der spørges ind til her altså herre christian juhl ved udmærket godt at

at udenrigsministeren ad flere omgange senest med den amerikanske udenrigsrådgiver på et møde for ikke så frygtelig længe siden og nu

i washington for at snakke med den nye amerikanske udenrigsminister har diskuteret

det er bare det at vi bliver ved med at vende tilbage og vi siger også

er en chance og så videre jeg kan høre på statsministeren at han er måske lidt optimist måske stadig væk pessimist

det løber ud af hænderne på os

har berørt i dag og det er oprydningen efter de amerikanske aktiviteter

må vi se om slår til men det store problem den største forurening er sandsynligvis camp century hvad gør vi ved det og i givet fald er det ikke rimeligt at forlange at forureneren skal betale eller er der en undtagelse i sådan

hundrede og firs million kroner til oprydning og jeg

vi ser på tingene

stor alvor og derfor

har igangsat initiativer efter aftale med med de grønlandske myndigheder som blandt andet handler om at monitorere isafsmeltningen i området og kortlægge de miljømæssige effekter af efterladt

vi tager det jo alvorligt udenrigsministeriet er jo derudover i gang med en juridisk udredning af om der eventuelt kan pålægges usa et folkeretligt ansvar det kan jeg ikke stå og konkludere på her i dag

at at vi vi ser på de her ting med med stor alvor

venstres grønlandsordfører herre marcus knuth taler

ægteskab men mit er baseret på frivillighed og kærlighed betingelsesløst der er naturligvis også

men betingelsesløsheden synes jeg er interessant i forhold

trusler i forhold til bloktilskud

grønland vælger at bruge engelsk betyder det så at

ikke vil arbejde for at grønlændere får gratis danskundervisning

ind for at færøske unge og grønlandske unge kan komme til danmark og studere

foden på hovedbanegården eller ude i lufthavnen eller oppe i hirtshals afhængigt af rejseformen

behandles de ligeværdigt

i lufthavnen med et afsæt hvor man mestrer grønlandsk og engelsk og ikke kan et ord dansk så er man stadig velkommen

ingen problemer med jeg konstaterer bare helt praktisk at mulighederne for at foretage et studievalg vil blive noget indskrænket for vi har ikke så mange studier vi udbyder på grønlandsk eller engelsk og og derfor er virkeligheden jo den at hvis man skal have glæde af at bruge danmark som

til at dygtiggøre sig for at komme videre ud i verden eller blive i danmark eller vende tilbage til grønland så er det at kunne det danske sprog en praktisk forudsætning

det ikke er nødvendigt at bibeholde dansk

selvfølgelig vil arbejde for at danskundervisningen er gratis som der bliver problematiseret

for nogle år tilbage kunne mandag morgen skrive om at eu prøvede at få førende europæiske industriselskaber til at lave et konsortium der

minearbejdet i i grønland ville det også være noget udenrigspolitisk

ville problematisere eller er det kun hvis det er fra det globale syd fra

når færinger og grønlændere kommer til danmark

lige rettigheder og det vil jeg i den grad stå som garant for uanset

forudsætninger de kommer med

kan tage til danmark og dygtiggøre sig så

derfor er jeg enig med herre karsten hønge

var vel noget der mindede om benspænd for fremtidige generationer hvis man indretter skolesystemet i grønland på en sådan måde

sandsynlighed for at fremtidige generationer af unge grønlændere ikke kan sproget dansk på et færdighedsniveau der gør at de kan få glæde af det danske uddannelsessystem det

er jo den praktiske implikation og så beklager jeg at tiden løb

der er ikke flere der har bedt om ordet afstemningen om

nævnt først finde sted tirsdag den niogtyvende maj totusinde og attende

om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende maj to tusind og atten det er ordføreren for forespørgerne fru kirsten normann andersen socialistisk folkeparti for en begrundelse værsgo

til debat i folketinget ikke mindst med henvisning til fns børnekonvention og også når børns rettigheder har konfliktet med forældres tro eller kultur det er eksempelvis forbudt at omskære piger forældre må ikke slå deres børn forældre må heller ikke forhindre deres børn i at modtage blod hvis det er nødvendigt

hele taget vores bedste for at forhindre social kontrol som forhindrer børn i at vokse op med en selvstændig opfattelse af sig selv som som voksne og med ret til selv at træffe beslutninger på egne vegne af alle de mange debatter som folketinget gennem tiden har haft om børns rettigheder står

nemlig spørgsmålet om retten til at lade drenge omskære og det til trods for at indgrebet både er smertefuldt og irreversibelt et borgerforslag om mindstealder for omskæring er sandsynligvis på vej

at få en sober debat om børns rettigheder til egen krop hvor vi ikke mindst gerne vil høre hvilke overvejelser regeringen gør sig

det spørgsmål men hvor også folketingets partier får lejlighed til at forholde sig til det kliniske spørgsmål som lyder sådan her hvilke initiativer påtænker regeringen at tage for at begrænse og regulere omskæring der ikke er medicinsk begrundet af drengebørn og unge mænd under atten år så man dels undgår varige skader og dels sikrer at disse borgere selv har indflydelse

viste et studium fra to tusind og ti at næsten tres procent af drengebørn blev omskåret på hospital i usa

og andet end religiøst funderet det handler om kultur

ud fra et dansk kulturelt ståsted hvor vi ikke har den samme tradition i danmark hverken anbefaler eller fraråder sundhedsmyndighederne omskæring af drengebørn og i danmark er det traditionelt set jødiske og muslimske drenge som bliver omskåret rituelt altså uden at der foreligger en medicinsk begrundelse men uanset hvilket religiøst tilknytningsforhold der er tale om

faglige krav i danmark de samme og indgrebet skal leve op til den faglige vejledning på området

hvor omskæringen finder sted der er i to tusind og sytten indberettet i alt seks hundrede og to og tres rituelle omskæringer og tallene viser også at næsten alle omskæringerne sker på børn der endnu ikke er fyldt en år næsten alle omskæringerne seks hundrede og fire og halvtreds er foretaget på private sygehuse og klinikker

som på andre områder ske en faglig delegation lever lægen ikke op til sit ansvar

hvilket ultimativt kan føre til at lægen får frataget eller indskrænket sin autorisation har lægen under indgrebet udvist grovere forsømmelse kan lægen straffes med bøde der føres tilsyn med både klinikker og læger som udfører rituel omskæring i danmark og klinikkerne skal blandt andet lade sig registrere hos styrelsen for patientsikkerhed så de også kan indgå i det risikobaserede tilsyn med behandlingsstederne i danmark styrelsen for patientsikkerhed og før den sundhedsstyrelsen har i

otte og halvfems til den enogtyvende marts to tusind og atten identificeret nitten tilsynssager i forbindelse med mandlig omskæring

genereret på baggrund af en søgning i styrelsens journalsystem hvor der ikke foretages en kodning af om sagerne er oprettet i forbindelse med omskæring kan der være tale om flere sager fjorten af sagerne vedrører med al overvejende sandsynlighed rituel omskæring mens indikation for at foretage omskæring i de resterende fem sager ikke umiddelbart kan fastslås

med al overvejende sandsynlighed vedrører rituel omskæring givet tilsynssanktioner

det vurderes at der i langt hovedparten af sagerne er tale om medicinske omskæringer tretten klagesager vedrører omskæring på medicinsk indikation

ikke har truffet afgørelser i sager som omhandler rituel omskæring og at der i perioden fra den tiende februar to tusind og seksten

nittende marts i indeværende år ikke er registreret nye erstatningssager om omskæring

den dimension i debatten at der er tale om manglende ligestilling når omskæring af kvinder er forbudt efter straffeloven mens det samme ikke er tilfældet når der er tale om omskæring af drenge

sfs ordfører nævne

i den diskussion at fremhæve at de to indgreb mandlig og kvindelig omskæring sundhedsfagligt

og derfor er der også god grund til at man i lovgivningen sondrer mellem omskæring af kvinder og mænd som det fremgår af mit svar til folketinget

have nogle umiddelbare helbredsmæssige følger og en række senfølger som dels beror på indgrebets karakter dels på den måde indgrebet typisk bliver foretaget på blandt de umiddelbare følger kan nævnes smertechok og psykisk chok på grund af indgrebets karakter blødning smerter ved vandladning infektioner blodforgiftning og stivkrampe senfølgerne er blandt andet smerter ved menstruation ophobning af menstruationsblod i skede og livmoder ved infibulation underlivssmerter kronisk underlivsbetændelse der kan medføre sterilitet invaliderende vandladningsproblemer gentagne urinvejsinfektioner komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel på grund af uelastisk arvæv smerter ved samleje og andre seksuelle problemer kvindelig omskæring er således et særdeles alvorligt indgreb

efter regeringens opfattelse på det kraftigste må tages afstand fra det forhold er også reflekteret i den danske straffelovgivning og dermed

de sundhedsfaglige indstillinger til rituel omskæring af drengebørn hvor sundhedsmyndighederne

altså ikke kan anbefale et forbud

et forbud mod rituel omskæring af drenge vil kunne medføre en risiko for at sundhedsmyndighederne ikke længere har kendskab til omfanget af mandlige omskæringer samtidig er det vanskeligt at vurdere i hvor høj grad et forbud vil blive efterlevet i praksis bekymringen kan derfor være at man med et forbud risikerer at rituel omskæring fortsætter i det skjulte eller bare flyttes til udlandet hvor sundhedsmyndighederne har svært ved at følge med i hvordan det foregår og om det foregår fagligt forsvarligt som jeg var inde på i min indledning

kan regeringen ikke støtte et forbud mod rituel omskæring af drenge men det betyder ikke at vi ikke ser på området med et ønske om at styrke patientsikkerheden derfor vil regeringen også som opfølgning på den debat der har været her i folketinget anmode styrelsen for patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge

som regering også positive over for at diskutere behovet for med regulering at speciallægeforbeholde omskæring foretaget uden for offentligt sygehus til urologer

vi er også åbne over for at diskutere en skærpelse af indberetningspligten så det bliver tydeligere hvilke patientsikkerhedsmæssige rammer der skal være til stede når omskæring uden medicinsk grund finder sted men regeringen ser som sagt

forbud som en løsning jeg vil i den forbindelse også særlig nævne at kirkeministeriet vurderer at hvis et allerede anerkendt trossamfund overtræder et eventuelt forbud så kan det danne grundlag for at kirkeministeren må indlede en konkret tilsynssag om hvorvidt trossamfundets anerkendelse skal tilbagekaldes det vil for eksempel betyde at hvis det jødiske samfund eller personer med tilknytning til det jødiske samfund bliver dømt for at overtræde et eventuelt forbud så kan det altså få konsekvenser for anerkendelsen af det jødiske samfund som sådan her i danmark som jeg startede med at sige er den her sag kompleks den har mange hensyn og

facetter regeringen har ikke taget let på den her diskussion vi har afvejet de forskellige hensyn og når regeringen afvejer den samlede problemstilling og de dilemmaer dilemmaer der retmæssigt knytter sig til spørgsmålene så er regeringen nået frem til at vi klart

må man anerkende at debatten kan være ophedet og det er måske også forklaringen på at der har været meget lidt vilje til at tage debatten i folketinget jeg beklager faktisk derfor også at ministeren selv bidrager til at få debatten til at handle om alt muligt andet end børns rettigheder når der argumenteres med

risiko for store konflikter og manglende respekt for minoriteter jeg forstår simpelt hen ikke at små drenges ret til egen krop

medmindre vi selv taler problemerne op i stedet for at holde os til sagen

at vi er i stand til at tage en sober debat om børns rettigheder renset for ophidsede diskussioner og stråmænd for os handler debatten ikke om manglende respekt for religiøse minoriteter for os handler debatten

alene om børns ret til selv at træffe beslutninger om indgreb af irreversibel karakter

anerkender vi forældres ret til at opdrage deres børn i en bestemt tro men forældre ejer ikke deres børn og der kommer et tidspunkt hvor den unge selv skal tage stilling til hvad den unge selv tror på og hvordan den unge selv ønsker at leve sit liv netop derfor er det også vigtigt at en bestemt tro eller for den sags skyld kulturel baggrund ikke sætter sig irreversible spor i form af ændringer af kroppen

har vi tidligere truffet svære beslutninger om regulering af hvad forældre kan bestemme på deres børns vegne det har vi gjort i forhold til pigeomskæringer har vi gjort i forhold til revselsesretten og forældre kan heller ikke længere forhindre deres børn i at modtage blod hvis det er nødvendigt

kultur eller ritualer for at skade

om drengeomskæring selv om det for mange af os er uforståeligt at man udsætter børn for operationer som ikke er medicinsk begrundet anerkender vi at tro er en stærk markør vi har derfor også gentaget mange gange at sf ikke ønsker et forbud mod drengeomskæring vi ønsker en mindstealder og derfor har et konstant spørgsmål i debatter også været er det muligt at være rettroende jøde eller muslim hvis man udsætter omskæring til drengen er gammel nok til selv at træffe beslutningen og jeg har indtil videre fået bekræftet at det kan man jeg anerkender at det vil betyde at de respektive trossamfund udfordrer os på hvordan man hidtil har udfyldt ritualet men for sf er det også vigtigt at de berørte parter selv deltager i drøftelserne

netop ikke ønsker et forbud som som det der gælder for pigeomskæring men derimod en minimumsalder

at man fortsat har muligheden for at benytte kropslige markører inden for de respektive trossamfund debatten er derfor set med sfs øjne også en invitation til en drøftelse af hvordan religiøse minoriteter kan tilrettelægge deres særlige ritualer i respekt for børnekonventionen vi har ikke fået socialministerens bud på i hvilken grad drengeomskæring er i strid med børnekonventionen

et faktum at indgrebet er smertefuldt og irreversibelt og vi ved at voksne i stigende grad anklager samfundet for at dem barnets beskyttelse mod indgrebet netop det forhold og ingen andre begrunder i den grad at vi som folketing tager debatten og holder den til det som det handler om nemlig barnets rettighed til egen krop med de ord

socialistisk folkeparti forslag til vedtagelse folketinget mener det er vigtigt at man respekterer børn og unges ret til ukrænkelighed og ret til egen krop hvorfor man er enig om at arbejde for en aldersgrænse for ikkemedicinsk omskæring af drenge folketinget opfordrer samtidig regeringen til at igangsætte en informationsindsats

den næste i rækken er herre flemming møller mortensen

omskæring af drenge er et emne der har været diskuteret mange gange her i folketingssalen ja lige siden jeg blev valgt ind for ti år siden og det vil sikkert også blive diskuteret

ikke er her mere for omskæringsdebatten er en debat

rigtig mange hensyn vi som ansvarlige politikere skal tage

en ting fast socialdemokratiet er modstander af at man omskærer sine børn medmindre der er en sundhedsfaglig grund til det vi mener at det er en meget drastisk beslutning at træffe uden at barnet har mulighed for at sige nej og derfor opfordrer vi alle forældre til at lade være med at få deres drenge omskåret

mener vi ikke at det er en løsning at danmark går enegang og indfører et forbud heller ikke

at omskæringerne alligevel bliver foretaget bare uden at der er en læge til stede og uden at det bliver registreret og der bliver fulgt op på det det vil ikke være et fremskridt for børnene tværtimod derudover

mener vi fortsat også med baggrund i det samråd som vi faktisk var med til at tage initiativ til i sundhedsudvalget

det er vanskeligt at gennemskue om et forbud vil få

jeg

forespørgslen her i dag ikke direkte omhandler om man er for eller imod et forbud mod omskæring af drenge

synes det er vigtigt at danskerne ved hvor vi står i det her spørgsmål da det altid ligger under enhver politisk diskussion og drøftelse når det gælder omskæring

i socialdemokratiet ser vi positivt på at der skal være en læge til stede under rituelle omskæringer vi ser positivt på at der føres et risikobaseret tilsyn med læger og klinikker og vi ser positivt på og vil have at alle rituelle omskæringer

indberettes vi synes det er rigtig godt at vi er enedes om at

etiske råd skal komme med udtalelser om emnet her inden sommerferien og vi synes også at det er positivt at regeringen har varslet en opdatering af den faglige vejledning om omskæringer af drengebørn det er nødvendigt der er en dagsorden

der tages nye initiativer der tages initiativer af hensyn til drengene

på området jeg synes det er meget sigende

bliver omskåret og eventuelle komplikationer der måtte

og jeg vil egentlig gerne citere det fordi det er en faggruppe

anseelse i vores samfund og som værner det enkelte individ

processen hen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning det vigtigste hensyn i overgangen hen imod

eliminering af omskæring bør være de pågældende børns helbred herunder minimering af uautoriserede indgreb

og det er en holdning som socialdemokratiet deler derfor er vi meget tilfredse med at vi også har arbejdet os frem til en vedtagelsestekst som jeg nu vil læse op fordi den lægger nye trædesten ud

det er en vedtagelsestekst som socialdemokratiet dansk folkeparti venstre radikale venstre og det konservative folkeparti står bag og den lyder sådan her folketinget konstaterer at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks og at der er mange vigtige hensyn der skal afvejes folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen kontrollere og regulere omskæring af drenge under atten år når indgrebet ikke er medicinsk begrundet sluttelig opfordrer folketinget regeringen til at bede styrelsen for patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om

i forhold til til holdningen til drengeomskæring jeg hørte socialdemokratiets ordfører sige meget klart at man fra socialdemokratiets side er modstander af drengeomskæring hvis ikke der er en medicinsk grund til det og det synes jeg er en positiv melding jeg forstår sagtens de

det jeg gerne vil spørge ordføreren om er hvad s har af konkrete forslag til hvad vi så gør for at der er flere drenge der selv kan træffe

der ifølge socialdemokratiet skal til for at mindske omfanget af drengeomskæring vi har jo foreslået at man

men det kunne også være nogle andre initiativer der går i den retning når nu

mener det er det rigtige at indføre en aldersgrænse så hvilke overvejelser gør man sig i forhold til at nå det mål som som ordføreren taler

de her emner skal diskuteres med de pågældende trossamfund vi skal have en dialog vi skal have den dialog vores land er kendt for den skal bære nogle resultater frem

jeg synes den kan forstås på flere forskellige måder og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan socialdemokratiet forstår den for

set skal arbejde for at mindske eller begrænse omfanget af drengeomskæring og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan socialdemokratiet forstår den tekst er det et mål med den vedtagelsestekst som man har tilsluttet sig

er at man skal arbejde for at skærpe registreringen af kontrollere og regulere omskæring af drenge under atten år jeg synes det er en meget klar vedtagelsestekst

de drøftelser jeg har haft med både det det jødiske samfund og muslimske grupperinger i danmark

jeg håber virkelig på at et bredt flertal i folketinget vil være med til at understøtte den her positive og konstruktive debat ude i samfundet

meget enig med fru stine brix i

det er nødvendigt at man får saglig information bragt ind i den her diskussion og det er med udgangspunkt i det jeg sagde i min ordførertale

det er naturligvis også af hensyn til de elementer som kom frem efter vores lukkede samråd i sundhedsudvalget at der kan være

for andre lande for der er jo ikke andre lande i verden der har indført et forbud mod drengeomskæring

ordføreren vel ret beset siger at det der omskæring

men jeg lytter mig også til at ordførerens svar er skærpelse af regler regulering kontrol og det er jo også et udtryk for tænker jeg at ordføreren tænker at det her indgreb ikke er et ubetydeligt indgreb i forhold til drengene så jeg vil egentlig gerne høre sundhedsordføreren om sundhedsordføreren kunne forestille sig at man simpelt hen skulle lægge indgrebet tilbage i sundhedssektoren hvor man får mulighed for at udføre indgrebet på et hospital og under fuld bedøvelse sådan som man normalt gør det når der er tale om indgreb

sfs ordfører for at vi i socialdemokratiet vil kaste os ind i det og vi vil ikke lukke døre og porte vi vil være åbne i forhold til at få sat

jeg må igen sige at jeg sagde i min ordførertale at socialdemokratiet mener at det er en meget drastisk beslutning at træffe uden barnet har mulighed for at sige nej

i sin tid politisk at der ikke skulle være det fordi det ikke skulle være et offentligt tilbud jeg har hørt

trossamfund give udtryk for at

lave en tværkulturel

kontrollerede steder hvor man kunne få det gjort det kunne være et initiativ men det har vi slet ikke lagt os fast på jeg synes blot vi skal være åbne og jeg synes også vi skal sige at

er et spørgsmål om at vi giver ministeren lang tid til

vi har med baggrund i det lukkede samråd

restriktioner i forhold til religiøse

temaer burkaforbud og andet man nu kunne komme af sted med så jeg er egentlig en lille smule overrasket over

vægter det religiøse aspekt så meget i forhold til drengenes rettigheder så jeg bare optaget af at høre hvad ordføreren selv tænker om drengenes rettigheder barnets ret til egen krop

vægter det religiøse aspekt så meget som man gør i det her tilfælde

min ordførertale eller det jeg har sagt efterfølgende jeg har lige nøjagtig præciseret at det her er et område hvor mange aspekter

skal gå hånd i hånd blandt andet barnets rettigheder og integritet så det her er ikke et spørgsmål om om man vægter én ting det er et spørgsmål om at vi har lavet en samlet saglig og for os at se ordentlig vurdering af

fru liselott blixt som ordfører for dansk folkeparti

ministeren vil tage i forhold til omskæring af drenge vi har nu i rigtig mange år debatteret omskæring det er fordi mange

de fejler jo ikke noget

som de er debatten har bølget igennem lang tid

rigtig mange forskellige holdninger til omskæring af drenge

er vi modstandere af omskæring vores holdning er at man ikke skærer i sunde og raske børn i løbet af min tid som sundhedsordfører

været rigtig mange sager hvor læger

eller har fået frataget den

tit været oppe i ordførerkredse

hvilke tiltag man agtede at

over for det her i to tusind og tretten fik vi sundhedsstyrelsen til at lave en undersøgelse om sikkerheden og der mente sundhedsstyrelsen at der

men man kunne heller ikke påvise sundhedsrisici dengang havde

man mange gange mangler i den her debat

af omskæringer simpelt hen

at finde ud af om der var nogle sundhedsrisici

vi startede også den registrering men den blev stoppet af datatilsynet

så vi har haft rigtig mange møder i de år hvor jeg har været sundhedsordfører

seksten blev det en pligt for læger at indberette alle omskæringer af drengebørn

det er jo ikke sådan hundrede procent oppe at køre endnu og det er lidt trist for

registrerer man alle

det er nogle af de ting vi synes man bør se på

det skal indberettes til landspatientregisteret og det er uanset

kan blive straffet med bøde og derfor er det også vigtigt at man

der er rigtig mange undersøgelser

er også undersøgelser der viser forskellige ting det kunne vi også

detektor de kørte det alt sammen nogle undersøgelser viser at der er store sundhedsrisici andre undersøgelser viser at

er nogen og så videre nogle siger det hjælper på det ene og nogle siger det hjælper på det andet

så det er jo klart at man som politiker også bliver forvirret

hvad der er forkert derfor ønsker vi i dansk folkeparti også at der sker en opstramning så når socialistisk folkeparti spørger ministeren om hvilke initiativer der skal

i hvert fald glade for det som vi er blevet enige om i et fælles

med de berørte trossamfund om hvorledes man kan samarbejde om de her ting

jeg håber at der er flere og flere der stopper med at omskære sådan som vi ser det

nogle af de fædre som har fået en omskæring der ikke vil tillade at

for deres børn så derfor står vi bag ved

socialdemokratiets ordfører læste op

vi kan sikre at der sker noget på området

til drengeomskæring jeg hører i hvert fald at dansk folkeparti har en klar

ikke mener at man skal foretage kirurgiske indgreb på børn når der ikke er nogen grund til det

sammen med regeringspartierne socialdemokratiet de radikale med flere

om er om ordføreren mener at der i den ligger at man skal arbejde for at

støtte at man laver en form for informationsindsats eller kampagne hvor man prøver at nå de forældre hvor det er relevant og beder dem om

prøver at lægge op til den her diskussion om at give barnet mulighed for selv at vælge og også informere om den risiko der jo altid er når man foretager et indgreb at

måde prøver at gøre noget for

der kan være langt fra toppen af et religiøst trossamfund og

derfor synes jeg også det er vigtigt at vi har de her registreringer

sker forskellige ting

en omskæring og at vi skal have viden

der tror jeg altså på at de registreringer vi kan foretage i danmark vil være mere up to date

forbud mod omskæring af drengebørn

faktisk også det er vigtigt at holde fast i men ordføreren forklarer jo også meget fint nogle af de dilemmaer der faktisk er forbundet med

tænker ordføreren at vi ud i en nær fremtid måske alligevel er nået dertil hvor vi godt kan sige at barnets rettigheder skal vægte mere end

det er at skære bryster af en der ønsker et andet køn

med mange nuancer og mange facetter med min tale i dag vil jeg forsøge at rumme de mange nuancer og

hvor netop de mange nuancer og facetter

forskellige argumenter i vores endelige beslutning og stillingtagen sundhedsfaglige sikkerhedspolitiske religiøse eller etiske argumenter taler til hver enkelt af os men med forskellig tyngde for mig

det helt naturligt at følelserne vækkes når man med sig selv skal beslutte om det giver mening forbud eller ikke forbud mod drengeomskæring for vi ønsker alle sammen at passe på vores børn og jeg tror i bund og grund at rigtig mange danskere har utrolig svært ved at forstå hvad rituel omskæring af drengebørn betyder

den rituelle omskæring som finder sted blandt andet blandt danske jøder er så vigtig en markør i et trossamfund for mig at se er det en helt naturlig reaktion set gennem kristne briller

for for de allerfleste danskere er det utænkeligt at ville lade nogen skære i vores børn

aldrig tillade at nogen rørte mine børn uden saglig medicinsk begrundelse der er ingen grund til at skære i børn uden en klar medicinsk indikation sådan ser vi på det i venstre vi har besluttet ikke at støtte et forbud

skyldes det flere grunde og jeg vil gerne her redegøre

af dem en aldersgrænse på atten år ville betyde at troende jøder og muslimer kun ville kunne blive omskåret lovligt når de er atten år

en aldersgrænse kan med andre ord risikere at føre til at mænd der lader sig omskære ville kunne få

og sig op ad sundhedsstyrelsens anbefalinger

rituel omskæring af drenge for kort tid siden var fem ministre i samråd om omskæring af drenge og konsekvenserne af et eventuelt forbud det var lærerigt og mange af os der er i folketingssalen her i dag deltog i venstre

om man med et forbud vil skubbe på en udvikling hvor det jødiske samfund i stigende grad forlader europa at forbyde en jødisk tradition som har været praktiseret i flere tusinde år

uønskede det ønsker vi ikke i venstre samtidig ved vi reelt ikke om et forbud vil være virksomt det er let at forestille sig at forældre der ønsker

drengebarn omskåret i stedet vil få omskæringen foretaget i skjul eller i udlandet hvor andre regler gælder i danmark skal der være en læge til stede under omskæringen

for os i venstre at man følger de anbefalinger som er meldt ud af sundhedsstyrelsen

for eksempel er smertedækket og så længe rituel omskæring af drenge ikke er forbudt

også mulighed for at rejse eventuelle klager og erstatningssager det er tryghed for den enkelte omskæring er udbredt på verdensplan det anslås at omkring en tredjedel af verdens mænd er omskåret og det er langtfra alle som bliver omskåret på grund af religion det gælder blandt andet i usa hvor over halvdelen af mænd er omskåret og ser vi os om i verden

i venstre ser vi ingen grund til at danmark skulle gå forrest som det første land i verden med et forbud

om et forbud mod drengeomskæring ville kunne medføre en risiko for

danmark og få konsekvenser for danmarks internationale omdømme og for de danskere der bor i udlandet det vil vi ikke risikere derfor har en samlet folketingsgruppe på linje med regeringen besluttet at venstre ikke støtter et forbud

skal vi selvfølgelig sikre at omskæringer foregår på en sikker og på en ordentlig måde

at det vil være relevant at undersøge om der er behov for at stille endnu højere krav end man gør i dag

i venstre åbne for en drøftelse af mulighederne for at lade specialuddannede stå for omskæring og se på hvordan vi sikrer en bedre registrering og lader styrelsen for patientsikkerhed gennemgå den gældende vejledning med henblik på en opdatering ligesom vi ser frem til at

etiske råd fremlægger en udtalelse om emnet forventeligt inden sommerferien

drengeomskæring vi hørte jo fra socialdemokraternes ordfører fra dansk folkepartis ordfører at man har en klar principiel holdning om at man sådan set ikke synes at drengeomskæring er en god idé og at man har et ønske om at det bliver begrænset og mindsket i fremtiden hvor står venstre

i forhold til den principielle diskussion det hænger jo sammen med diskussionen om om barnets ret til selv at bestemme over sin egen krop hvordan vægter venstre det hensyn i den her

er sundhedsfaglige der er etiske der er sikkerhedspolitiske der er religiøse

jeg brugte mine egne børn som eksempel

skære i mine børn uden at der er en medicinsk begrundelse og det er sådan set også et udtryk for som

at vi på den ene side siger at der er ingen grund til at skære i børn uden en medicinsk indikation

gerne høre om om det var en forglemmelse eller om det ikke har været en del af diskussionen

uagtet at man ikke ønsker at

mindre omskæring i fremtiden altså at man begrænser ikkemedicinsk drengeomskæring og i forlængelse af det hvordan læser venstre den vedtagelsestekst som man har er det implicit som vi hørte fra de andre partier at man på sigt ønsker at mindske og begrænse drengeomskæring med den vedtagelse der

kun ville kunne blive omskåret lovligt når de er atten år

det spørgsmål gerne høre om venstre har drøftet hvorvidt omskæring af

er den jo at genfinde i sundhedslovens § tyvende

i autorisationsloven så jo vi har bestemt også drøftet børnekonventionen lige så vel som vi har drøftet bioetikkonventionen

aspekter de etiske aspekter de sundhedsfaglige aspekter aspekterne religion jeg vil faktisk sige at

vil i virkeligheden bare henvise til artikel tre i børnekonventionen som netop handler om barnets ret til at bestemme over egen krop hvilket jo indebærer at man i det mindste skal være gammel nok til at kunne tage stilling til om der foretages irreversible indgreb mener venstre at fortsat omskæring af drenge er i overensstemmelse med børnekonventionens artikel

det mener jeg faktisk at børneomskæring er såfremt såfremt der bliver udvist omhu og samvittighedsfuldhed

i min ordførertale for os i venstre er det afgørende

at vi er mange partier der bakker op om at den vejledning skal skal opdateres

drengeomskæring er klar vi har en vedtagelse fra vores årsmøde i to tusind og otte

religiøst og kulturelt betingede kirurgiske indgreb er et valg som den enkelte selv må træffe bortskæring af raskt

beslutning om af forældrene på deres umyndige børns

er ingen tvivl om at diskussionen om drengeomskæring er en vanskelig og følsom diskussion og det er det fordi to fundamentale rettigheder støder sammen på den ene side

og hensynet til ikke at udsætte et barn som ikke selv kan inddrages i en beslutning for unødig smerte og unødig risiko for komplikationer og komplikationer er der jo altid en risiko for når man foretager et kirurgisk indgreb på den anden side

og det er jo relevant i den her sammenhæng fordi rituel omskæring er en del af både jødedommen og islam når vi i enhedslisten vejer de to ting

vejer hensynet til barnet imidlertid tungest og derfor er det vores holdning at omskæring må vente til barnet er gammelt nok til at man selv kan træffe en beslutning det kunne være når man var femten år og ifølge sundhedsloven er stor nok til at give et informeret samtykke til behandling eller det kunne være atten år hvor man ifølge samme lov er gammel nok til

det er en holdning som vi deler med børneorganisationerne red barnet børns vilkår og børnerådet som i to tusind og fjorten

en fælles erklæring hvor de argumenterer imod rituel drengeomskæring og hvor de også argumenterer for at det er i strid

centrale er at beslutningen om at bortskære et stykke væv som ikke fejler noget og hvor der ikke er nogen grund til at operere skal være den enkeltes egen

hvor det fremgår at man kun bør foretage en intervention på et menneske som ikke er i stand til at give et informeret samtykke selv

der ligger til grund for at lægeforeningen dansk sygeplejeråd jordemoderforeningen at alle er imod drengeomskæring uden medicinsk begrundelse

der stort set ikke er nogen risiko forbundet

for det første er der jo altid en risiko forbundet når man foretager et kirurgisk indgreb når man bryder huden som barriere

en risiko for infektion for blødning for smerter der er en risiko for mangelfuld heling og vi ved også for det er dokumenteret at der i forbindelse med drengeomskæring er en risiko for at man får urinvejsforsnævring

dr to i går hvor detektor prøvede

finde op og ned i de studier der ligger og de konkluderede jo at det er meget vanskeligt at sige noget om fordi langt det meste af den forskning der foreligger er foretaget i nogle helt andre samfund end det danske derfor har vi også opfordret til at ministeren beder styrelsen for patientsikkerhed eller sundhedsstyrelsen hvem der nu er den relevante part i den her sammenhæng om at revidere det notat der kom i to tusind og tretten og medtage den nye forskning

herunder blandt andet et dansk studie fra rigshospitalet som faktisk peger på en højere risiko for

komplikationer end sundhedsstyrelsen tidligere har vurderet jeg håber

ministeren nævnte at der er registreret seks hundrede og to og tres drengeomskæringer i to tusind og sytten og det er et tal der ligger meget langt fra det antal drengeomskæringer man estimerer rent faktisk

er ingen tvivl om at der foregår en hel masse som vi ikke

vores holdning er at vi støtter en aldersgrænse

overbevist om at hvis man skal forandre noget på det her punkt skal der noget mere håndfast til end gode hensigter hvis vi skal beskytte

tror jeg faktisk at en aldersgrænse er det der skal til for at flytte holdninger

vedrørende revselsesretten er et rigtig godt eksempel på at det havde meget stor betydning for at flytte holdningerne i befolkningen at der kom officiel lovgivning

der er nogen medicinsk grund til det det kunne være som jeg har nævnt her i debatten en informationsindsats som lægger vægt på at give barnet en mulighed for selv at træffe beslutningen og som også tydeliggør risikoen for komplikationer det helt centrale er at vi beskytter de børn som ikke kan forsvare sig selv

og argumenter fremføres i liberal alliances folketingsgruppe er der også forskellige følelser og argumenter der er sundhedsmæssige overvejelser konsekvenser for trossamfund sikkerhedsmæssige og juridiske overvejelser samt udenrigspolitiske implikationer og sikkerhedsmæssige konsekvenser og så er der hensynet til barnets

til egen krop i liberal alliance er alle folketingsmedlemmer frit stillet det har vi altid været på det her område altså taler og stemmer det enkelte medlem udelukkende på egne vegne det er noget som vi har bestemt for flere år siden de efterfølgende udtalelser står altså for min egen regning og ikke for

la gruppens for mig personligt er beslutningen ikke kompleks selv om debatten er det jeg mener klart at retten til egen krop står over alle andre hensyn og argumenter og at der derfor bør være en aldersgrænse på atten år for rituel omskæring af drenge så de selv kan tage en beslutning hvorvidt de vil omskæres eller ej en omskæring er et mærke for livet den kan ikke ændres hvis man senere i livet skulle være ked af sin omskæring af en eller anden årsag kan den ikke ændres vælger man senere i livet en anden trosretning er man stadig omskåret og fysisk mærket

en anden religion end den man selv vælger det er for mig ikke religionsfrihed det er religionstvang men det er altså min holdning andre i liberal alliance mener at omskæring af små drengebørn fortsat skal være tilladt af hensyn som nævnt i begyndelsen af min tale men selv om der for mig ikke er tvivl om at man bør indføre en atten års aldersgrænse for omskæring af drenge mener jeg at debatten er blevet for skinger ingen almindelige forældre ønsker deres børn noget ondt

er ingen tvivl om at omskæring sker af kærlighed til barnet alle udtalelser om lemlæstelse eller andre outrerede udtalelser kan jeg ikke tilslutte mig selv om der selvfølgelig altid er en risiko ved et kirurgisk indgreb liberal alliances medlemmer beslutter individuelt

liberal alliance står ikke som forslagsstiller til nogen vedtagelsestekst tak for ordet

er nogle drenge derude som er vrede over at vi ikke har truffet den her beslutning på deres vegne for lang tid siden

for omskæring og ikke et forbud mod omskæring og tror ordføreren så ikke også at det ville være muligt at få en sober debat

og jeg ønsker meget en sober debat fremover og håber også at det vil lykkes

i den forstand i forhold til så mange andre altså vi træffer jo mange mange meget vigtige og

hvorfor er det at man mener at det her er så særligt

vi træffer for eksempel beslutning om at sende danske soldater i

hvorfor er det her område så særligt for liberal alliance

så et af dem for eksempel er aktiv dødshjælp et andet af dem så

der er områder hvor vi har valgt at fritstille

til næste samling nemlig borgerforslaget om en mindstealder for omskæring af drengebørn

i alternativet er hver ordfører blevet sat fri til at stemme efter sin egen overbevisning og jeg vil også gerne understrege at jeg personligt ikke har taget endelig stilling det betyder at min ordførertale i dag reflekterer mine og nogle af gruppens kollektive refleksioner over det som for os er et svært emne

i forbindelse med forslaget

at man kan se debatten som et led i en fortløbende fortælling som handler om ikkevestlige medborgere og muslimer med en religiøs praksis

forskellig fra vores egen min egen og som indebærer mange flere forskellige kollektive ritualer end for eksempel jeg

jeg er primært opvokset med juleaften dåb konfirmation og bryllup

individorienterede og religion er en personlig og en privat sag

muslimske lande hvor man er mere kollektivt orienteret

uanset hvilke religioner der er tale om og vi kan ikke se bort fra at omskæring er en del af en rituel praksis for eksempel i jødedommen og blandt muslimer

at religion er en individuel sag med luther blev vi frigjort fra de mange katolske ritualer det har gjort at ritualer opfattes mere sekundært for os og som nævnt har det gjort religion til en mere individuel sag og ikke noget der i samme grad sker kollektivt i fællesskaber vi er ikke på samme måde afhængige af fællesskabet i forbindelse med vores religion derfor mener jeg at det kan være svært for os at forstå og anerkende de ritualer og de religiøse praksisser som disse nævnte religioner har jeg konstaterer også at mit blik og mine normer

for eksempel omskæring

forsøger jeg at være meget nuanceret og forstående

at forstå det som er anderledes ellers kan det skabe unødig frygt og had

forbud mod omskæring en afvejning af flere ting

betragtes som vigtigere end individets rettigheder som her drejer sig om retten til sin egen krop er det rimeligt at religiøse følelser sættes over andres følelser

end barnets egen ret til sin egen krop som forældre har vi jo ret til at opdrage vores børn efter de traditioner og overbevisninger som vi lever efter det kan betyde at forældre vælger at lade deres drengebørn omskære lade deres små

artikel fjorten i fns børnekonvention understreger børnenes frihedsrettigheder

i danmark har vi jo for eksempel afskaffet revselsesretten fordi vi kulturelt mener at det er skadeligt for børnene at vi slår dem og i slemme tilfælde kan vi få fjernet vores barn af myndighederne det her

synes det er uacceptabel adfærd fra en forælder og hvad med det psykologiske hvornår er noget et psykisk overgreb på et barn tæller det lige så højt som et fysisk overgreb

vigtig afvejning af vores rolle som majoritet i et samfund over for en minoritet og i den forbindelse skal vi også huske på at børn også er minoriteter så kommer jeg til det sundhedsmæssige nu står vi

er det ok at foretage et indgreb på et

vel vidende at alle kirurgiske indgreb medfører en risiko selv om sundhedsstyrelsen allerede er kommet med en vurdering

må det være regeringens opgave at sikre klarhed over konsekvenserne af omskæring

at foruden de principielle etiske og sundhedsmæssige dilemmaer

er nogle praktiske overvejelser vi må gøre os for hvis vi forbyder omskæring

jeg være nervøs for en yderligere marginalisering marginalisering af en udskældt gruppe i danmark

om omskæring vil komme til at finde sted i det skjulte under uhygiejniske forhold til allersidst vil jeg sige at

er tilfældigt tror jeg at slangen i

kan regne ud hvad slangen nok

den symboliserer jo ikke noget godt i biblen og i den religiøse sammenhæng så

er mange og jeg er ikke afklaret endnu der er ikke særlig mange nemme svar som mor til to drenge hælder jeg til at tænke barnets tarv først og støtte en aldersgrænse

måske til en model hvor vi ser at omskæring sker på et hospital det var mine sidste ord jeg ser frem til at høre ordførernes argumenter og ministeren folde nuancerne ud

drengene selv får mulighed for at tage stilling til om de ønsker det her irreversible indgreb foretaget

vi har haft en på besøg

omskæring af drenge som ikke selv har været med til at beslutte at det er det

tanke at religion vægter mere end drengens ret til selv at beslutte hvad der skal ske i forhold til

at religiøse følelser

stå over ikkereligiøse følelser og så sagde jeg nej det kan de ikke

ikke kan men derfor synes jeg vi er forpligtet til at se begge sider af en sag det har vi faktisk nogle debatdogmer i alternativet der siger

vi skal og det er det vi er i gang med nu

anstændigt og respektfuldt at vi gør det

bare for nu at sige at at

den her diskussion kan være meget polariseret

mails i deres indbakker her i de seneste uger

som viser noget om hvor polariseret og hvor hadsk den her debat kan være

rejser mig for nu er egentlig bare for at takke alternativets ordfører for

et af de mest nuancerede indlæg som jeg har hørt i den her debat tak fordi

hvor alle nuancer kommer med

og hvor jeg så også til sidst prøver at komme ind på hvad det vil sige

er mange fine overvejelser

hvordan har man planlagt at træffe beslutningen altså er det folketingsgruppen der træffer beslutningen eller vil det være

man har for eksempel tradition for at spørge medlemmerne via elektroniske afstemninger eller på anden måde hvordan kommer den her beslutning til

hvad jeg selv regner med vil blive processen

læger måske

og stemme ud fra vores egen mening og overbevisning det er det vi har

det kan man jo godt have selv om man fritstiller sine medlemmer men at

en holdning partimæssigt vi er jo et parti som ikke er

hvor vi sidder i en kasse eller et sted

af drengebørn er dilemmafyldt kompleks og svær børns ukrænkelige ret til egen krop og argumentet om at man ikke bør lave indgreb på børn medmindre der er en medicinsk begrundelse for det

helt enig i vi så helst at forældre lod være med at lade deres børn omskære det er svært at forstå

men er et forbud mod at lade drengebørn under atten år omskære så løsningen det tror vi ikke i den radikale folketingsgruppe og det er der flere grunde til

handler det om børnene og så handler det om effekterne af et forbud der er mange afvejninger at gøre når man indfører et forbud en af de første er hvordan man har tænkt sig at håndhæve loven og hvordan den skal sanktioneres og er vi sikre på at det vil tjene til børnenes bedste lad mig komme med et konkret eksempel et forældrepar rejser til udlandet kort efter barnets fødsel for at få foretaget

er de tilbage i deres helt almindelige daglige liv i danmark men hvad med alle de børneundersøgelser som man går til hos egen læge i de første fire fem år i barnets liv hvad skal lægen gøre hvis hun opdager at barnet er omskåret og det ikke står i journalen eller kan vi risikere at forældrene slet ikke møder op til de her børneundersøgelser af frygt for at blive indberettet

jeg helt oprigtigt er svært at svare på skal læger og sundhedspersonalet til

for hvad det vil betyde for de vigtige relationer

børnene og hvad med straffen skal det være bødestraf hvis man gør noget forbudt skal der vel være en konsekvens hvis

og hvad skal det være skal man fjerne barnet fra forældrene det mangler vi i høj grad svar på vi lytter også til sundhedsstyrelsen som ikke fraråder omskæring af drenge ligesom ingen andre sundhedsmyndigheder i sammenlignelige lande gør det der er

endnu ingen lande i europa der har indført et forbud mod omskæring af drengebørn

nødt til at have overblik over konsekvenserne af en lov og være i stand til at håndhæve den på fornuftig vis når vi indfører den ellers bliver det bare symbolpolitik i den radikale folketingsgruppe har vi som altid vendt ethvert argument for at komme frem til et standpunkt

har været svært men alle i den radikale folketingsgruppe er enige om at vi ikke kan støtte et forbud

diskuteret det her spørgsmål mange gange i partiet ved jeg det jeg godt kunne tænke mig at spørge ordføreren om har jeg også spurgt nogle af de andre om nemlig om man fra radikal side kunne forestille sig andre initiativer for at sætte den her debat mere på dagsordenen eller bringe den tættere på forældrene det kunne være via sundhedsplejerskerne det kunne være via en målrettet informationsindsats for at få

beslutninger der blev taget i dag hvordan tænker radikale venstre om en sådan idé eller har man andre tanker om hvordan vi flytter ved det at det i dag er en relativt udbredt praksis i nogle

også bag den vedtagelsestekst som

den socialdemokratiske ordfører tidligere læste op hvor der netop står indskrevet at vi ønsker en dialog

om

vil der jo opstå samtaler der vil der jo opstå samtaler om hvordan det er man ser på omskæring hvordan det er man ser på netop barnets ret og ukrænkelige ret

stor forskel på de repræsentanter der er for forskellige trossamfund og så den almindelige

det forældrepar træffer beslutning

igen til om radikale kunne se en idé i at lave sådan et initiativ altså at man fra myndighedernes side går mere direkte i dialog også med de forældre som

en kampagne en sundhedskampagne og der tænkte jeg over mens jeg sad og lyttede

ikke sikker på at det er en kampagne der skal til jeg tror det er nogle andre ting

den vil jo forsætte vi vil få den diskussion igen til efteråret når borgerforslaget kommer og i det hele taget det at diskussionen bliver ved med at være til stede

vi igennem igennem tiden har truffet mange svære beslutninger også etisk svære beslutninger

der forud for det er foregået en dialog så jeg er egentlig lidt opløftet over at ordføreren siger at dialog måske med tiden kan være med til

ændrer holdning men men jeg undrer mig alligevel over hvordan de radikale tænker at barnets ret til selv at bestemme over egen krop vægtes i forhold til

drengen er under atten år det er partiets officielle holdning men men

det spørgsmål som fru kirsten normann andersen stiller

ting som forældre gør ved deres børn

på bagsædet af bilen samtidig med at de

så vi

vores børns liv

jeg har en lille dreng der har lidt stritører og jeg kunne ikke drømme om at få skåret i ham for at få hans ører lagt ind til hovedet selv om

fru stine brix forslag om at man

give mening at man faktisk på den måde igangsatte en dialog

vedtage ting som har været svære for eksempel

har det her også givet anledning til mange overvejelser i den konservative folketingsgruppe

vi har fritstillet vores gruppe det bliver sådan at et flertal i gruppen kommer til at stemme imod et forbud men der er også et mindretal som er tilhænger af et

og

vi gør ret ofte som regel er vi jo enige om de fleste ting men vi har ikke noget ønske om og heller ikke nogen mulighed for at tvinge folketingsmedlemmer til at stemme noget som er imod deres grundlæggende

emne som er så vigtigt som det her og derfor ender vi på den måde alle i

folkeparti anerkender at der er tunge argumenter både for og imod et forbud måske er argumenterne for

ønske om at beskytte drengebørn imod den smerte som det giver at få skåret forhuden af

et overgreb mod børn at de skal udsættes for den her form for smerte argumenterne på den anden side er også blevet gennemgået synes jeg meget

af ordførere før mig der er et tungt hensyn

religion og det har gjort et stort indtryk at den her tradition er så vigtig

hensyn man kan ikke sætte det på formel man

der er argumenter for og imod og hvordan afvejer man en fysisk smerte mod

det overgreb som nogle vil synes det er på deres identitet hvis vi

afvejer man de andre argumenter som findes for og imod hvordan vægter man det hele sammen det er jo en vurdering som man må foretage

i sit hoved og man kan ikke sætte på formel hvad der er vigtigst men vi er endt med at

overvejende støtter regeringen i at vi afviser at der kommer et forbud det har ikke været nemt for os men

fra talerstolen som jeg startede med at sige

den her sag en sag som regeringen har brugt

om religionsfrihed vi har også haft sundhedsmæssige overvejelser vi har haft overvejelser omkring konsekvenserne for trossamfund i danmark hvor jeg også citerede hvad der er kirkeministeriets vurdering i forhold til for eksempel anerkendelsen af det jødiske trossamfund

etiske diskussioner juridiske overvejelser og også refleksioner

udenrigspolitiske implikationer og de sikkerhedsmæssige konsekvenser det kan have

når sfs ordfører sådan ligesom nonchelant i debatten siger at det er fuldstændig irrelevant vil jeg bare sige

at man tager diskussionen på et oplyst grundlag

jeg vil også sige til sfs ordfører at hvis sf opfattede det her som værende udelukkende et spørgsmål

sundhedsministeren man har indkaldt

så det er vel også et udtryk for at sf alt andet lige også anerkender at der kan være sundhedsfaglige dimensioner der knytter sig til den her diskussion det er der i hvert fald for regeringen

er det ikke sådan at sundhedsmyndighederne i danmark anbefaler et forbud man hverken anbefaler eller fraråder omskæring af rituel grund i

mener vi ikke at et forbud er en løsning

og som der er udtrykt i det fælles

vi ikke ønsker et forbud mod rituel omskæring i danmark jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for debatten så det var ikke for at gentage hele min indledende bemærkning det var egentlig for at give mulighed for

har fået her i dag

at der er kommet en lang række nye videnskabelige studier siden sundhedsstyrelsen lavede sit notat så godt tænke mig at spørge om ministeren vil sikre at man gennemgår de nye studier og ser om de giver anledning til

beder styrelsen for patientsikkerhed om at opdatere men der ligger jo også det her store notat tilbage fra to tusind og

skriftligt at der jo er kommet nye studier siden da og jeg har også svaret skriftligt at jeg sådan set også som en del af det at styrelsen for patientsikkerhed skal opdatere materialet ser det som helt naturligt at man opdaterer den her

og retningslinjer for bedøvelser

spørge i forlængelse af det om det er ministerens opfattelse at der i dag bedøves efter de retningslinjer der gives jeg lægger blandt andet mærke til at man ikke må bruge lokalbedøvende

rygmarvsbedøvelse til spædbørn

sådan generelt om det er ministerens indtryk at bedøvelsesmetoderne foregår i overensstemmelse med de retningslinjer som lægemiddelstyrelsen anbefaler her

i forhold til samvittighedsfuldhed og omhu

også har udvist det faglige hensyn der

reflekteres i vejledningen i forhold til at sikre at der er en tilstrækkelig smertedækning

er jo nogle overvejelser som det også indgår i de skriftligt svar i forhold til hvilke metoder

hensyn der er i forhold til helt små børn og behovet for at man også der vurderer det

lægge dem i fuld narkose der er jo også nogle andre hensyn

fagpersoner der udfører indgrebet

har faktisk gjort gældende at vi skal kontrollere mere både forhold til hygiejne men også i forhold til smertebehandling og i forhold til mørketal det undrer mig

ministerens holdning at der faktisk er brug for en opstramning

af kontrol og procedurer

et udtryk for

ikke godt nok hvad vi gør i dag kunne

urologer det synes jeg da i høj grad er at pege på at der kan være behov for en anden regulering end den der er i dag jeg sagde også at der er et behov for at vi opdaterer den faglige vejledning det skøn som der er blevet refereret til af en række af ordførerne i dag

det reflekteres jo ikke i at der er indrapporteret seks hundrede og to og tres sidste år men det kan også er de seks hundrede og to og tres der sådan set er det reelle tal vi har hvert fald indført en registreringspligt netop for at

at vi har en ordentlig kontrolmulighed også på det her område i forhold til at det foregår på en fagligt ordentlig måde også i respekt for de børn som det handler om og hvor dårlig hygiejne omkring indgrebet jo kan have store

konsekvenser efterfølgende det er også derfor det er vigtigt at følge den faglige vejledning og selvfølgelig også gøre sig overvejelser fagligt set om der kan være behov for at tage yderligere tiltag det var jeg åben for i mine indledende bemærkninger og det vil

indgreb men det ville dog ændre på nogle ting jeg hæftede mig ved og det var venstres ordfører der sagde

det er væsentlig mere indgribende at omskære en voksen som trods alt kan modtage regulær bedøvelse tænker jeg end det er at omskære et spædbarn som det jo netop er vanskeligt

kigget på om bedøvelsen rent faktisk

styrelsens vurdering i relation til at der er der er færre

og det er jo helt reelt jeg går også ud fra at når man netop har bedt om også fra sundhedsudvalgets side at få nogle af de faglige anbefalinger så er det for at kunne træffe de her beslutninger på et oplyst grundlag og det er da et relevant element at lade indgå at man sådan set har en større risiko for komplikationer jo senere indgrebet

foretages tilsvarende i relation til smertedækning som jeg jo også svarede fru stine brix har jeg også skriftligt svaret på spørgsmål otte hundrede og tre og firs til folketinget i relation til

for nogle metoder og hvad det for nogle ting der ligger til grund for den vejledning der gælder på nuværende tidspunkt og som vi nu beder styrelsen for patientsikkerhed om at opdatere så vi er sikre på at den

flere har også sagt samarbejde med religiøse minoriteter

en del har også tilkendegivet at man ønsker en minimumsalder men at man ikke er klar til at lovgive det synes jeg er et skridt

for os har været det det har handlet om jeg synes det er vigtigt at understrege her endnu en gang at vi i

lader deres børn omskære gør det fordi de elsker dem og fordi de ønsker at inkludere dem i et fællesskab

at vi ved hjælp af dialog kan flytte os ligesom vi

vi måske ophører med at udføre det her indgreb som jeg jo kan høre rundt omkring ligegyldigt hvor vi kigger hen

voldsomt indgreb det er meget indgribende det er irreversibelt og det betyder at barnet ikke har mulighed for at ændre det

ikke gøres om igen i alle mulige andre sammenhænge lykkes vi med at blive enige om at det er barnets ret til egen krop der kommer i første række og måske kunne vi jo også hjælpes ad med at sige til hinanden

forbud vi gerne vil have det er blot en mindstealder som indebærer at barnet skal være gammelt nok til selv at træffe beslutning om hvorvidt barnet ønsker omskæring i fremtiden jeg tror i virkeligheden at hvis vi kan hjælpes ad med

rense vores eget sprog for nogle af alle de andre

elementer der kunne være i forhold til det og holde fast i at det er barnets ret til egen krop at

vi kan nå i mål på et tidspunkt

lyttet mig til at flere af ordførerne også tænker at

vil det være helt naturligt at man også i de religiøse samfund hvor man bruger det her ritual stadig væk lader barnet vente det lytter jeg mig

både det muslimske samfund og med det jødiske samfund og uanset hvor vi kigger os omkring eller er i dialog er det samme svar tilbage

atten år derfor tænker jeg også at vejen frem

ufarbar at det er en mulighed også uden at vi skal

frygte at vi får kriser og alt muligt andet så længe vi blot holder fast i at det her handler om barnets tarv

at vi i øvrigt udviser respekt for forældrene vi ved godt at de gør det af kærlighed til deres børn vi ønsker blot at de tager det hensyn at barnet selv